kristian thulesen dahl

forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven handler jo helt grundlæggende om at vi ønsker at alle børn i vores samfund får den bedst mulige start på livet og de bedst mulige chancer for at klare sig det er der desværre børn der ikke gør i tilstrækkelig

gode og solide daginstitutioner med dygtige pædagoger vi har også institutioner

er klumpet sammen så de desværre ikke møder

med hjemmefra vi synes i socialdemokratiet det er grundlæggende at vi møder hinanden der hvor vi bor der hvor vi går i daginstitution der hvor vi går i skole og der hvor vi arbejder at vi mødes på kryds og tværs i vores samfund derfor er vi også meget optagede af at vores daginstitutioner afspejler det billede og vi bakker i høj grad op om ambitionen om

meget glad for at det ikke kun gælder vores offentlige

men hele vejen rundt sådan at billedet

er et sted hvor børn mødes på kryds og tværs vi skal ikke have daginstitutioner hvor udsatte kun møder andre med samme sociale problemer

hvor det at have forældre der går på arbejde er normen jeg synes

et godt forslag vi er blevet enige om jeg er også meget glad for de elastikker der er lagt ind i forhold til områder hvor det her

allerede er i en god gænge og hvor man allerede har sat solide projekter i gang for at lave vores institutioner

det skal ske i sammenhæng med

sociale normeringer det er en helhedsorienteret indsats der skal til for at

men det er bestemt et vigtigt skridt på vejen og derfor

på tværs af hvem vi er hvor vi kommer fra og hvad vi tror på det der er problemet med det her lovforslag og det tror jeg også ordføreren forhåbentlig har set i høringssvarene

fola som alle sammen peger på at vi risikerer en udvanding af daginstitutionerne

i de udsatte boligområder kan ordføreren ikke sætte et par ord på og om ikke også ordføreren er bekymret for

derhen hvor institutionerne i de udsatte boligområder kommer til at lukke så de mennesker der bor i de udsatte boligområder faktisk ikke har mulighed for netop at blande sig med dem

der ikke er nogen børneinstitution i det lokalområde hvor

vi skal være rigtig opmærksom på

så bliver det pludselig uattraktivt at begynde at investere og dermed lave boligområdet mere blandet der skal selvfølgelig være mulighed for at man går ind og vurderer

i forhold til om om det er en god plan og om man over en en årrække kan opnå det her mål

at børn fra udsatte boligområder kun skal møde andre børn fra udsatte boligområder det giver ikke den bedste start på livet det giver ikke den største sammenhængskraft i vores land jeg synes

er en stærk målsætning men jeg er glad for dispensationsmulighederne for jeg synes der

have at børn fra udsatte boligområder vokser op med andre end dem der selv bor

jo gerne have at alle vores boligområder i danmark bliver mangfoldige så der bor en masse forskellige mennesker det kommer bare ikke til at ske med det her lovforslag

danske kan man sige velstillede familier næppe vælge at bosætte sig i en udsat boligområde fordi deres barn ikke kan gå i institution i det område hvis de kommer op

hvis de nu ligger på procent nummer en og tredive

velfungerende fra en god social familie

på grund af den her regel så jeg tror det kommer til at

for at ministeren også har lyttet til de bekymringer der har været

lige præcis den her problemstilling jeg tror på at de steder hvor man faktisk har en plan for

jeg tror på at hvis vi fulgte det op med en stærk boligpolitik

ville det her problem ad åre blive meget mindre og det er selvfølgelig det vi stræber efter det er også derfor at

som parti arbejder for at blandede boligbyggerier altså at man når man bygger nyt også skal have almene boliger

i grundstrukturen kan adressere det her problem for det

udsatte boligområder ikke skal møde børn der hvor de bor men faktisk skal et andet sted hen og gå i daginstitution opnår man dermed ikke nøjagtig det modsatte af det ordføreren var inde på nemlig at børn skal mødes i de

højde for at vores daginstitutioner vores skoler vores uddannelsesinstitutioner i øvrigt er blandede og lige i øjeblikket er det en kamp på alle fronter fordi vi har boligområder hvor man ikke mødes der hvor man bor vi har daginstitutioner hvor man ikke mødes der hvor man går i daginstitution og vi har skoler hvor

billedet er det samme jeg mener at vi skal sætte ind på alle fronter og det her er så et af elementerne og derfor mener jeg at det er et vigtigt skridt som selvfølgelig ikke kan stå alene vi skal følge op med boligpolitik vi skal

op med skolepolitik og det gør vi også fra

at børnene ikke skal gå i dagtilbud der hvor de bor hvis de bor i udsatte boligområder

også godt høre helt konkret er det sådan

at ordføreren mener at det her kommer til at betyde at man lukker institutioner i de udsatte boligområder og hvis man lukker dem kan ordføreren så ikke beskrive

når børnene fra de udsatte boligområder ikke længere kan gå tæt på hvor de bor hvad bliver så konsekvensen når de rykker ud i de nærliggende institutioner

så vil de jo også støde på tredive procent

der har en anden opvækst som måske taler det danske sprog og som har forældre der går på arbejde så ja så synes jeg du skal et andet sted hen og gå i daginstitution for det synes jeg børn fortjener

fortjener den bedst mulige start på livet for at

alt for mange børn som vi ikke giver den mulighed i dag i vores samfund og det synes

klasser eller i hvert fald forskellige baggrunde jeg bor

i holbæk kommune i holbæk by har vi et af de her belastede områder der hedder agervang vi har også et område der hedder ladegårdsparken og vi har også et der hedder bjergmarken hvis man nu har

en daginstitution som kun har tredive procent børn der kommer fra agervang som er på listen

ladegårdsparken og tredive procent fra bjergmarken mener ordføreren så

forskelligartet børnehave hvor det gode børneliv kan udfolde sig og hvor man lærer en masse forskelligt om alle mulige som ikke ligner en selv

de udsatte børns mulighed for

og få nogle solide gode

normer hvor de er med få et stærkt dansk med sig

jeg mener ikke det er et mål vi opfylder i institutioner hvor

hundrede procent er

tosprogede eller kommer fra et udsat boligområde jeg mener at det er en

falliterklæring at der er institutioner hvor det er situationen

det her kan ikke stå alene der er boligpolitik socialpolitik og alt muligt der skal komme oveni men jeg synes det er

man så bare flytter de børn fra agervang over i ladegårdsparken mener ordføreren så at vi har opnået noget særligt med det her ud over at vi har brugt lidt flere penge på busser der

uanset om man tilfældigvis bor i den ene boligkarré eller den anden

og jeg håber at at de lokale løsninger man så finder som jeg allerede ved der er mange der er i gang med at udtænke lander et sted hvor flest mulige børn oplever en hverdag hvor de mødes på kryds og tværs får det danske sprog med sig får danske værdier med sig og får en hverdag hvor de

er sammen med andre børn fra udsatte familier for det tror jeg svækker deres livschancer det viser alle tal og statistikker og

en proces hvor man så har fundet frem til at der skal være en dispensationsmulighed

så man har åbenbart fundet ud af at man var gået alt for langt i det man havde aftalt og jeg håber at man

i den her lovgivningsproces vil komme frem til at se

tage sundparken i horsens ja man har et område

mange der er arbejdsløse og ja historisk set er der mange som har ikkevestlig baggrund der ligger en daginstitution i det område og selvfølgelig er det helt naturligt at lokalområdet afspejler hvad

er i den daginstitution og så er det at i vil lave noget med nogle firkantede regler jeg

ordføreren om ikke det var en anden vej at gå at man ligesom styrkede de institutioner at man gav ekstra ressourcer til de institutioner som havde mange børn fra de såkaldte udsatte

udsatte familier skal der følge sociale normeringer med det er regeringen heldigvis også indstillet på det er noget vi har lavet i fællesskab

jeg håber at det ender med at få

møder en blandet gruppe af børn i løbet af deres hverdag

dem der kommer fra udsatte boligområder og udsatte hjem faktisk følger ekstra ressourcer

være et plus at der er infrastruktur at der er daginstitutioner i det lokalområde og når i gennemfører den her lov

modarbejder det jo det hvorfor skulle man så flytte ind i et boligområde hvis man har små børn og gerne vil have dem passet tæt på der hvor man bor i modarbejder integration med det her lovforslag jeg synes det er ærgerligt at man indtil nu ikke har kunnet se

går der og i øvrigt tror jeg at hvis du er en helt almindelig

hvis man skal bruge det ord som

florerer i debatten i stedet for at pakke det ind i udsatte boligområder det er vel sådan set egentlig en nobel intention at have altså at der ikke skal være de her

må komme fra et af de her områder på regeringens ghettoliste

det betyder alt andet lige at hvis der i dag er daginstitutioner

optaget fra et udsat boligområde og det er der jo

så er der nogle børn der skal flyttes rundt på der er nogle børn fra villakvarterer så at sige der skal ind

kommer fra det udsatte boligområde

omvendt skal der så nogle børn den anden vej ned til villakvarterets børnehave

at flytte børn fra villakvarteret

i ghettoen forsøger forslaget

en regel om at hvis man bliver henvist til en af de her institutioner skal man også tilbydes en plads et andet sted i en anden institution som ikke ligger i et af de her områder det er muligvis en løsning som vil afhjælpe det problem i storbyerne da der er en naturlig grænse for hvor langt man ellers kan blive sendt væk og så vil man have et reelt alternativ

eksempel slagelse kommune har hele to

et i korsør og et i slagelse hvis man kender slagelse

på motalavej som er et af de her to ghettoområder og så bliver tilbudt en anden plads i skælskør så vil folk vide at det ikke er et reelt alternativ

deres børn skulle gå i omvendt gælder den her regel også kun for de daginstitutioner som ligger på en matrikel som er et udsat boligområde

ligger en daginstitution hvor der er ghettomatrikel

vil man så påstå at den daginstitution på ingen måde ligger i en ghetto

man skal have brugt mange timer herinde bag de tykke mure for

se at den daginstitution selvfølgelig ligger i en ghetto det vil alle sige hvis man pegede på den og spurgte

den daginstitution i mjølnerparken ville alle sige ja det gør den dermed virker den her beskyttelse af at man ikke kan blive henvist

i dansk folkeparti mener vi ikke at de her

fra villakvarteret om man så må sige skal straffes for den fejlslagne integration og sendes hen i en daginstitution som deres forældre ikke ønsker de skal gå i

alle der har brugt to minutter på udviklingspædagogik ved at det er i de første år

fire ud af fem årgange ikke er omfattet af de her regler

børn fra de her udsatte boligområder

selv om man kun optager tredive procent

langt hovedparten jo stadig væk

det er ikke børnenes

flyttes rundt fordi man ikke i tide har fået taget et livtag med de her ghettoer og derfor kan vi i dansk folkeparti selvfølgelig ikke støtte

ordførers holdning til det her er

har man nogle tanker om hvordan det så kan løses altså hvis man udelukkende vil flytte nogle børn men som ordføreren selv nævner

dets rod og grunden til at et ghettoområde lander på ghettolisten er

der er mange voksne som er af udenlandsk herkomst som er kriminelle eller som ikke er på arbejdsmarkedet

meget kort hvis man er udlænding og man ikke er i arbejde eller

kriminel så skal man smides

jeg anerkender egentlig at vi selvfølgelig har en opgave i at

sige at jeg godt vil høre ordførerens kommentar

set er værre end status quo

set hellere knuse ghettoerne ved at sende alle dem ud af landet

så jeg blev lidt nysgerrig da jeg hørte

ordførerens tale nemlig i forhold til

med det her parallelsamfund som jo er et kæmpe problem i i de udsatte boligområder

har jo selv nævnt et par stykker af dem

på arbejdsmarkedet og muligvis også er kriminelle tydeligvis har valgt at vise at de ikke ønsker at være en del af samfundet derfor synes vi at den bedste måde at løse det problem på

en enkeltbillet til deres hjemland

løse problemet med at der er store områder hvor de har

nogle retur hvordan skal det så løses det savner jeg stadig væk

hvis vi ligesom skal skal lave et forebyggende arbejde i forhold til at komme

et nyt lovforslag om at optage de her borgere som danske statsborgere i stedet for at nægte dem statsborgerskab

så bliver det noget sværere men hvis regeringen nu begyndte at si alle de her mennesker fra lovforslagene om

statsborgerskab ville det være endnu lettere at komme i gang med

været selvforsørgende i ret mange år og man har været i danmark i ret mange år så de elementer der gør at man kan komme på den her udsatteliste er netop de ting man

er det sådan at dansk folkeparti nu vil sende dem hjem som er klar til at få dansk statsborgerskab som ikke er kriminelle som har haft permanent ophold i mange år

et fåtal af dem og derfor ville man jo også kunne sende de fleste af de borgere som gør ghettoområder til ghettoområder hjem

lovforslaget er en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund

børn fra udsatte boligområder kommer i dagtilbud hvor der

både dannelse kultur og udvikling i det danske samfund helt kort og godt

at at det er vigtigt at vi tager det her skridt

jeg tror ikke at det her skridt er let jeg anerkender helt klart at der kan være problemstillinger

at komme langt bagud når de starter i skole vi har set

vi også helst skal have det her til at fungere i virkeligheden alt alt for mange børn har igennem de seneste mange mange år

de måske udelukkende har

at gøre noget ved jeg vil egentlig

udformningen af det her lovforslag for det

vi ved at at det kræver at man

noget ved den her opgave

også på tværs af partier har anerkendt

længe siden skulle have taget fat på så med det

generelt forældrenes mulighed for at ønske en konkret plads virker det ikke meget modsætningsfyldt når man nu her fire fem måneder efter gør det stik modsatte nemlig fratager en gruppe af borgerne mulighed for at ønske en bestemt plads ovenikøbet en bestemt plads der ligger umiddelbart hvor de bor og alene på grundlag af hvor man har sin folkeregisteradresse

også parallelsamfundsudspillet er

bare opfordre til at man

gør på andre områder blandt andet på boligpolitikområdet

lovforslag som vi behandler her i dag det er nødvendigt

må vi sige at her er vi simpelt hen nødt til

til alle andre forældres er der ikke dermed

er jo ikke noget med at at der pludselig er børn der bliver smidt ud af et dagtilbud i de her områder men det er et loft vi sætter ind i forhold til nyoptag og ja det er et drastisk skridt men et

vores borgere ved at sige til nogle af dem

få en plads i nærmiljøet i lokalmiljøet og andre må

venstre går i hvert fald ind for det frie valg det ved vi men

lokalmiljøets nærmiljøets betydning for borgeren og i det stærke civilsamfund men

ikke bekymret for at vi fuldstændig udvander nærmiljøet lokalmiljøet i forhold til at kunne skabe de her fællesskaber omkring for eksempel børneinstitutioner

kan være risiko for at der kan være daginstitutioner der måske kommer til at lukke

kan man have forskellige holdninger til det er jo et nødvendigt skridt og jeg tror egentlig i bund og grund at vi alle sammen har brug for

at der også i de her områder kommer en mere blandet befolkningssammensætning det gør der jo blandt andet i de her daginstitutioner med det tiltag vi gør

en anden ting som jeg synes er forskelsbehandling i det her forslag

er jo også at de forældre der bor uden for et socialt udsat boligområde ikke skal sige ja til den plads de får tilbudt inde i det socialt udsatte boligområde det har vi været inde på tidligere

hvorfor skal man have lov til at sige nej tak til en plads når man bor uden for

boligområde i en institution der ligger indenfor

ikke nogen forskel på den institution der ligger i et socialt udsat boligområde og den institution der ligger udenfor så hvorfor skal man have den ret hvis man bor uden for

som alternativets ordfører er jeg tror egentlig at med de samlede tiltag

stille og roligt blive ændret

i gang med at planlægge hvordan

et hensyn man i venstre tager til børnene når man i stedet for at

som ens forældre havde set frem til man skulle hen i nu skal

der mener jeg faktisk at lovforslaget her tager hensyn til de børn som nu nu forhåbentlig kommer til

flere danske børn og dermed jo også møder det danske sprog og

dermed også fra skolestart er væsentlig bedre klædt på til at

fordi de har mødt både sproget og for den

de år mange eksempler på at forældrene ikke kunnet få deres første ønske opfyldt og jeg må sige at jeg bliver betrygget af at der er skrevet ind i det her lovforslag at man skal have tilbudt to pladser en plads uden for det her område

en plads inden for området og det synes jeg faktisk også

meget naturligt at man styrkede de daginstitutioner

ligger i de områder som betegnes som en slags udsatte boligområder som risikerer ikke at kunne køre videre

i har set at den parallelsamfundspakke

gode tilbud der frem for at vi kommer frem med det

socialt belastede områder så jeg mener ikke at det her er et spørgsmål om enten eller jeg mener faktisk at man sagtens kan gøre begge dele og

socialt belastede institutioner som

pædagoger til at kunne give en håndsrækning med at håndtere den her opgave så jeg mener sagtens

der i det nærområde er daginstitutioner hvis

vi risikerer at ændre på

der bliver færre daginstitutioner

dermed er en dårligere kommunal service hvilket vil gøre at det bliver sværere at få nogen til at flytte ind kan ordføreren ikke se at

bliver et dårligere kommunalt

forhåbentlig få udryddet de her

lad os følge udviklingen

jeg anerkender gerne at det her er en svær opgave men så må jeg sige

i en regering som trods alt nu tager fat det har vi jo ventet

er et skridt i den rigtige retning det er det første skridt og så må vi jo følge hvordan det kommer til

den her aftale kan være med til at skubbe i en retning

også risikerer at skulle rette op undervejs hvis vi oplever at kommunerne har meget store problemer med at indfri intentionerne og jeg mener kommunerne skal presses nu siger fru carolina magdalene

at vi skal reparere på et dårligt lovforslag om fem år hvis det er

at der nu er noget der bare ikke fungerer og decideret

vi har også den her dispensationsadgang vil ordføreren og venstre i det hele taget så være med til at kigge på det her og sørge for

hele parallelsamfundsudspillet er et kæmpe kæmpe

tiltag og det kræver virkelig at også netop kommunerne tager et stort medansvar for at få det

til at fungere heldigvis synes jeg egentlig

som sagt at langt de fleste kommuner også har erkendt at det her

nødvendigt og de har allerede nu taget fat på den her store opgave

til kommunerne hvis de melder sig på banen og siger at der er noget der ikke fungerer

parallelsamfundsaftaler med en erklæring om at man ønsker et danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed retssikkerhed ligeværd frisind tolerance og ligestilling det er værdier som enhedslisten ubetinget kan tilslutte sig men men vi har unægtelig svært ved at se at regeringens forslag skulle fremme de værdier der tales om tværtimod ser vi

af deres retssikkerhed og af deres ligestilling en indskrænkning af friheden til at vælge hvor man gerne vil bo en indskrænkning af retten til at bestemme hvor man vil have sine børn i dagtilbud og en indskrænkning

hvilke institutioner de kan indskrives i med det lovforslag vi behandler her sker der en indskrænkning af forældrenes mulighed for at vælge en daginstitution

deres nærområde hvis de bor i et udsat boligområde det står i en

bemærkelsesværdig modsætning til at folketinget for bare fire en halv måned siden vedtog en generel styrkelse af forældrenes ret til at ønske en bestemt plads i en konkret daginstitution de tusindvis af forældre der bor i

med det her forslag markant få begrænset deres mulighed for at vælge hvilken institution deres barn skal gå i og dermed blive udsat for en klar forskelsbehandling i forhold til andre forældre lovforslaget er også derfor principielt meget problematisk og dertil kommer at det vil medføre en række helt konkrete problemer det vil give problemer set fra barnets perspektiv hvad der ubetinget er det vigtigste når der er børn der afskæres fra at komme i en daginstitution dér hvor de bor ministeriet beskriver det sådan set fuldstændig klart selv i sin gengivelse af kls høringssvar når de skriver

få konsekvenser for et sammenhængende forløb for det enkelte barn i tilknytning til nærmiljøet det vil give problemer for forældrene der for manges vedkommende vil få længere transporttid som

ønsker rigtig mange forældre forståeligt nok en dagtilbudsplads tæt på deres bopæl jeg tror også bupl har helt ret når de skriver i deres høringssvar at det vil skabe modstand hos forældrene og at det vil modvirke at ressourcestærke familier bosætter sig i et udsat boligområde det vil kort sagt virke fuldstændig kontraproduktivt i forhold til det der angiveligt skulle være et af lovforslagets væsentligste formål det vil også give det helt grundlæggende problem at det bliver vanskeligere at opretholde en

ikke kan udnyttes og institutionerne

det vil være problemer der i den grad vil virke selvforstærkende

tiltrække børn hvis forældre bor uden for de udsatte boligområder og tilsvarende vil det være vanskeligere at fastholde og rekruttere pædagogisk uddannet personale og ledere for de berørte boligområder

en udhuling og lukning af institutionerne i nærområdet naturligvis betyde at det bliver mindre attraktivt at bosætte sig

at de vil stå over for meget store problemer med at planlægge dagtilbudsområdets udvikling og sikre at der er den nødvendige institutionskapacitet det er klart at de dispensationsmuligheder som man trods alt fornuftigt nok

giver kommunerne mere tid til at løse de problemer den nye lovgivning skaber men det ændrer ikke på at der er tale om et forslag der principielt er meget problematisk og som vil skabe store konkrete problemer for børn for forældre for det pædagogiske personale for de berørte boligområder og for den kommunale forvaltning i en lang række af landets kommuner jeg håber at

massive kritik der er blevet rejst mod forslagene har gjort indtryk på i det mindste nogle af de partier der står bag forslaget når kl

og forældrenes landsorganisation og børnerådet alle er bekymrede over det her forslag så burde det få forslagsstillerne til alvorligt at overveje om ikke de er kommet fuldstændig på afveje enhedslisten vil stemme imod

sådan kan man måske godt vælge at læse lovforslaget

det også kan indskrænke friheden hvis man ikke også sikrer

væsentlig flere børn får muligheden for

navneforbistringen i fællesskab

at at vi har daginstitutioner der i størst mulig omfang giver mulighed for at vi møder hinanden på tværs af sociale skel og på tværs af etnicitet

at kommunerne går jeg ud fra

arbejder meget intenst med at finde ud af

institutionerne i udsatte og alle mulige andre boligområder så jo vi synes det er vigtigt at der gøres noget men vi mener ikke at man løser opgaven ved tvang og straf

man egentlig vil gøre fra enhedslistens side for

sagde også i min ordførertale at det her jo ikke

men nogle gange er det også let og måske lettest bare

ordføreren kunne sige lidt mere om enhedslisten bare vil lade stå til og

at få en mere blandet sammensætning i institutionerne

mener jeg det er rigtig vigtigt at vi prøver at gøre nogle af de institutioner hvor der er rigtig mange børn fra udsatte boligmiljøer

så attraktive som muligt ved at vi højner deres kvalitet ved at vi satser på sociale normeringer

pædagogisk uddannelse så jo vi kan gøre rigtig meget for at løfte kvaliteten i uddannelserne og også gøre institutioner

i de områder særligt attraktive men at tvinge børn væk derfra

er vi ligesom de øvrige partier naturligvis optaget af at

fagligt og socialt derfor er vi også nødt til at erkende de udfordringer som eksisterer i de udsatte boligområder børn i udsatte boligområder

til de dansksproglige kompetencer end de børn som er bosiddende uden for udsatte boligområder

lidt tilknytning til det danske samfund

andel af voksne uden for arbejdsmarkedet og

kriminalitet er jo et faktum som vi er nødt til at forholde os til de her børn har brug for deres sproglige udfordringer

omgivelser derfor er vi

i liberal alliance glade for det her forslag som forsøger at komme de her udfordringer til livs ved at sikre at der højst må optages tredive procent børn fra udsatte boligområder i hver enkelt daginstitution som sagt mener vi det er uhyre vigtigt at børn fra udsatte boligområder

det handler jo grundlæggende om

børn skal have en bedre start på livet og at vi får nedbrudt parallelsamfundene

at det her lovforslag er et skridt i den rigtige retning og derfor støtter vi

hører under et såkaldt udsat boligområde og den anden ligger på nabomatriklen altså uden for det udsatte boligområde og de to daginstitutioner ellers har den samme andel af børn som kommer inde fra

gør de to daginstitutioner forskellige sådan så

man et alternativ men hvis man bliver anvist en plads til den anden

men hvor deres børnesammensætning er nogenlunde ligelig men det er jo ikke

særlig mange steder det er rigtigt nok at mjølnerparken er et konkret eksempel og derfor har vi jo netop også sikret at hvis man som familie udefra skal visiteres

hvordan kommunerne anviser

at familier uden for de udsatte boligområder bliver visiteret til en på matriklen og den anden er så den der ligger lige uden for matriklen som de facto er ligesom den inde på matriklen

boligområder hvor den eneste børnehave i området ligger lige udenfor og i alles øjne

vil det være ghettobørnehaven om jeg så må sige det vil alle i lokalområdet sige

uden for matriklen

forældrene fra svenstrup eller

oplandsområde ikke skal have den samme beskyttelse mod at få en plads i den børnehave som dem som

et udsat boligområde hvor daginstitutionen ligger inde på matriklen hvorfor er det der skal være den forskel i beskyttelse mod at komme ind i den der

så får vi bare ikke inkluderet de børn som ikke er tosprogede men som

og også har brug for hjælp så det var ligesom den udfordring man stod i men selvfølgelig skal vi være opmærksomme på hvordan der bliver

at flytte ind i et boligområde hvis det er sådan at det at man flytter ind i det pågældende boligområde betyder at så afskriver man sig med stor sandsynlighed muligheden for at få en daginstitutionsplads der hvor man bor vil det ikke være noget

hvis man forringer sin egen mulighed

og banker på men nu fordi de ikke kan få lov til at få deres børn i ghettodaginstitutionen så overvejer de

skulle lade være det er jo ikke virkeligheden virkeligheden er jo ikke at der er rigtig mange middelklassefamilier som gerne vil flytte ind i de her udsatte boligområder og at nu er det lige præcis det at de ikke kan få deres børn i daginstitutionen som gør at de afholder sig fra det

at det er vigtigt at vi får blandede boligområder

man derfor skal gøre det attraktivt for mennesker at

flytte ind i de udsatte boligområder mener ordføreren så at det gør det særlig attraktivt

forhånd så at sige afskriver sig muligheden for at få en daginstitutionsplads der hvor man bor gør det det mere attraktivt eller gør det det mindre attraktivt

i et udsat boligområde hvor størstedelen af dem der bor omkring dem ikke taler dansk og ikke er på arbejdsmarkedet og det er heller ikke attraktivt selv hvis du kunne få en plads i den daginstitution det tror jeg faktisk de færreste ville ønske så det er ikke attraktivt

ikke i dag og det er det heller ikke i morgen

udvikling og hvis vi tager

set af den her liste der hedder en hård g liste hvis bare der er

ti familier der kommer i arbejde og det er en boligforening hvor der er mere end et års venteliste

og hvor energiudgifterne er lave fordi området er blevet totalrenoveret for få år siden der ligger daginstitutioner i det område

her lovforslag bliver vedtaget er der en risiko for at en række af de daginstitutioner ikke kan køre videre medmindre de opnår en dispensation

man risikere at komme til at bo i et boligområde hvor der er dårligere børnepasning og der kan vi risikere at den positive udvikling

nogle år bliver bremset her lovforslag så jeg vil godt

appellere til at man man taler lidt mere differentieret om de her godt halvtreds

den dispensationsmulighed man nu har puttet ind fordi man åbenbart godt kunne se

var alt for vidtgående og havde alt for negative konsekvenser

er så en dispensationsmulighed nu

vil godt appellere til at man er lidt åben over for at se på om det her lovforslag stadig væk ikke er for vidtgående og det er en appel

årtier hvordan man har ladet stå til og jeg har ikke hørt enhedslisten komme med et eneste forslag til hvordan vi tager et opgør med parallelsamfundene min opfattelse er at hvis det stod til enhedslisten

ville man lade stå til så ville man lade generation efter generation af børn vokse op uden at kunne tale dansk uden at kunne indgå

hvor man kan efteruddanne sig og få et godt job jeg har ikke hørt enhedslisten have nogle bud på hvordan vi bryder

vi må følge det tæt er ikke sikkert vi kommer i mål alene med det her

i lovforslaget vi er enige i det tror jeg hele folketinget er

vores børn og unge mennesker i danmark i så vidt muligt omfang som overhovedet muligt skal blande sig med hinanden

hvad de tror på og hvor de kommer fra

i forhold til at tale om hvordan vi både kan man sige

hjælper de børn der er tale om men ikke mindst hvordan vi får bugt med de sociale boligområder så vi får

lighed i vores i vores boligområder i danmark i det hele taget

er jo et stort indgreb i den personlige frihed vi har været inde på det men her siger vi til nogle mennesker at du må ikke selv få lov til at bestemme hvor dit barn skal gå i daginstitution du kan ikke nødvendigvis vælge en plads tæt på der hvor du bor der er forskelsbehandling dels i det jeg lige har nævnt

kan få lov til at vælge en plads tæt på hvor de bor

at nogle forældre som herre jeppe jakobsen har været inde på flere gange

får to tilbud et tilbud man ikke nødvendigvis skal sige ja til som er

i et socialt belastet boligområdet eller et udsat boligområde og et tilbud der så er uden for jeg forstår

hen ikke hvorfor at nogle skal have lov til at kunne vælge noget fra mens andre skal hvorfor er det sådan altså hvis hele hensigten er at alle danske daginstitutioner

tredive procent fra de socialt udsatte boligområder hvorfor skal dem der bor uden for

skal leve op til den samme procentsats hvorfor skal man så kunne sige nej til nogle og ikke

kommer det her til at udvande institutionerne

i stedet for at styrke lokalsamfundet vi bør jo i stedet for styrke lokalsamfundet i de områder her hvor vi mener at der er nogle udfordringer i forhold til parallelsamfund så lad os dog få nogle velfungerende familier med gode ressourcer ind i de her boligområder det gør vi i hvert fald ikke ved at sige til dem

mindsker kraften i lokalsamfundene det vil dermed skabe mere parallelsamfund så det her lovforslag vil jo være kontraproduktivt i forhold til

få nogle boligområder som i højere grad kommer til at være mere ens og

været inde på men alle os der har eller har haft små børn

vi ved hvordan det er når vi henter vores barn i daginstitutionen og skal hjem vi vil meget gerne have at det ikke tager for lang tid hvis man sidder og har en times transport så ved vi også godt at det ikke er den sjoveste time på hele dagen det er nok heller ikke barnets bedste time på hele dagen så hvordan kan vi overhovedet ud fra barnets

en model hvor vi risikerer at der er nogle børn som skal bruge måske en time hver vej på transport

finde løsninger som

belastet der var en lokal folkeskole som

en stor andel af tosprogede det som københavns kommune gjorde var faktisk at sætte et projekt i gang som hed brug folkeskolen på nørrebro hvor alle

forældre der havde børn i børnehaverne blev opsøgt af kommunens medarbejdere og fik fortalt hvad vi kunne få hvis vi sendte vores børn i den lokale folkeskole de investerede enormt mange ressourcer i den her lokale folkeskole det var den gamle sjællandsgades skole nu hedder den guldberg skole og det hele var et stort overtalelsesprojekt for at vi

indtil da havde forældrene sendt deres børn i andre folkeskoler uden for det her område eller på friskoler vi endte med at sende vores

den her folkeskole den folkeskole blev den mest søgte folkeskole i hele københavn af alle mulige forældre fordi man havde investeret så massive ressourcer i den

lige pludselig ville alle forældre gerne have deres børn i den her folkeskole

investere massivt i de daginstitutioner der ligger i de her

alle de ressourcestærke familier tænker

gode normeringer superfede legepladser ture i skoven hvad ved jeg der er så mange muligheder for at gøre de her institutioner attraktive for alle forældre og det er den eneste rigtige vej at gå hvis vi også gerne vil have at de her boligområder på sigt bliver mere blandede så det er mit løsningsforslag og det er vores løsningsforslag fra

de fleste kommuner jeg tænker at det ofte er sådan at i virkeligheden

man får tilbudt plads og det vil sige at hvis man så ikke

distrikt risikerer man vel egentlig at der kan være forskelsbehandling hvis vel at mærke der er et forældrepar der ønsker

brug af et dagtilbud uden uden for det distrikt som de bor i og der kan man vel så også

fik vi jo lovændringen tidligere på året i forhold til

de daginstitutioner man vil men men de fleste steder har man jo måske tre

og så må man sige nej en gang men så skal man sige ja til det næste tilbud eller et eller andet det er er jo ikke det geografisk bestemt som jeg kender det i mange kommuner folkeskolerne er det jo fordi de er distriktsinddelt så det er jo selvfølgelig kan man sige beboere i distriktet som

det jeg siger i forhold til at det her lovforslag er decideret forskelsbehandling mellem de socialt udsatte boligområder

forældrene får muligheden altså tilbuddet

allerede i dag at lave en form for distriktsinddeling

deres barn skal gå i fordi det måske er der man har den bedste legeplads eller

derfor er man jo allerede i dag også nødt til

københavn k og får to pladser som ikke er

i et socialt udsat boligområde det er da forskelsbehandling og på den måde siger vi også indirekte til de mennesker der bor i de socialt udsatte boligområder det er ikke så fint at komme hos jer

derfor har vi besluttet at forældrene godt kan sige nej

at få folk til at bruge folkeskolen i københavn der er rigtig mange gode indsatser som faktisk er lykkedes og som

en folkeskole med lokal opbakning og blandede børnegrupper og det er rigtig godt men det kræver vel som udgangspunkt at befolkningen der bor i det område også er blandet hvilket jo i sagens natur ikke er tilfældet i de tilfælde vi taler om her hvordan

man skal arbejde ad to spor det ene er

det langsigtede spor som hedder at de her boligområder skal blødes op i forhold til beboersammensætning det kan vi sagtens beslutte politisk fordi vi kan gå ind og lave nogle kriterier for

er der kommer ind og bor i vores boligområder det har man også prøvet på

lykkedes endnu men det er en langsigtet løsning

være det tager tyve år at få blødt vores boligområder op

jeg sagde til sidst at vi skal investere massivt i de institutioner og folkeskoler der ligger i de udsatte boligområder

bliver så attraktivt for folk udefra at få deres børn herind for så får vi nogle mere blandede institutioner men vi skal ikke gøre det ved at tvinge dem der bor i boligområderne

blandet i sine institutioner og i sine skoler men hvad er det så præcis ordførerens svar er på den situation vi har i dag hvor vi har alt for mange institutioner hvor det netop overhovedet ikke er blandet hvad er det præcis ordføreren forestiller sig man skal gøre er det okay at lade stå til indtil den langsigtede plan duer

det kunne selvfølgelig presse nogle af dem der er derinde ud så det skal man

for hvor er det så de kommer hen der skal være pladser til dem men klart at hvis vi investerer i det

der være forældre som vælger det til og

inde i det socialt udsatte boligområde det andet er

mens vi venter på at vi får nogle mere blandede boligområder tror

vi skal acceptere at der vil være en skæv procentdel jeg tror vi bliver nødt til

en lang periode og så skal vi simpelt hen give de børn langt mere sprogstimulering og langt mere støtte sammen med forældrene for netop at undgå det som vi ved statistikkerne siger nemlig at

der går i nogle børnehaver hvor der ikke er mange danske børn

det det er en del af det her lovforslag så siger ordføreren at vi må vente vi må lade de børn være i daginstitutioner hvor der er den her skæve fordeling indtil

at vi må vente på at boligområderne bliver blødt op og at vi også kan gøre noget politisk men hver gang vi gør noget politisk

første til at kritisere os der gør noget politisk så kan ordføreren ikke sige noget om hvad

i øvrigt er her et plaster på såret og

skal få gode og holdbare institutioner

værsgo prøv at lave den fedeste institution her og tiltræk en masse af de ressourcestærke familier også så jo en helt anden måde at gøre det på det

er en omvendt måde at gøre det på for vi siger ikke først til dem nu skubber vi børnene væk og så kan

spørgsmålet om nu har jeg snart brugt min taletid nå det må jeg komme tilbage

dygtige pædagoger der kommer til at arbejde der i fremtiden

kommer til at være det fordi pædagoger brænder for at arbejde

hvor man sætter ekstra ind

en chance for at fortælle hvordan ordførerens parti forestiller sig

vi politisk skal skabe nogle mere blandede boligområder

attraktivt at flytte ind i dem for nogle af de ressourcestærke familier der er masser af muligheder for at

i vollsmose så vi åbner det op så vi gør det lækkert så vi laver lad os sige byhaver til økodanskerne som gerne vil ud og bo et sted hvor de kan gå ud og høste deres egne grønsager der er masser af muligheder for at investere i de udsatte og belastede boligområder

mange andre folketingsmedlemmer tænker gud det kunne være interessant at flytte derhen til en pris jeg måske også kan betale så at sige at vi har gjort nok hvis ordføreren virkelig mener at vi har gjort nok for at komme de parallelsamfund

at børn og familier i det hele taget kan være forskellige

det for et land vi gerne vil have danmark skal være skal vi være sådan et land hvor man godt nok lever ved siden af hinanden men overhovedet ikke har noget med hinanden at gøre eller vil vi gerne være

land hvor vi leger sammen og kender hinanden på kryds og tværs og hvor vi har tillid til hinanden jeg ved godt hvad

for jeg tror på at tillid er noget af det allerfineste i vores samfund derfor er radikale venstre også med i den her aftale i det hele taget er vi ret glade for at børneministeren er kommet på banen og gerne vil blande vores daginstitutioner jeg ville ønske at

vores børneminister måske gad at snakke lidt med undervisningsministeren

selv om vi faktisk har aftalt med hinanden i gymnasieforliget at vi skal have blandede gymnasier

har vi altså en undervisningsminister som stadig væk blokerer for at der kan ske noget så jeg ville sætte stor pris på at

den måde som selve aftalen er udmøntet på

at forslaget både er firkantet og

den radikale rådkvinde i odense susanne crawley

til næste år helt grundlæggende har jeg også et problem med den tankegang og i virkeligheden også som debatten

nogle bestemte børn vi skal have flyttet hen et andet sted altså for mig er debatten meget større end det det handler ikke om at flytte en bestemt slags børn det handler om at vi i det hele taget skal blandes og det at blande går alle veje for

at det er sundt for alle børn at se nogle andre børn som er anderledes

derfor vil jeg egentlig bare gerne bruge min ordførertale på

skulle vi ikke sætte os sammen og kigge

faktisk gøre noget som er mere fleksibelt og som kunne gøre at løsningen derude bliver bedre end

til til næste år bare kommer at busse børn rundt fordi det ligesom

at vi får blandede børnegrupper i vores vores institutioner hvordan kan det så være at de radikale har accepteret at der skal være en tvang hvis man bor i et udsat boligområde til ikke at få sit barn i en daginstitution

tvinge forældre der bor uden for områderne til at sætte deres børn i

betyder det ikke at man lægger hele

fritages for at være med til at løse integrationsopgaven er det ikke en usund måde

der er nogle regler for nogle der bor bestemte steder og

er det fordi vi synes det er godt at regeringen i det mindste tager initiativ til at der overhovedet kommer en målsætning

være med til kigge på den konkrete udformning af det

det tror jeg på vi kan gøre bedre end det ligger

som parti gøre op med sig selv

er så til enhedslisten om man tror på at man får mest indflydelse ved at være med i aftalen og påvirke den

mange mennesker der bor i de udsatte boligområder når de oplever at

fået en styrket ret til selv at bestemme men lige præcis fordi

til at vælge tror ordføreren ikke at

få en oplevelse af at lovgiverne faktisk fremmer integrationen

når det kommer til at sikre at vi har blandede institutioner i hele danmark

kan gøre meget for at blande dem på forskellige måder så vi når vores mål

er stadig væk helt enig i det der var det første som enhedslistens ordfører sagde nemlig at det ikke giver mening at det

tværs af kulturer og på tværs af levevilkår for når vi gør det udvider det vores horisont vi bliver klogere på hinanden og vi begynder at få bedre forståelse for hvorfor er vi som vi er hvorfor siger hun som hun gør eller hvorfor siger han som han gør for at sige det rent ud

at direktørens datter

nede i sandkassen i børnehaven ligesom det er godt at iman der kommer fra en muslimsk familie naturligt møder valdemar der er søn af en præst eller at flamur

fra bosnien og har et dårligt dansk møder josephine der er datter af to akademikere det er vigtigt og det kan jeg godt lide og det må være et af målene for vores daginstitutioner vores skoler og vores videregående uddannelser at man mødes på tværs

der også sagt meget om påvirker det både forståelsen for hinanden negativt tror jeg og vi oplever det som er paralleller

risikerer at få et meget dårligere dansk hvis man går i daginstitution med nogle der også har et dårligt dansk derfor har sfs mål fra starten og også før den her regeringsperiode egentlig været klart

både på daginstitutionsområdet på folkeskoleområdet og på ungdomsuddannelsesområdet

skal mødes på tværs det skal vi bidrage til og det skal vi sætte mål for og der kan man komme hen det mål kan man opnå på mange måder

kommer man et skridt ad vejen det er jeg ret overbevist om for kommunerne skal sikre at der i alle daginstitutioner i nyoptag maksimalt skal være tredive procent børn fra udsatte områder og det vil naturligvis betyde

der ikke er fra udsatte boligområder det er det krav vi nu kommer til at stille til kommunerne

på rundtur i aarhus med vores børne og unge rådmand som har kigget kritisk på mig og sagt hvordan skal

jeg ved godt at den ikke er stor nok men så må vi arbejde den større eller bidrage til

derude kan løse det på andre måder vi har været med til at få skrevet en dispensationsordning ind som ligesom handler om at hvis man

tænkt sig at ændre befolkningssammensætningen i et område

påvirke daginstitutionerne så kan man få dispensation og så når vi jo målet på den måde ligesom vi også

at et forældrepar skal anvises til en daginstitution i de udsatte boligområder selv om man godt kan kigge lidt kritisk på den og jeg så også gerne at

for at foregribe nogle spørgsmål

øjnene op for at herinde sker der altså noget fedt problemet i dag er at er mange der ikke får øjnene op for alt det gode der sker i de udsatte boligområder

og jeg tror der vil blive sat mange ekstra indsatser i gang for at nå

vil forældrene også se også dem der ikke bor i de udsatte boligområder

vi gik gerne videre end det her

de tvungne læringstilbud som vi ikke er med i vi så gerne at man automatisk opskrev alle børn til vuggestuer fordi vi tror at de her tidlige indsatser og at det der sker i børnenes første år er så vigtigt derfor betyder det også noget for hvem

bare sige at jeg også har læst høringssvarene og jeg er også med på at det her ikke bliver problemfrit det var også derfor

matthiesen om ikke vi nu har en bred politisk enighed om at vi da må rette ind undervejs hvis der er problemer men målet

at vi selvfølgelig er med i det her forslag som vi også vil kræve indflydelse på fremadrettet

ikke ambitiøse nok i boligområderne for at bekæmpe parallelsamfundene jeg kan

vi kigger på daginstitutioner

kigger på skoler vi har

kravene for hvornår der er et udsat boligområde hvad man skal gøre

ikke gør noget samtidig med at man selv ikke gør noget som helst og selv ikke har nogen som helst bud på hvad man så skal gøre for de almene

så siger ordføreren også at ordføreren ikke har noget imod

nogle af de ressourcestærke flytte ind samtidig med at ordføreren siger at vi andre ikke må forskelsbehandle det der hedder fleksibel udlejning som er det der princip er da netop det som ordførerens parti har gået og sagt var forskelsbehandling selv om man har brugt det

i mange år for at sikre mere blandede boligområder

er begyndt at rykke derhen ville jeg synes det var skønt så arbejder vi andre imens videre på alle politiske områder for at sikre at vi får mere blandede almene boligområder

vi har gjort nok indtil videre i forhold til at få mere sammensatte boligområder i danmark

nu sagde ordføreren at målet helliger midlet

meget optaget af barnets tarv men når man læser høringssvarene til det her lovforslag

forældrenes landsorganisation fola

alle sammen er ude med nogle alvorlige advarselslamper i forhold til det her lovforslag så jeg forstår

negative konsekvenser for barnets tarv

vi lytter til de høringssvar

her aftaler der skal styrke de udsatte boligområder

mere blandet i danmark vi har overhovedet ikke gjort nok og vi har heller ikke gjort nok med de aftaler vi har lavet nu i forhold til den her del af pakken som handler om at børn skal gå i mere blandede daginstitutioner

jeg læst at der er rigtig mange der er bange for at der er daginstitutioner der kommer til at lukke jeg deler ikke frygten altså det kan godt være at der er én der kommer til at lukke eller nogle få der kommer til at lukke men jeg tror at det der vil ske er at nogle steder vil man bygge om nogle steder vil man få dispensation og andre steder vil kommunerne investere så meget i de her institutioner at det bliver rigtig attraktivt for folk at være derude jeg tror også at hele den pakke vi har lavet vil betyde at befolkningssammensætningen vil ændre sig

vi investerer i de udsatte daginstitutioner det har vi også

vil lukke og jeg er ikke sikker på at det går den vej jeg tror at alt det vi gør nu for de udsatte boligområder også det man vedtager på torsdag og

med ny lovgivning for boligområderne

faktisk vil gøre at man løser nogle af de problemer vi har i dag jeg tror ikke at så mange som de her høringssvar siger kommer til at lukke men vi vi kommer selvfølgelig til at snakke med

men når lovgivningen nu er skruet sådan sammen at der i de udsatte boligområder

hvad der i øvrigt også gælder i alle andre institutioner

af dem der nyindskrives hvordan forestiller ordføreren sig så overhovedet at det vil være muligt at indskrive syv børn uden for de her områder for hver tre der bliver indskrevet fra området når det er sådan

man har lavet nogle visitationsbestemmelser så man reelt ikke kan visitere

godt for børnene at møde børn fra alle samfundslag jeg mener at der er flere ting der gør at man kommer til at arbejde

og at forældrene uden for de udsatte boligområder får øjnene op for

skønne dagtilbud derinde de skønne dagtilbud kommer til at have sociale normeringer og mon ikke også at kommunerne for at undgå lukninger kommer til at investere ekstra det kommer til at være steder hvor man måske kommer til at bygge om så der kommer til at være bedre faciliteter jeg siger ikke

nogle der lukker fordi vi vil have at børnene bliver mere blandet jeg tror bare ikke at jeg deler den så store frygt som der står i høringssvarene for jeg tror

mere attraktive dagtilbud i boligområderne

institutioner i de her områder men når man kigger på tallene

institutioner som ligger i de udsatte boligområder efter de tal som som ministeriet har opgivet

er jo til gengæld hundrede flere som faktisk allerede i dag har nået tredive procent grænsen og det der ligger langt højere kan ordføreren så ikke se at at hvis man regulerer inde i de udsatte boligområder så flytter man problemet ud i de

øvrige institutioner derfor vil jeg godt høre er det sådan

sf vil kræve loven genforhandlet hvis der begynder at lukke institutioner

at langt de fleste daginstitutioner vil klare den fordi der bliver investeret ekstra i dem så siger ordføreren at det er skidt

man bare ikke har en børnegruppe som er blandet og det ikke er gået godt så har man jo

man faktisk lukker af hensyn til pædagogikken

man sådan når frem til at halvfjerds procent af børnene kommer fra

det jo lidt sværere at få forældre udefra til at få øje på at der måske er nogle gode tilbud

at al den offentlige debat der kører om de her udsatte boligområder medfører

vil gerne høre ordføreren om ikke vi skulle

hen lagt maksimalt maksimalt tryk på at forbedre de institutioner i

daginstitutioner der ligger inde i områderne fordi de bliver underlagt den her lov

jo steder i aarhus hvor man har bygget nye daginstitutioner der ligger i områder

der ligger en klar udviklingsplan for at ændre befolkningssammensætningen altså det der er målet for os nemlig at sørge for at

det er netop der hvor vi har sagt at hvis man gør det

man har også en årrække inden da til at ændre på det her alt i alt tror

den her lovgivning kommer til at gøre at børn går mere blandet sammen i daginstitutioner og at folk bor mere blandet i boligområderne

og hvor man ønsker at tiltrække nye beboere og så kan man komme i en situation hvor den daginstitution som er en del af den samlede gode løsning for det lokalområde risikerer at blive nedlagt eller risikerer

selv for dem vil det da også være et mål at sikre at der

mere blandet børnemasse i daginstitutionen netop af hensyn til både børnene og pædagogikken

vi har taget nogle forbehold som gør at det her bliver muligt at navigere i ellers må vi

dem der er høringsparter og forligspartierne

at rette det her til så vi når målet men uden at gøre det svært derude

lovforslaget her jo et forslag som skal være med til

det skal det jo blandt andet ved at børn som er bosat i udsatte boligområder i højere grad

skal udvikle deres sprog og læringsparathed og de skal stifte bekendtskab med danske traditioner normer og værdier allerede i småbørnsalderen

de er bedre rustet til

skolestart i forhold til

sprog og læringsparathed

så ved at at vi sikrer en bedre fordeling i daginstitutionerne hvor børn fra de her udsatte boligområder kommer i dagtilbud hvor der tales dansk

regler om at der maksimalt må være de her

det gør vi jo netop fordi det er vigtigt at vi får gjort en indsats på det her område for børnenes

når de skal videre i folkeskolen og i videre uddannelse og ud på arbejdsmarkedet senere hen i deres liv

ned i den daginstitution som ens forældre havde udset sig

en ghettobørnehave med det her nye forslag hvordan er det

jeg tror nu på at man godt kan lave et

arbejde med børnene uanset om man er ansat i en daginstitution der ligger inde i et udsat boligområde eller uden for det tror jeg faktisk godt

sende deres børn i deres lokale børnehave nede for enden af villavejen i stedet for at køre dem ind i ghettoområdet tror

ikke at der har været en grund til at man har valgt som man har valgt og hvorfor er

til to tilbud så man er jo på den måde

så heldig at jeg også sidder i kommunalbestyrelsen i min egen

med etnisk danske børn der godt vil være med til at løse den her udfordring

stor tak til ordførerne for en

meget levende og også en meget åben debat

meget konstruktive input som der jo er kommet undervejs og også den konstruktive debat der har været med lovforslaget

indføres et loft på tredive procent på nyoptag af børn bosat i udsatte boligområder i hver daginstitution i løbet af et kalenderår derudover stilles

også krav om at kommuner skal tilbyde børn bosat uden for et udsat boligområde to pladser hvis den ene plads er i en daginstitution i et udsat boligområde udfordringen med at bekæmpe parallelsamfund er markant og det hører jeg heller ikke en eneste ordfører sige imod

vi rent faktisk håndterer den udfordring

er det her jo en del af en større plan en plan om at bekæmpe parallelsamfund

fru ane halsboe jørgensen sagde går det ikke med samfund hvor folk bor parallelt

det er nødvendigt at vi sikrer en større sammenblanding jeg tror bare vi må konstatere når vi eksempelvis ser på skoleområdet

skoler som har en meget meget høj andel

elever fra et bestemt boligområde

er det også et markant forslag som

at der kan være en udfordring for nogle af de kommuner og derfor

har kommunerne og daginstitutionerne altså mulighed for at søge en dispensation fra reglerne ligesom de også har adgang til at søge den her låneansøgningspulje på to

til tyve så sagde fru lotte rod

det her lovforslag var sådan lidt for firkantet og

for kort tid de to dele vil jeg i virkeligheden gerne adressere for

af lidt mere tekniske årsager at lovforslaget sådan set træder i kraft allerede her fra den første januar men det bliver altså først

to tusind og tyve at reglerne om det her tredive procentsloft gælder så fra den her aftale er blevet indgået og til at reglerne

set træder i kraft med nyoptaget er er der altså

år som man har til at forberede sig så er der også blevet løsnet op for dispensationen

har vi gjort det mere fleksibelt nogle vil endda kunne beskylde regeringen for at det måske endda bliver for fleksibelt altså

vil måske endda sige

være sådan at man skal demonstrere at man har en meget meget solid plan for at afvikle et parallelsamfund for

flere andre ting som altså er gældende for at kunne få en dispensation

får skabt en mere mere positiv udvikling på området således at børnene får en bedre start og så står jeg naturligvis til rådighed for besvarelse

selvejende og udliciterede daginstitutioner samt private institutioner hvor det fremgår af vedtægterne at institutionen ved optagelse har til formål at tilgodese en eller flere virksomheders medarbejdere ikke vil være omfattet af tredive procentskravet jeg vil egentlig bare gerne vide hvorfor man

ordning hvor en privat institution der skal tilgodese en bestemt gruppe medarbejdere i en bestemt virksomhed

medarbejdere der arbejder i bazar vest så vil man være fritaget for det her krav kan ministeren godt se at det er et meget plausibelt scenario at man vil lave sådan en institution hvor man tilgodeser medarbejdere i bazar vest og at det bestemt ikke

er blandt andet børnerådet som skriver at de

have så lang transport til og fra deres daginstitution hvad tænker ministeren om det er

konsekvens for børnenes hverdag at at de simpelt hen skal bruge så lang tid på transport

den anden bekymring som også står i i høringssvarene

det med at de ikke får den her stærke tilknytning til deres lokalmiljø i og med at de skal gå i daginstitution langt væk

kunne vælge præcis det dagtilbud man gerne ville altså at der er

der altså en række hensyn de lægger til grund

i øvrigt er vidt forskellige i måden man planlægger på i dag det er eksempelvis geografi som kan være et hensyn søskende kan være et kriterium socioøkonomiske variabler kan også være et kriterium

er det sådan set muligt at lave sådan en lokal anvisningsregel nu laver vi bare en landsdækkende anvisningsregel og oven i det giver vi faktisk mulighed for at hvis man bor uden for et udsat boligområde får man mulighed for at kunne vælge både

boligområde den mulighed har man faktisk ikke haft før

en bedre mulighed til de forældre

måske endda ville være blevet anvist ind i det udsatte boligområde uden at have mulighed for at kunne sige nej og også ville have haft lang

fleste steder at man kan vælge x antal

daginstitutioner og så handler det sådan set bare om at vente til der er plads

helt enig i at hvis man skal tilbage på arbejde

man mere begrænset i forhold til det frie valg men hvis man har tiden til at vente kan man jo godt vælge tre institutioner der ligger tæt på der hvor man bor

en valgmulighed for at kunne vælge de nære institutioner det er der jo ikke for de familier der bor i de udsatte boligområder i forhold til

ministeren om ministeren ikke er bekymret for hvilken

nu kommer der så en anvisningsregel men det ændrer bare ikke på at også tidligere har det ikke været sådan at der

kommunerne har alle dage skullet planlægge især københavns kommune har alle dage skullet planlægge og der har været rigtig mange forældre som har syntes

en meget lang transporttid over et meget stort

institutionsdrift i de udsatte boligområder

ender med at blive meget meget besværligt for kommunerne det vigtigste for mig i hele den her debat om parallelsamfund er at vi kommer til at se massive forandringer

ved så at lægge den her dispensationsmulighed ind giver vi mulighed for at få en dispensation hvis man allerede nu i kommunerne er godt på vej og altså kan demonstrere det over en fem årig periode

konkrete beslutninger til gavn for

som man gør med dispensationsmuligheden ministeriet må have lavet et overslag over

at der er en form for smertegrænse hvor man siger

som vil blive berørt formentlig i første omgang vil starte med at gøre sig attraktive over for omverdenen

et fornyet kundegrundlag hvis man må kalde det det altså sikre at der

udsatte boligområder som tilvælger de institutioner aktivt

ved at renovere institutioner som trænger til en renovering man kan gøre det ved at investere i personale

at lave udflytterbørnehaver profilbørnehaver og en række andre ting

der ikke får de samme muligheder som andre børn ti procent af alle børn mellem en og to år bliver passet derhjemme det kan være en god løsning for nogle men for mange vil det være en endnu bedre løsning at komme i daginstitution med dygtige pædagoger og leg og socialisering

på børnenes side i den her diskussion jeg er ikke bange for at vi stiller krav til forældre hvis det betyder at deres barn kan få et bedre afsæt i livet

det er dem der taber hvis de bliver holdt derhjemme og aldrig får en chance for at klare sig lige så godt som deres jævnaldrende det her lovforslag er

helst ville vi være gået videre jeg mener sådan set at tvungen opskrivning til daginstitution for alle

et rigtigt skridt på vejen og jeg mener at

dagtilbud af høj kvalitet og af den her karakter vil være en god idé for alle udsatte børn

skridt på vejen og jeg mener at

kan bruge det her som en løftestang for bedre muligheder i livet for mange af de her børn vi noterer os da også at mange af høringssvarene er positive over for intentionen men dog bekymrede

for metoden det obligatoriske element

så bekymret for jeg vil til enhver tid vælge barnets tarv hvis det er det der vurderes

i forhold til om det er bøvlet og bureaukratisk synes jeg vi som politikere skal lytte rigtig godt og grundigt og også følge rigtig godt og grundigt med når det kommer ud at virke i virkeligheden for det ønsker jeg

pålægge vores daginstitutioner der i forvejen har meget bøvl så hvis vi kan lande det her et sted

end de har i dag også selv om vi bruger et obligatorisk element

samtidig gør det så let som muligt for de mennesker der skal have de her børn i hænderne i hverdagen så tror jeg

jeg synes det er vigtigt når vi diskuterer det her lovforslag at holde fast i at det er et tilbud

andres børn det er ikke et særskilt tilbud man bliver ikke

et hjørne for sig selv men det er netop derfor

om morgenen og tror på at de pædagoger de møder gør godt for dem stimulerer dem udvikler dem bruger de læringsplaner vi i fællesskab har vedtaget i nogle rigtig gode rammer det ønsker jeg for flest mulige børn og især børn der kommer fra udsatte hjem hvor man måske ikke altid har

de samme ressourcer og det samme overskud derfor

var et godt og progressivt udspil fra regeringen om at have dagtilbud for børn i udsatte boligområder der skulle være gratis og det som socialdemokratiet nu står og anbefaler i dag er tvungne læringstilbud hvor man skal være fem og tyve timer hvis barnet er der mindre skal

hvis barnet er der mere og vi snakker meget lidt mere skal de selv betale for det der er ikke krav om de samme pædagogiske læreplaner som vi normalt bakker op om i den her sal

det samme krav om forældreindflydelse til de forældre der sender deres børn derhen så mit spørgsmål er hvad gik der galt hvorfor endte vi her hvorfor var det så vigtigt for socialdemokratiet ikke at have gratis dagtilbud

har forældre der ellers ikke ville vælge det jeg håber sådan set

at de fleste af de indsatser vi har i gang bliver foldet endnu mere ud derude lokalt sådan at forældrene af sig selv får øjnene op for værdien af at barnet kommer ud blandt

jeg håber sådan set at vi

brug for tvangselementet så lidt som overhovedet muligt men jeg mener stadig væk at selv hvis forældrene ikke kan se værdien af det men at det vurderes at der ikke i hjemmet er nok stimulering nok udvikling så skal barnet af sted

men det som socialdemokratiet så var med til at forhandle på plads

vil lovgive om i dag det er et læringstilbud hvor man ikke har krav om pædagogiske læreplaner som man har i dagtilbud hvor der ikke er forældreindflydelse som der er i dagtilbud hvor det ikke er gratis hvis man er der mere end fem og

hvor det koster forældreydelsen hvis man er der mindre så nu spørger jeg igen hvorfor gik det fra at være et godt

vores små børn ikke i den forstand at de skal sidde med bøger

at de skal stimuleres og udvikles præcis som vi gør med læreplanerne for alle de andre børn så er det den her måde man kan strikke det sammen på jeg ønsker ikke et rigidt tilbud hvor

hvis man ikke ved at pædagogerne ude i danske daginstitutioner vil inkludere de børn

er jeg måske ikke så bekymret for på trods af at man kan give herre jacob mark ret i at

ind til tvangselementet for ordføreren modsiger lidt sig selv først siger ordføreren der ikke er tale om tvang og så siger ordføreren senere at hvis det bliver nødvendigt så må vi tvinge så hvis det nu stod til socialdemokratiet alene det gør det sjældent men hvis det nu gjorde det ville socialdemokratiet så have foretrukket en løsning hvor det var et tilbud men ikke et obligatorisk tilbud forstået sådan at

have mulighed for selvfølgelig at have dit barn hjemme men at det skal vurderes om barnet stimuleres og udvikles

skal man i sidste instans ifølge mig

at hvis vi læser op hvilke institutioner der er imod det her lovforslag

det jo alle de institutioner der varetager barnets tarv

institut for menneskerettigheder som alle sammen enten taler direkte imod det eller har bekymringer påvirker det på ingen måde ordføreren

er så massiv kritik af det her lovforslag

at barnet ikke stimuleres tilstrækkeligt hjemmefra er kontroversielt men jeg mener det i så høj grad

mener jeg vi har et fælles ansvar for

i et obligatorisk læringstilbud hvis man flytter til ja

er det pludselig ikke i barnets tarv længere at være i et obligatorisk læringstilbud

det her er det der kunne lade sig gøre i den her sammenhæng men som socialdemokrat mener jeg

set ikke at et udsat barn uden for et udsat boligområde har mindre behov for at vi som fællesskab bakker op hvis hjemmet ikke

som vi synes et barn bør

tarv ikke ud fra en faglig vurdering af barnets behov men alene

det så ikke en fuldstændig forfladigelse af begrebet barnets tarv og en fuldstændig ophævelse

fornuftig faglig vurdering af barnets tarv

indsatsen endnu bredere men men jeg mener ikke at det

man skal lave særlig målrettede indsatser for de her børn hvor man hiver dem ud af børnefællesskabet

at det her er et spørgsmål om at hive børn ud af børnefællesskaber tværtimod er det hensigten at flere får del i børnefællesskaber at at man så lovteknisk

det har en særlig karakter og gerne skulle være gratis

men i praksis bliver der som følge af det her forhåbentlig flere børn der er en del af et børnefællesskab i deres hverdag end der er i dag og i særlig grad børn

så bliver konsekvensen jo at de ikke er sammen med de andre børn og har en helt almindelig dag i daginstitutionen

en særlig indsats risikerer vi så ikke at det ligesom bliver

blev lagt ned over vores offentligt ansatte og vores børn tværtimod

at resultatet af det her bliver

er en af de væsentligste forudsætninger for at kunne klare sig godt og begå sig i danmark derfor er det vigtigt at så tidligt som muligt

støttes i at lære sproget uanset hvilken baggrund man har og hvilken familie man vokser op i

vil deres børn det bedste de fleste er fuldt bevidste om at de som forældre skal være med til at understøtte en sproglig udvikling hos deres barn nogle har måske sværere ved det og skal have støtte dertil en mindre gruppe af forældre vil måske ikke betragte det at kunne dansk som væsentligt

som følge deraf ekskludere deres børn fra mange muligheder fremover i livet det sidstnævnte skal vedtagelsen af dette forslag forhindre der skal være mulighed for at et barn uanset familiebaggrund får de bedst mulige betingelser for en god start på livet

desværre således at nogle af de børn som fødes i bestemte geografiske områder i danmark fra helt tidligt i livet sættes bagud på flere parametre og sådan bør det ikke være da regeringen fremlagde sit ghettoudspil valgte dansk folkeparti at gå konstruktivt ind i et forhandlingsforløb og med det forslag som vi behandler i dag har vi fået ændret noget af det som vi mener er væsentligt for at give

et godt børneliv men også sikre at fundamentet for at få et liv i danmark som en del af det fællesskab vi har tradition for er skabt da aftalen blev meldt ud var der hurtigt kritiske røster ude

nu ville vi lære en årige om grundloven andre talte om straf lad mig slå fast at det der var vigtigt for dansk folkeparti var at de børn som indskrives i de obligatoriske læringstilbud får mulighed for at indgå i de aktiviteter lege og rutiner

man har kendskab til de danske traditioner som ofte præger hverdagen i andre børns liv er der i institutionen en oplagt mulighed for at børn i læringstilbud introduceres

det kan være højtider som jul og påske der markeres i institutionen eller fødselsdage med sang og flaghejsning når der ud over traditioner er nævnt normer og værdier er det fordi det er vigtigt for at være en del af vores fællesskab

mine børn fra de var helt små om medansvar medbestemmelse respekt for andre uanset køn og jeg

men som en naturlig del af hverdagen og opdragelsen af ens børn det er beklageligt at nogle opfatter dette som et forslag der straffer forældre for mig er det snarere en håndsrækning til de forældre der er bosat i et udsat boligområde og ikke har fået indskrevet deres barn måske fordi de ikke er klar over hvor meget det kan bidrage til hele familiens ve og vel

i forløbet er helt naturligt for at få dem til at forstå hvorfor det er vigtigt at få kendskab til sproget og det land de lever i min forventning er at de hurtigt vil kunne se at det er godt og at de vælger at indskrive deres barn i et fuldt pasningstilbud med de mange fordele der også

i forhandlingerne vægt på at de forældre som bor i de udvalgte områder og som mestrer de opgaver som et obligatorisk læringstilbud ellers skal stå for skal have mulighed for at have deres barn hjemme og det er også imødekommet det mener vi selvfølgelig skal ske på en forsvarlig måde og det er selvfølgelig også beskrevet i lovforslaget

implementering som dansk folkeparti har været

vi stillet flere spørgsmål om og trods svarene

det være grundlovsstridigt og så har vi selvfølgelig måttet acceptere det da vi

tale om en ændring af dagtilbudsloven og om lov om en børne og ungeydelse lovforslaget er en del af regeringens samlede indsats mod parallelsamfund

kommer i dagtilbud det kan blandt andet være med til

at sikre at de udvikler deres dansksproglige kompetencer

de skal starte i skole og det kan være med

at klæde dem væsentlig bedre på til også

på arbejdsmarkedet med dette lovforslag

indføre et obligatorisk læringstilbud

med andre børn og dermed også bliver bedre til sproget inden de skal starte i skole jeg er sikker på at det her lovforslag vil være med til at bidrage til at børn fra de her udsatte boligområder

herigennem giver vi jo faktisk en stor håndsrækning til børnene vi sikrer

at de er mere læringsparate når de skal starte i børnehaveklasse jeg mener at de erfaringer vi allerede

for at sikre at endnu flere børn bliver en del af det fællesskab som der jo er i de forskellige dagtilbud

det vil jeg sige at venstre støtter lovforslaget

hilse fra de konservative og sige at de også bakker op om lovforslaget

livssyn som jeg ved ordføreren har

ikke meget meget indgribende at vi som samfund skal bestemme hvorvidt forældre skal sætte deres børn

kommer godt fra start jeg synes faktisk at at vi har været i en situation gennem mange år

se at de her børn ellers ville komme langt bagud igennem skolegangen og for den sags skyld

de her områder men det synes jeg faktisk vi gør

os et ansvar hvorfor skal vi så kun påtage os et ansvar over for

hvorfor er det ikke sådan at der ligger en faglig pædagogisk vurdering til grund for at man skal foretage

at det alene handler om hvor den pågældende borger bor er det ikke en underlig måde at vurdere ansvaret på

men jeg vil sige at vi jo ved med de erfaringer vi har

de er bagud sprogligt og der er for

er børn som når de starter

siden de blev født ikke

andre løsningsmodeller end at bruge tvang altså hvad nu hvis vi brugte alle de midler og ressourcer vi investerer i det her

styrke sundhedsplejerskerne og lod sundhedsplejerskerne

stærke opsøgende arbejde de stærke indsatser hjemme hos familierne

også har sikret er jo netop at der også afsættes

at få ansat flere pædagoger i de socialt belastede

rigtig mange forskellige ting som skal få det her til at

ad den vej prøver at nå de her familier det

hvad med de udsatte børn der bor uden for de socialt udsatte boligområder altså de får jo ikke det her tilbud og det ved vi fordi det står i lovforslaget men

vil børnene det bedste og det synes jeg er vigtigt at holde fast i

nu sætter ind der hvor der er det allerstørste behov og

træder på det frihedsideal som man ellers så energisk har påberåbt sig

politiske debat om de indgreb man foretager over for borgerne i de almennyttige boligområder som regeringen har stemplet som

udsatte

ikke bare tale om en forskelsbehandling når det gælder forældrenes muligheder for at få en daginstitutionsplads

her er der tale om at vi som lovgivere skal kunne tvinge forældre til at sende deres børn i særlige læringstilbud i institutionerne mod forældrenes vilje alene fordi de bor i et bestemt boligområde og så endda gennemføre økonomiske sanktioner mod forældrene hvis de ikke makker ret lovforslaget indebærer en

åbenlys forskelsbehandling og jeg tænker at det må være nærmest utrolig grænseoverskridende for partier der bryster sig af at

liberalt livssyn skal samfundet virkelig bestemme om

børn i dagtilbud alene fordi

ikke ud fra for eksempel en faglig vurdering af barnets tarv jeg tror

formentlig alle partier her er enige om at at dagtilbuddene kan spille en

børns udvikling både på kort sigt og også i et fuldt livsperspektiv derfor synes jeg også det er utrolig ærgerligt at regeringen vælger en vej der er belagt med tvang og sanktioner i stedet for at satse på at styrke det opsøgende arbejde styrke dialogen med forældrene og ligesådan synes jeg at det faktisk er rigtig ærgerligt at der ikke satses på at få de pågældende børn ind i ordinære dagtilbud frem for det reducerede fem og tyve timerslæringstilbud

partierne bag lovforslaget når

kulturchefforeningen som jo er

skriver at de opfatter lovforslaget som stigmatiserende over for borgerne i de udsatte boligområder og det bør også gøre indtryk når børnerådet kalder forslaget for uacceptabelt og peger på at forældrenes ansvar bedst støttes via dialog frem for tvang og sanktioner advarslerne mod konsekvenserne af forslaget her går faktisk igen i høringssvar

at man med forslaget risikerer at skabe modstand mod institutionerne

kan undergrave mulighederne for at etablere et tillidsfuldt samarbejde mellem forældre og personale som vi alle ved er fuldstændig vitalt hvis den pædagogiske indsats skal bære frugt

tilgang til forældrene virker også uforståeligt i betragtning af at familierne i de udsatte boligområder jo allerede i dag i meget høj grad

i notater fra socialministeriet at når det gælder de tre fire årige

er andelen af børn der går i dagtilbud faktisk større blandt børn i de udsatte boligområder

ligger den og balancerer på nogenlunde samme niveau og så er jeg helt med på at når vi kigger på andelen blandt de en årige

søgningen til dagtilbuddene mindre i de udsatte boligområder og det erkender vi i enhedslisten er et problem som vi er nødt til at gøre noget ved vi mener bare at det man skal gøre

at man skal styrke sundhedsplejen som er den mest geniale institution

til den her arbejdsopgave vi skal styrke daginstitutionernes opsøgende indsats og så skal vi højne institutionernes kvalitet blandt andet ved

gennemføre sociale normeringer der giver et særligt løft både normeringsmæssigt og i forhold

mængden af personale

jeg synes det er rigtig ærgerligt at partierne bag forslaget her

i stedet for at bruge det til at gennemføre en offensiv forebyggende indsats

være rimelig udstrakte rettigheder for forældre til at indrette sig som de ser det bedst og til at opdrage deres egne børn og det er jo ikke nogen naturlov at det er bedre at sætte børn i daginstitution på den anden

socialt fagligt eller sprogligt klar til at deltage i den obligatoriske

hænger langt bagefter i starten af deres skoleliv har væsentlig dårligere forudsætninger for at klare sig godt det har stor betydning for børnenes muligheder for uddannelse og job på sigt og de børn har også nogle rettigheder den problematik man her forsøger at adressere er sådan rimelig specifik man kan godt indvende mod den her lov at der er en masse børn som står med samme udfordringer som dem der lever i de udsatte områder og som ikke er omfattet af det her og det er selvfølgelig rigtigt men som sagt er det vigtigt for os at man ikke bare tvinger alle børn i daginstitution man kan kalde det her en slags risikobaseret tilgang det synes vi er fornuftigt

al den lovgivning liberal alliance skulle være med i det her forslag startede

et dagtilbud hvor børnene skulle komme ind i et dagtilbud ligesom alle andre børn

kommer ind fem og tyve timer de fem og tyve timer skal tilrettelægges på en bestemt måde og er børnene der

men er det lige præcis mere altså bare en minut mere jævnfør lovgivningen så skal de også have det at vide oppe

at det her lovforslag kommer til at skabe væsentlig mere bureaukrati ude i daginstitutionerne

at det her kommer til at betyde mere bureaukrati end det som regeringen havde lagt op til og som vi syntes var en bedre løsning

at vi har fået lavet de her nye pædagogiske læreplaner fordi det styrker pædagogikken de her børn som er nogle af de mest udsatte som

snakker om og som vi gerne vil hjælpe ved at putte dem ind i de her tilbud skal ikke underlægges de her pædagogiske læreplaner de skal ikke have den samme pædagogik

andre ting der har været vigtige og derfor har man nu lavet

jeg synes fuldstændig på linje med ordføreren at det var bedre at her børn bare kom ind og blev en del af det rigtig gode tilbud

det her er en start og jeg håber at det her kan få flere børn i daginstitutioner og at man så forhåbentlig

intentionerne i det her lovforslag nemlig at børn skal have de bedste forudsætninger for at klare sig godt videre i livet vi ved også godt at

hvordan de klarer sig når de skal videre i livet i deres uddannelse men løsningerne er

blive en løsning og det her er tvang det her er

frihed til at vælge for sig selv og for sine børn

spørgsmål om at staten ikke skal bestemme om ens barn skal gå i vuggestue eller ej og på den måde

en grundlæggende diskussion om hvad der kommer først de liberale frihedsrettigheder

politiske ideologier og et målet helliger midlet perspektiv eller standpunkt

frihedsrettighederne er i spil har vi ikke nogen frihedsrettigheder tilbage

de politiske løsninger de politiske ideologier dermed ikke sagt at der ikke er udfordringer vi skal løse men som herre jakob sølvhøj også var inde på i sin ordførertale

muligheder vi kan investere massivt i sundhedsplejerskernes opsøgende arbejde

at komme som sundhedsplejerske med et fantastisk tilbud til de her familier

kommer og viser forskningen der

i en vuggestue det må være de få der

hvor fantastiske fordele det har at ens barn går

i forhold til det opsøgende arbejde hvis vi vil

et rigtig ærgerligt lovforslag for det bliver symbolpolitik mere end det bliver reelle løsninger vi kan også

er sjældent vi har set et lovforslag med så massiv modstand i høringssvarene

er udsatte børn uden for de socialt udsatte boligområder og hvad med dem hvorfor laver vi et lovforslag som er møntet på folkeregisteradresser og ikke på reelle faglige pædagogiske behov

tage hensyn til det

en sidste lille bemærkning herfra

læste lovforslaget igennem

ikke hvordan kan man i samme sætning have noget der er obligatorisk og så noget der er et tilbud det giver jo ingen mening for

et eller andet sted i den her proces er der nogen der ikke har tænkt over at man kan altså ikke gøre noget obligatorisk samtidig med kalder det et tilbud så man skulle kalde

og på frihedsbegrebet er det samme som jeg nævnte i ordførertalen nemlig at vi

det siger sig selv så længe den frihed som vi har også kan gives til alle andre så vi ikke har nogen frihedsrettigheder som

jo et eksempel på i det her lovforslag dem der bor uden for de udsatte boligområder har friheden til at vælge det har de andre ikke og så længe man ikke skader andre med den frihed og den måde man lever sit liv på

den helt grundlæggende forståelse af frihed hos os og det må være udgangspunktet for en individuel vurdering hver eneste gang vi står i en situation hvor

der skader deres børn

kan komme godt fra start den dag de skal starte i skole så synes jeg faktisk

jo i de tilfælde jeg synes det kan være nødvendigt at tage det her værktøj op af

at sikre var jeg ved at sige eller sørge for at forældre ikke skader deres

jeg forstår hvad ordføreren mener men så længe der er andre værktøjer vi kan gribe til som ikke er bundet op på tvang

vi kan vælge at investere massivt tænk det kan være det koster flere penge who knows men det kan også være at det

løsning som netop ikke involverer tvang og som faktisk skaber

masse andre elementer i det her hvordan vil de her familier møde systemet når de bliver mødt med den mistillid der er i det her lovforslag så jo jeg er enig i

deres fremtid uanset hvem deres mor og far

er for nogle forældre man har fået hvor meget de kigger en i øjnene hvor meget de smiler til en

hvor nysgerrige spørgsmål de stiller eller hvor meget de skælder en ud

at dagtilbud kan gøre en rigtig stor forskel

har fat i noget rigtigt

kommer til det konkrete lovforslag synes jeg jo at

går helt galt i byen ved at det ligesom er bundet op på

er der enten ingen hjælp eller tvang hvorfor

med det samme hjælpe forældrene til for eksempel at stille flere nysgerrige spørgsmål i stedet for

skælde ud derfor tror jeg også rigtig meget på det at bruge hjemmepædagoger som kan komme hjem i familien og være der med det samme det har regeringen nu også fået øjnene op for og det synes jeg er rigtig godt derfor ærgrer det

selv sætter i gang og give de her hjemmepædagoger en chance i stedet for indfører

det regeringen forestiller sig

det hele ligesom bygger på at det er dagtilbuddet

skal kontrollere og følge med i om børnene nu er der i de timer de skal være

kommer vi så til med det samme henne i institutionen at bryde den tillid

gør noget ved børnenes mulighed for

være med i børnefællesskaberne og den helt almindelige dag

på en lidt længere tur kan man måske ikke komme med fordi man skal være hjemme på et bestemt tidspunkt

ellers er tiden gået jeg synes også at pædagogerne i deres høringssvar påpeger noget meget vigtigt når de skriver og jeg citerer det vil være stærkt uhensigtsmæssigt hvis hverdagen for disse børn skal præges af særlige koncepter aktiviteter og programmer som fjerner dem fra resten af børnegruppen

med at lave særlige indsatser til at børnene netop ikke er en del af de andre børns leg men

taget ud for at gøre noget særligt går vi i virkeligheden et skridt i den forkerte retning i forhold til det vi lige har

med den nye dagtilbudslov og de nye pædagogiske læreplaner som bygger på børns leg i fællesskaber så kære regering radikale venstre er enig i alt det gode vores dagtilbud kan gøre men jeg er simpelt hen så ærgerlig over at man ikke når nu man faktisk sætter penge af til at få pædagoger som kan komme hjem i familien giver dem chancen for at vise at de kan bygge bro og skabe tillid og kan få flere

ordfører kan bekræfte fra talerstolen at det der med at

man kunne gøre brug af altså også dengang og der tænker jeg bare at hvis man i radikale venstre er så meget modstandere

faktisk kan gøre noget mere med hjemmepædagogerne jeg har dykket ned i det og fundet ud af at man jo rent

som dem der kan skabe tilliden til daginstitutionerne fordi der jo er nogle forældre som måske synes det virker farligt

sende deres børn i daginstitution der kan pædagogerne gøre en forskel når de kommer hjem

familien og faktisk kan være med til at tage børnene med hen i institutionen så det synes jeg vi skulle prøve i stedet for nu at

læringstilbud for en årige børn da vi gik ind i i forhandlingerne som var i foråret så var det med det udgangspunkt at hjælpe børn fra udsatte boligområder med at komme i daginstitution for det er godt

være i daginstitution hvor de møder dygtige voksne

skal skrives op til en vuggestueplads og takker man nej

en sundhedsplejerske på besøg som skal se til familien og se om familien selv kan varetage den opgave at sikre at barnet får et godt børneliv vi vil styrke sprogstimuleringen

med sociale normeringer vi tror på at gode dagtilbud og jeg siger dagtilbud kan være med til at bryde den negative sociale arv derfor var det også meget skuffende at se hvordan det her lovforslag endte

måtte forlade forhandlingerne fordi man endte med det tvungne læringstilbud det lovforslag som

i dag er noget rod i danmark har vi en tradition for gode dagtilbud hvor børnene både skal

og det skal ruste dem til resten af livet det er et pædagogisk tilbud hvor de både kan få lov til at græde og grine og hvor de også lærer noget som de kan tage med sig hjem men med forslaget her

man oprettet et læringstilbud og ikke nok med det

skal lederen ude i daginstitutionen så holde øje med

de der mindre end fem og tyve timer og det er præcis fem og tyve timer står der i lovforslaget så skal forældrene trækkes i ydelsen er de der mere end fem og tyve timer og det er præcis fem og tyve timer skal de betale for det selv om regeringens udgangspunkt egentlig var at dagtilbud skulle være gratis

det er læringstid på fem og tyve timer og man skal selv betale for bleer

der har jeg det sådan hvor småt kan det egentlig blive

skal styrkes der står og jeg citerer

at man skal ruste de en årige børn til en tid i skolen men også til en tid ude på arbejdsmarkedet

der står ikke noget om alle de dele som er normale dele af et dagtilbud nemlig at de skal rustes til livet

rustet til livet eller til erhvervslivet tror spiller ind her

få lov til at komme over i det normale dagtilbud hvor de selv kan opleve den pædagogik jamen så kan

have de samme styrkede pædagogiske læreplaner som vi lige har indført for alle andre børn der skal gælde særlige regler for dem og deres forældre har ikke ret til den samme medindflydelse på

tilbuddet de må gerne sidde i forældrebestyrelsen men uden stemmeret

kan det blive de fem og tyve timer skal så placeres på en måde der gør at børnene får så meget læring ud af det som overhovedet muligt

folkepartis ordfører herre jeppe jakobsen var endda ude at sige at

godt at der står i lovforslaget at når

også de andre børn men hvis man præcis skal lægge de her fem og tyve timer på en bestemt måde

jo ikke ind i den samme rytme som de andre børn så vil pædagogerne jo hele tiden skulle overveje om

det udbytte ud af det her tvungne læringstilbud

der egentlig var meningen og så er

ikke en del af den daglige rytme som jeg tror vil være så god for de her børn

det jeg prøver at sige med alle de her ting er at

i dagtilbud at man havde fortsat de traditioner for stærk pædagogik som vi har

så endte man et helt andet sted med det her læringstilbud og det er derfor sf ikke er med

det endte her fordi man traf et politisk valg man ville have et tilbud som ikke var gratis man ville ikke give et gratis dagtilbud og derfor endte man

et læringstilbud vi forsøgte at kæmpe imod men det endte med det her tvungne læringstilbud som sf nu siger

form for skræmmebillede jeg synes ikke det er fair at kalde det her for skuffende og noget rod

blev bredt ud til hele landet

man står på talerstolen her i dag og egentlig rakker det her lovforslag ned

måske næste dag står og taler om at bare det havde været for alle

nu tager vi fat nu hjælper vi de her børn som jo ellers kan risikere som ordføreren også var lidt inde på

starte i skolen og ikke kunne dansk og ja måske derfor hele skolegangen igennem halte bagefter og

skyld have sværere ved at finde job

husker på at blandt andet det

med at tvinge noget igennem var noget som sf

med til altså det med at tvinge var faktisk også noget man kunne

sf siger er at vi gerne vil have at alle børn skrives op til et dagtilbud et godt dagtilbud med uddannede voksne der ruster barnet til hele livet ikke kun arbejdslivet hvor forældrene har medindflydelse

som barn har ret til at være underlagt de styrkede pædagogiske læreplaner som vi lige har besluttet i samarbejde i folketinget det her tilbud som regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti vil vedtage er det modsatte mindre forældreindflydelse bureaukrati og straf hvis man kommer for meget eller kommer for lidt og intet krav om styrkede pædagogiske læreplaner det skal vi bare have rullet tilbage

det her på en god og ordentlig måde det har jeg tillid til jeg tror på at det her faktisk kan lykkes på en god måde og så tror jeg faktisk også på at når først forældrene kommer inden for i daginstitutionerne ja så vil der være mange af

melder børnene ind måske endda på fuld tid og får økonomiske fripladser og

betale det er da mit håb jeg ved ikke om

bliver den gode dag på trods af loven og ikke på grund af loven

det her lovforslag er noget rod selvfølgelig skal de også have det samme gode pædagogiske tilbud som alle andre det håber jeg at der er plads til

fordi de har meget tid derude i forvejen

sender den her rodelovgivning ud om et nyt tvungent læringstilbud gør

tusind tak for en meget engageret debat og også tak for modtagelsen af lovforslaget og for den konstruktive debat der

været undervejs det her er et af de lovforslag som jeg måske føler allerallermest for og hvor jeg absolut er mest sikker på at det er det rigtige vi gør det har været nævnt ad flere omgange blandt andet

venstres anni matthiesen at at

indskrive deres børn i et dagtilbud det har man kunnet i mange år med de tre årige der er bare den udfordring at når man indskriver børn som tre årige

kan det for nogle børns vedkommende være for sent

for at få styrket deres udvikling vi kan se at i de udsatte boligområder

som kommer i skole som klarer sig dårligere i dansk og matematik

det betyder at de grundlæggende står med nogle ringere kort på hånden end en række børn som bor uden for de udsatte boligområder jeg anerkender

et stort stykke arbejde med at få børn fra udsatte boligområder i dagtilbud men der er også forældre som man ikke nødvendigvis

er der en højere andel af børn som ikke går i daginstitution end når vi sammenligner med udenfor

er afgørende for børnenes skyld at vi meget målrettet forpligter de forældre til at sende deres børn i et obligatorisk læringstilbud eller i et dagtilbud det vil løfte børnene nu og her og det vil klæde dem bedre på til livet i skolen i uddannelsessystemet og

vej ud på arbejdsmarkedet jeg synes det er vigtigt

og at vi ikke bare ser på at der er børn som ikke får en tilstrækkelig god start

står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål under udvalgsbehandlingen

til udsatte børn og jeg er egentlig ked af at regeringen og ministeren ikke holdt fast i det når det så er sagt

også nogle ting i lovforslaget som jeg ikke vidste da aftalen blev indgået for eksempel

man ikke skal bruge de styrkede læreplaner altså de nye læreplaner i det her nye læringstilbud som regeringen vil lave

have de udsatte børn ind på institutionerne så de kan få den pædagogik som de andre børn får

det skal bryde den negative sociale arv så langt så godt men de skal så ikke have det samme pædagogiske tilbud som de andre børn der allerede er der

i løbet af hele debatten men det er også rigtigt nok at det

er at sidestille med et almindeligt dagtilbud det her er noget andet

set også noget særligt det særlige det også er og som ikke har fået ret mange ord med på vejen men som jeg synes er rigtig vigtigt og

til spørgsmålet er jo lige præcis

et helt særligt boostforløb som skal sikre et bedre sprog og en bedre udvikling således at de børn når de når skolealderen ikke er bagud sådan som vi ser

i kommunerne er ministeren ikke bekymret for

når man pludselig oplever at vurderingen af det ikke længere afhænger af en faglig vurdering af det enkelte barn

er det ikke nedbrydende i forhold til tilliden til vores

og når jeg har spurgt dem om der er en modstand i dag blandt forældre til tre årige som altså bliver pålagt at komme i daginstitution så er svaret nej

gik man helhjertet ind i et samarbejde og vi kan faktisk også se ud af undersøgelser at lige præcis tosprogede og udsatte er nogle af dem som efterspørger sparring allerallermest så nej den bekymring

være bedre hvis man i stedet for satsede på hjemmepædagoger nu mener regeringen også at det ville være godt med hjemmepædagoger og det gør mig rigtig glad men så undrer det mig bare hvorfor man stadig væk holder fast i det her med tvang hvorfor vil regeringen ikke give hjemmepædagogerne en chance for at se om ikke de kan

og få forældre til ad frivillighedens vej

pædagoger på hjemmebesøg og det kan man jo også sagtens starte med

så kan man jo i dag komme med nok så mange hjemmepædagoger

parallelsamfund og det er det vi vil gøre og vi ved

man kunne hjælpe forældrene med det samme og at man kunne tage forældrene med hen på besøg i daginstitutionen

hvor ved ministeren så fra at det ikke virker

det vil ikke være tilstrækkeligt fordi der vil være nogle forældre som vil sige i kan komme med alle de hjemmepædagoger i vil

lyst til at få indskrevet vores barn i en daginstitution nej det

det stadig væk være rigtig godt og vigtigt for barnet at blive indskrevet for at sikre at det barn til syvende og sidst

ordførerrækken med fru pernille rosenkrantz theil socialdemokratiet værsgo

at begå selvmord og omkring halvdelen af dem får en niende klasses eksamen resten gør ikke så når vi taler om anbringelsesområdet mener

set at de tal taler for sig selv i forhold til hvor store forandringer der er behov for men jeg mener faktisk

at det måske er de mest ansvarspådragende tal der overhovedet findes i dansk politik

gør staten jo det mest vidtgående man overhovedet kan i forhold til mennesker og familier

sig ansvaret for nogle børn fordi forældrene ikke kan stå distancen

sørge for at de børn får en tryg opvækst og det er vi

det der går galt hvis man går ind og kigger lidt bagom

i meget høj grad sammenbrud af anbringelser det er også fejlmatch som er noget af det der bliver talt rigtig meget om når man er udeomkring og

med plejefamilier altså det at man ikke har fået beskrevet barnet ordentligt i forhold til hvad det er for en familie det barn kommer ind i men sammenbruddet i anbringelser er rigtig rigtig alvorligt og så er der altså en anden del som slet ikke er med i det her lovforslag og det er hvordan det er for de børn der er anbragt på institutioner størstedelen af de anbragte børn er i dag anbragt

resten af barndommen

der er vokset op med deres biologiske forældre og børn der er vokset op hos plejefamilier men det er

meget langt fra at have lænet os nok ind over bordet i

til institutionerne i vores samfund og jeg vil gerne sige

at regeringen leverer en hujende og så noget jeg ikke må sige fra den her talerstol

og det er på trods af at vi i forbindelse med sidste års satspulje fik ind i aftalen at vi skulle have en drøftelse

anbringelsesområdet det har regeringen så valgt at tage så bogstaveligt at vi ganske rigtigt har haft en drøftelse men det der kommer ud af det

krummer hvor vi mener at det der skal gøres her er at der skal slås et meget stort brød op

skal der ske også ekstremt store strukturelle forandringer af det her område

og vi mener at hver eneste politiker særlig dem der beskæftiger sig med socialpolitik bør vågne hver morgen med et af ansigterne fra

de anbragte børn på nethinden og det samme når de lægger sig til at sove om aftenen det her er vores ansvar

har vi også at levere de største kanoner staten kan tage ned fra hylderne i forhold til at få skabt så trygge betingelser som overhovedet muligt og der

at man slet ikke er ambitiøs nok

samme hvad angår plejefamilier og jeg mener det i den grad hvad angår institutionerne bare så alle har hørt den utilfredshed og måske også forbereder sig på at det nok kunne se anderledes ud hvis man

er det jo så et udtryk for at vi tager et skridt i den rigtige retning

hilse fra sf og sige

det har ligget både sf og socialdemokratiet rigtig meget på sinde at få de her forbedringer og det er vi i sagens natur rigtig

den bevægelse der har været hen over de sidste par årtier er jo at flere og flere børn og derfor er der også et behov for at vi får en gruppe af tungt specialiserede plejefamilietyper og så får vi en mere almen plejefamilietype som vi kender det fra gamle dage

der taget højde for i det her lovforslag

afskaffet den konkrete godkendelse af plejefamilier i kommunerne

får givet en meget bedre støtte i starten af

i den meget sårbare periode hvor barn og plejeforældre skal lære hinanden at kende og hvor vi har behov for at man som system rykker meget tættere ind

at få tingene til at køre på skinner så vi ikke har de her helt fatale

opgraderet uddannelsesniveauet der synes vi ikke man er kommet langt nok men igen det er et skridt i den rigtige retning

hos en søster eller det kan være hos en veninde af den familie der ikke længere kan have sit barn derhjemme der mener vi at det har været fuldstændig tosset at at man har skullet bruge meget tid på alt muligt bureaukrati i stedet for at man vurderer

man har brug for når man har et ekstra barn i familien

og bruge alle kræfterne på bilag i stedet for at bruge tiden på at kramme det barn man har fået i sin varetægt

og netværksplejefamilier men noget jeg synes ordføreren glemmer

på familiecentre eller andre steder hvor man hjælper familien som en enhed

også set i lyset af at socialdemokratiet er kommet med et udspil på det her område om netop

øget brug af at man skal tvangsanbringe hurtigere

ordføreren ikke fortælle lidt om hvad socialdemokratiets holdning er til

og familiecentrene og virkelig investerer i familierne inden man tyer til

skolealderen bliver samlet ét sted det er jordemoder sundhedsplejerske familiepædagoger hjemmepædagoger og så videre

der skal vi jo meget gerne kunne gribe familien så man aldrig når til en anbringelse det er ligesom det ene element det kunne man bruge en halv time på at tale om

har en opfattelse af at dansk folkeparti og vi er meget enige

familieanbringelser der er rigtig mange der ville have gavn af

anbragt hos nogle andre men det kan være at forældrene har rigtig svært

selvstændig paragraf for familieanbringelser så når jeg

taletid så tak for anledningen

så skal dokumentere hvilke foranstaltninger der har været iværksat for at hjælpe familien som helhed

vi ved jo at det her område er fuld af fejl og mangler

børnesamtaler og min bekymring går på at der sker en tvangsanbringelse der ikke burde være sket

jeg helt enig med ordføreren i at der skal vi være meget bedre end vi er i dag

er blevet voksne at de gerne ville have været anbragt uden for hjemmet som barn

en fuld forælder så oversætter vi de tal

været bedst for dem så jeg er enig med ordføreren i at vi skal have et meget

system som gør at der ikke bliver begået de fejl der

samfund opprioriterede at hjælpe sårbare familier for eksempel gøre mere brug af familiecentrene og forebyggende indsatser og dermed forebyggede flere anbringelser af børn og unge når et barn eller en ung bliver anbragt uden for hjemmet har vi et ansvar for at sikre kvaliteten i plejefamilieanbringelsen og at understøtte den indsats plejefamilien får indsatsen skal målrettes det enkelte barns

bliver anbragt i den plejefamilie der passer bedst til deres behov og udfordringer

skal det ske på et fuldt dokumenteret grundlag og her kan vi desværre konstatere

en række fejl og mangler vi ønsker også at kommunerne skal dokumentere hvilke

de anbringer et barn og her tænker vi specielt på forebyggelsesparagraffen i serviceloven samt opkvalificeringen af indsatsen til barnet og familien efter en anbringelse det skal sikre at der tages hånd om familien efterfølgende

ikke bliver efterladt på perronen

at drøfte aflønning af plejefamilier selvfølgelig i respekt

af netværksplejefamilier det er noget vi værdsætter meget

herunder også som den tidligere ordfører var inde på i forhold til matching

sikrer den rette match i forhold til hvor et barn skal anbringes så skal vi sikre at der er stabilitet og kontinuitet i anbringelsen

familie og øvrige netværk samt plejefamilie her kunne man også overveje om man skulle stille krav om at der hver gang skal være foretaget en forældrekompetenceundersøgelse det og mange andre ting ønsker vi drøftet i de kommende satspuljeforhandlinger i to tusind og sytten sad vi så rundt om bordet i ministeriet

mere kvalitet i plejefamilier og en bedre opvækst for det anbragte barn

for et løft af plejefamilieområdet for at sikre mere kvalitet i

derfor aftalte vi at der skulle indføres nye plejefamilietyper

som skulle sikre en mere ensartet godkendelse på tværs af de fem socialtilsyn sammen med et nyt nationalt vidensbaseret grundkursus til plejefamilier for at ruste plejefamilier til den svære start og minimere risikoen for sammenbrud intensiveres støtten til plejefamilier i begyndelsen af en anbringelse

opstartsforløb for plejefamilier og her vil jeg bare indskyde at det kan være lige så vigtigt løbende at give den indsats der er behov for

i forhold til når et barn kommer op i teenageårene der kan det godt være at der også er brug for en ekstra indsats kommunerne skal være forpligtet til at tilbyde en plejefamilie et intensivt opstartsforløb når et barn er i pleje og der

indføres så også et krav om at kommunerne skal have en særlig funktion

plejefamilierne løbende supervision råd

afsatte vi midler til en pulje der skal fremme samarbejdet mellem døgninstitutioner og plejefamilier

det er så den del af den aftale som ligger i det

og som det fremgår af lovforslaget lægges der op til at socialtilsynet godkender alle nye plejefamilier ud fra den nye typologi og løbende indplacerer eksisterende plejefamilier

de nye kategorier i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn og det skal finde sted minimum en gang årligt kommunernes

mulighed for at godkende en plejefamilie fjernes dog kan kommunerne stadig væk godkende netværksplejefamilierne lovforslagets hovedelementer er at der indføres nye

plejefamilier så

afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier tilrettelæggelse af støtten til plejefamilier

mere ensartet godkendelse og et nyt vidensbaseret grundkursus og så sker der det at vi også indfører skattefri dækning af netværksplejefamiliernes øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation det synes vi jo i dansk

er rigtig godt og det er også et skridt hen ad vejen men det er ikke nogen hemmelighed at dansk folkeparti ønsker mere på det her område som vi også aftalte i satspuljekredsen og derfor ser vi frem til

de kommende forhandlinger men så er der lige to ting i forhold til det lovforslag den ene er at vi ønsker

svare på når ministeren kommer på talerstolen i forhold til at vi følger om det også

implementeret i praksis og fungerer efter

have en uddybning i forhold til den bemyndigelse vi giver til ministeren for i dansk

støtter forslaget

fra samme udgangspunkt som de to foregående ordførere

medborgere der skal i familiepleje

prøver at erkende at det ikke er en gruppe som er ensartet altså i den græske mytologi

prokrustessengen det er den der seng hvor man

kasse men vi må ikke tale til de unge socialt udsatte medborgere

én udfordring

løsning for det er mere komplekst og der vil vi håber jeg med antallet af flere

den enkelte nu skal jeg ikke kaste mig ud i

det faglige niveau der er nogle af de her unge mennesker der i den grad har behov for et højt højt højt specialiseret

har en forventning om udelukkende kan komme

højt specialiseret indsigt

kan komme på baggrund af nogle andre kompetencer

er vejen frem at vi i det offentlige velfærdsdanmark tager individuelle hensyn og ikke propper

i kasser eller i prokrustessenge og hvorfor siger jeg det det gør jeg fordi de tal som fru pernille rosenkrantz theil nævner jo er fuldstændig rigtige rigtige i forhold til

et efterslæb der gør at den sociale mobilitet er forsvundet

blevet negativ altså vokser du op

forældre der er alkoholikere så bliver du narkoman nu fortegner jeg det lidt men

nogle af udlægningerne af de seneste års socialpolitiske redegørelser der viser at i takt med at vi har givet flere og flere penge har vi fået en social mobilitet der er blevet negativ

der hvor det går galt er i forhold til den gruppe af medborgere vi her taler om og jeg er helt overbevist om at det vi nu gør

en drøftelse om når vi er færdige her

på et døgntilbud i danmark ved man at der ikke for eksempel sidder en italiensk udvekslingsstuderende som ikke forstår dansk som nattevagt eller mener herre carl holst at det er helt okay at der ikke findes nogen former for uddannelseskrav

krav på et højt uddannelsesniveau i mødet med det offentlige og så er der nogle som har behov for stabilitet og ro og hvad ved jeg min pointe er jo netop at vi ikke

det er enten eller men ja vi skal sige til institutionerne

uddannelsesmæssigt niveau til visse af de her unge mennesker jeg tror bare ikke at en rigid uddannelsesfokusering alene er vejen

det der jo er det store spørgsmål er

nogen initiativer på det her område eller regeringen ikke har tænkt sig

vi andre har ventet nu siden sidste efterår hvor vi forhandlede det her sidst og det eneste der er kommet

nogle småbidder på det ene og nogle småbidder på det andet men det virker ikke som om regeringen påtænker at komme med nogle større strukturelle forandringsforslag altså at lave en decideret reform af området hvilket jeg jeg synes er fuldstændig håbløst for at sige det ligeud så jeg er meget interesseret i at høre

med et bestemt uddannelsesniveau der kan bruges vi vil ikke gå efter hvad man har

uddannelsesmæssigt navn vi vil gå efter hvad de gør af

plejefamilier skal

deres biologiske forældre får bedre mulighed for en tryg og god opvækst

sådan er det desværre ikke altid i dag hvor risikoen for konflikter og sammenbrud i plejefamilieanbringelserne er stor og i dag anbringes flere og flere børn i familiepleje hvilket også betyder at plejefamilierne skal være rustet til at tage sig af børn med stadig mere varierende og komplekse behov det stiller naturligvis også større krav til den støtte og uddannelse som det offentlige tilbyder plejefamilierne

i det støtte og uddannelsesforløb som plejefamilierne i begyndelsen af en anbringelse får og vi er glade for at kvaliteten i det grundkursus som er obligatorisk for plejefamilierne

så selv om der altså bestemt er gode takter i forslaget

mener vi samtidig også at man kunne gøre mere for

hæve kvaliteten i anbringelserne mest bemærkelsesværdigt er det at forhold vedrørende plejefamiliernes vederlag ikke bliver adresseret i forslaget selv om det er alment kendt at vederlagsstridigheder ofte skaber store problemer på anbringelsesområdet usikkerhed omkring løn og vilkår for plejefamilierne øger risikoen for konflikt og sammenbrud med potentielt store konsekvenser for et

udsat barn eller en udsat ung vi så gerne at plejefamilierne blev ansat på overenskomstslignende

der sikrer en rimelig løn ret til pension en opsigelsesperiode

langt mere end hvad der er tilfældet i dag samt beskyttelse mod pludselige ændringer i plejefamiliernes arbejdsforhold det ville bidrage til at skabe ro omkring en anbringelse til barnets familiens og myndighedernes bedste desuden mener enhedslisten at vi bør se på om der skal indføres et loft over hvor mange børn en familie må have i pleje af gangen

til de børn som er anbragt så så helt overordnet

flere initiativer som kan sikre den nødvendige kvalitet i plejefamilierne

socialdemokratiets ordfører

det er grotesk at vi ikke gør det bedre på det her område vi synes at tallene for anbragte børn hvor

fuldstændig som fru pernille rosenkrantz theil sagde et skridt i den rigtige retning og vi støtter selvfølgelig lovforslaget men vi synes også at det her er et område vi skal kigge meget mere på vi skal kigge meget mere på hvordan vi kan løfte anbragte børn få anbragte børn

bedre igennem uddannelsessystemet give dem bedre muligheder for et friere liv

fordi det er et skridt i den rigtige retning men vi ønsker

utrolig interesseret i at høre om det så bare er noget liberal alliances ordfører står og siger oppe fra talerstolen eller om det

at der er et regeringssamarbejde men på spørgsmålet om anbragte børn mener de at det er så alvorligt og at der

ikke vi er men jeg er villig til at

for at få nogle ting ind i regeringen og trække regeringen i den retning

da en fin ring og jeg vil gerne sætte hænderne på kogepladen selv om det mit ordførerskab og sige at jeg tror

at gå med i forhandlinger det kan ikke omstyrte en regering

det da en start jeg har

et rigtig godt samarbejde mellem sfs fru trine torp og

vi nu styrker situationen for

vi har et obs punkt som jeg også tror har været drøftet i forhandlingerne

at vi skal sikre at processen ikke bliver mere langstrakt end nødvendigt når

må vi ikke komme til at udsætte selv om vi nu har lavet den her nye aftale hvor der måske kan være nogle bureaukratiske ting der kunne være barrierer som jeg forstår det men

er et obs punkt som som flere har har nævnt i forhandlingerne og det er vi også enige

erfaringer vi har på nuværende tidspunkt og forbedre nogle vilkår

en differentiering af plejefamilier kan være et greb som kan være den rigtige vej at gå derfor vil vi også støtte det rigtig varmt og vi vil gerne bidrage til

situationsberetninger en gang om året eller kan vi få nogle samtaler med socialtilsynet som jo

tæt på den differentiering af plejefamilierne som der er tale om i lovforslaget

rundtomkring men det kan vi vende tilbage til det behøver ikke ske her i folketingssalen ved førstebehandlingen

mange af os der har været med i mange år omkring de her problemstillinger som vi beskæftiger os med når vi taler om anbragte børn og det kan undre mange tror jeg inklusive mig selv ikke mindst at det er så svært at gøre brug af den fælles viden vi har og få børnenes behov sat i centrum og få gjort noget som gør at børnene faktisk får en barndom som er god nok for

voksenliv der er fint jeg er nået til den personlige erkendelse at vi måske skal blive bedre til tidligere tvangsanbringelse af børn for det er altså barnet der lider det er barnet der kommer til at betale den pris som

i børneinstitutionen eller hvad det nu kan være jeg er også blevet mere åben over for tvangsadoptioner end jeg har været før og det er fordi jeg

ved at gribe ind tidligere også med mere barske ting tidligere anbringelser er altså bedre end at vente og se tiden an

fra under graviditeten og familier er forskellige men at nå til at et barn kan have været udsat

rigtig rigtig sort og dårlig samvittighed

lave et opråb der gør at vi siger til

både er ansatte i kommunen og i institutionerne som jo er repræsentanter for de offentlige myndigheder

også et ansvar for at råbe vagt i gevær anbragte børn har ofte en svagere skolegang og

forsømmelser end andre børn har og klarer sig dårligere resten af deres liv og skolerne må også erkende det ansvar de har og jeg har lagt mærke til at er nogle kommuner der nu begynder at tale om at nu har skolerne også fået en

og de gør noget ved det

oplevet børn der har forsømt skolegangen i halve år

sket noget og uden at der har været en voksen

for det her område og vi nåede frem til at det der går galt er hvis ikke der hele tiden er en voksen der tager barnet i den ene hånd og først giver slip når der er en ansvarlig voksen der har taget den anden hånd

barnet er stafetten og den der giver slip på stafetten har tabt og barnet er den der taber mest

at forstå at vi alle sammen har et ansvar

de børn vi taler om her og derfor også er nødt til at

finde de løsninger som er de bedste løsninger vi kan finde måske skal vi også se på aflønningen af de mennesker som arbejder med de

vi skal også se på samvirket mellem kommunen og plejefamilien og desværre er ikke altid tilfredsstillende nogle gange oplever plejefamilien

forstand hvis de stiller krav

jeg tænkt på om man burde indrette sig med en moderator

en moderator med indsigt i de problemer der opstår i plejefamilierne og i børns udvikling og i kommunernes vilkår

måde kan være den der giver mulighed for at der bliver en bedre samtale mellem kommunen og plejefamilien end vi

får en god lov nu men som vi ikke er færdige med at arbejde

vi er kommet frem til i satspuljekredsen skal jo sikre et løft af plejefamilieområdet så børn anbragt i plejefamilier får den indsats

herre torsten gejl som havde gjort en rigtig rigtig stor forskel i det forhandlingsrum men i virkeligheden kunne man jo nævne alle ordførerne i rummet

fra forhandlinger håber jeg at ordførerkredsen vil vil tilgive mig siger at det her var noget som havde en meget meget stor betydning for alle ordførere som sad

med lovforslaget vil vi altså indføre nye typer af plejefamilier som

bedre afspejler afspejler bredden i anbragte børns behov netop i erkendelse af

som bliver anbragt er meget meget forskellige og fordi det er

match fra starten vi vil også sikre en ensartet godkendelse af plejefamilier over hele landet og samtidig vil vi sikre plejefamilierne et nyt vidensbaseret grundkursus og intensiv støtte i begyndelsen af anbringelsen for lige præcis at minimere den her risiko for sammenbrud i anbringelsen det er vigtige forhold med en stor stor betydning for de børn som vi som samfund vælger at anbringe hos plejefamilier

jeg også glad for de gode drøftelser vi har haft

så kom der også en række spørgsmål

kommentarer som jeg egentlig gerne vil adressere dansk folkeparti spørger om

med aflønningsmodellerne det tror jeg er noget som optager os alle sammen fordi vi jo kan se hvor ødelæggende det er når økonomi

dårligt samarbejde imellem en plejefamilie og

være nogen hemmelighed at jeg gerne

videre end det man har gjort men jeg hæfter mig ved

en ny vederlagsmodel som man altså vil anbefale kommunerne forud for

næste år det tror jeg er noget

fru marianne jelved og anbragte børns skolegang

den

det er jo noget vi løbende også har drøftet

det er en stor udfordring og en reel problematik at så mange børn som

klarer sig så dårligt i skolen

lavet den aftale som altså

det lovforslag vi står med med nu og så er det jo helt korrekt som flere har sagt

kommende satspuljeforhandlinger som altså begynder lige om lidt

set enig i en betragtning der også kom

fra de radikale det er det her med muligheden for at gå ind at lave flere tvungne adoptioner jeg

stadig væk meget meget få tvungne adoptioner det jo fordi vi skal åbne op for at have mange vi skal stadig væk have få men vi skal bare sikre

at man ikke laver en tvungen

vælger at sige at så anbringer man barnet i en plejefamilie indtil nu har det jo ikke været muligt at

familie som gerne vil adoptere

meget så det er vi jo allerede

adoptioner så jeg konstaterer i dag at anbringelsesområdet er noget som berører alle partier det er et vigtigt område vi drøftede det sidste år vi kommer også til at drøfte det

og jeg håber på at vi i fællesskab kan indgå nogle aftaler

meget meget stor betydning for de børn

hvad angår det her lovforslag står jeg naturligvis til rådighed for besvarelse

flertal i folketinget som gerne vil en større forandring

bekymrer det egentlig ikke ministeren at man

i folketingssalen og kunne det ikke anspore til at man som regering sagde okay der er åbenlyst et problem

ikke så meget i forhold til ens egen evne til at bevare regeringsmagten men

ja vi vil utrolig gerne hvad er det der forhindrer regeringen i at gå længere end det regeringen

hvor ethvert parti selvfølgelig er velkommen til

med forslag og så også de

om socialtilsynet så jeg vil egentlig bare sige at jeg synes at vi står ganske ganske stærkt det er mange mange år siden at man har arbejdet så

derfor ser jeg også frem til de kommende forhandlinger

kommer til at finde hinanden på nogle punkter

tværs af salen men grundlæggende

egentlig at der er et ønske om at ville lave nogle ændringer til gavn for de børn som er udsatte i og

der tilmed er et flertal i folketinget der gerne vil det så forstår jeg ikke hvorfor regeringen

det lyder nærmest på ministeren som om det skulle være første gang

at vi lavede lige præcis det vi behandler i

folketingssalen og stemme det igennem uden om regeringen

jo godt min erfaring er

været herinde i utrolig mange år at

når man har statsapparatet i ryggen er det bedste og jeg begriber ikke hvad der

forhindrer regeringen i at komme med et udspil der gør at vi kan gøre det her gennemarbejdet og ordentligt for en af de allermest udsatte grupper i danmark så bare igen hvorfor de her museskridt når vi nu gerne

vi har i den grad leveret det som vi aftalte sidste år vi har leveret gennem lovforslag og vi har leveret

forhandlingerne er ikke startet forhandlingerne starter lige om lidt

med de ønsker som de synes er væsentlige vi har allerede nu hørt fra

egentlig bare mane til lidt besindighed og sige vi er et rigtig rigtig godt sted

gøre det bedre det kommer vi også til og vi kommer

vi ikke kan få en eller anden sikkerhed for at

at den lovgivning vi laver herinde i folketinget i praksis ikke altid bliver implementeret

regeringen og kl

en analyse på området eller hvad det er de skal iværksætte og det synes

vederlagsproblematikken

er en aftale der bliver indgået mellem plejefamilie

set ikke ændre på det der ville være rigtig godt var hvis kl besluttede sig for

anbefale en vederlagsmodel altså en aflønningsmodel

som jeg tror i højere grad vil være med til at reducere

påstanden om at det kan betale sig at spekulere i at gøre et barn dårligere der er ingen

når anbringelsen ophører når barnet bliver atten år der ser vi desværre også at mange anbragte børn ikke kommer videre i forhold til at få en

kommunerne dér hvor der er behov

når man snakker med dem

i andre lande det er fremragende og det er også fremragende at mange udlændinge ønsker at blive gift i vores land det skaber turister og dermed indtægter til en lang række lokalsamfund og det er godt men jeg tror også vi var mange der blev provokeret da vi læste et dokument fra

rigspolitiet fra april ligesom vi har spærret øjnene op når vi har fulgt den journalistiske dækning i blandt andet berlingske

ægteskabsbureauer organiserede ægteskaber mellem mænd fra for eksempel vestafrika og østeuropæiske kvinder og på den måde kunne tredjelandsborgere opnå adgangstilladelse til europa

også læse hvordan bulgarske kvinder slet ikke vidste at de rent faktisk var registreret i et ægteskab og efterfølgende

blev nogle af kvinderne tvunget ud i prostitution

selvfølgelig have sat en stopper for danmark skal ikke være en illegal bagdør til europa lovforslaget om at forbyde proformaægteskaber og styrke kontrollen i en statslig enhed er et vigtigt skridt i den her retning socialdemokratiet bakker derfor lovforslaget op

for at vi kunne blive enige om en fornuftig aftale der er dog også en enkelt tilføjelse til lovgivningen om ægteskab som vi synes kunne være fornuftig

vi lige så godt diskutere i samme ombæring vi vil gerne give kommunerne en mulighed for at opkræve gebyr fra udenlandske par når de vælger at gifte sig i danmark det ønsker vi at indføre fordi vi gerne vil tage hensyn til bryllupsturismen de kommuner hvor bryllupturismen er en vigtig indtægtskilde vil gerne have den her mulighed for at kunne gøre noget ekstra ud af selve ceremonierne og det synes vi de skal have muligheden for ligesom vi mener at der er en vis rimelighed i at udenlandske par som ikke har betalt skat i danmark betaler et mindre gebyr gebyr for vielsen som kan dække kommunens omkostninger vi håber også at det her lille

i dag og har derfor selvfølgelig ikke sat mig ind i alle lovforslagets detaljer

er en aftale der er lavet uden om dansk folkeparti det er klart at vi i dansk folkeparti finder det ganske ærgerligt at regeringen på den måde har aftalt at bekæmpe illegal indvandring uden om sit støtteparti som jo burde være dem regeringen allerførst læner sig op ad i stedet vælger regeringen at støtte sig med enhedslisten og alternativet i bekæmpelse af illegal indvandring

er vi jo noget forundret over men aftalen er jo indgået betyder det så at dansk folkeparti stemmer imod forslaget

enige i at problematikken er der og vi anerkender at forslaget her er et skridt på vejen og det skal ministeren selvfølgelig have ros for at gøre noget ved vi tror bare ikke at problemet løses for alvor med denne aftale fordi vi ikke synes det er stramt nok vi tror på at man ved

at afholde samtaler med en langt større del af de udenlandske par kunne afsløre endnu flere proformaægteskaber og det er afgørende for at man kan sætte ind

bekæmpelse af illegal indvandring

fremsætte et ændringsforslag

der går på at flest mulige af de udenlandske par kommer til en personlig samtale og

derved mener vi jo også at vi ser den her illegale

indvandring som et større problem end at man kan fastholde

bryllupsturisme ude i kommunerne og havde altså gerne set at regeringen

der i foråret blev lavet om at forhindre at proformaægteskaber indgået i danmark kan misbruges til at opnå opholdstilladelse i et andet eu land i danmark har vi nogle meget restriktive regler vedrørende familiesammenføring kombineret med at det er så relativt let og ubureaukratisk at indgå et ægteskab her i landet

ikke nogen hemmelighed at vi i enhedslisten gerne så at reglerne vedrørende familiesammenføring i danmark blev lempet men det er er på dagsordenen i dag det aktuelle lovforslag handler slet ikke om at få opholdstilladelse i danmark det handler altså ikke om dansk udlændingepolitik lovforslaget drejer sig alene om at forhindre at proformaægteskaber indgået i danmark misbruges til at omgå

når det er nødvendigt med et sådant lovforslag skyldes det at politiet har konstateret at de hidtidige regler udnyttes af organiserede kriminelle som tager sig godt betalt for at føre eu borgere sammen med statsborgere fra lande uden for eu alene for at

proformaægteskab indgået i danmark kan give tredjelandsstatsborgere ophold i et af de andre syv og tyve eu lande

opmærksomme på at en række kommuner i region syddanmark gennem årene har udviklet en betydelig bryllupsturisme og at denne turisme har stor betydning i særdeleshed for de mindste af de her kommuner og derfor har det selvfølgelig været meget afgørende for os at sikre at den lovgivning som vi diskuterer her i dag ikke vil sætte en stopper for bryllupsturismen men alene de proformaægteskaber som er udtryk for et misbrug af reglerne det vil efter vedtagelsen af det her lovforslag fortsat være væsentlig lettere og mindre bureaukratisk at indgå ægteskab i danmark end i andre eu lande til gengæld vil det lille mindretal af brudepar der tidligere har brugt en dansk vielse til at omgå regler i andre eu lande formentlig blive fanget i den procedure som fremgår af lovforslaget vi har betinget os at den kreds af partier der er med i aftalen holdes informeret om udviklingen i sagsbehandlingstiden og at

også bliver bekendt med det vi forventer at sagsbehandlingstiden i den nye procedure vil blive kort og at den legitime bryllupsturisme kan opretholdes i stort set samme omfang som hidtil så det her lovforslag ikke rammer en række mindre og mellemstore kommuner i syddanmark viser det sig alligevel at være tilfældet ja så er det jo en ny situation og så må vi jo i aftalekredsen træde sammen og se på reglerne men med de bemærkninger

proformaægteskaber som bruges til at man kan få uberettiget adgang til at bo i eu og så er det jo ekstra positivt at man har fundet en model så der stadig væk er mulighed for bryllupsturisme vi skal selvfølgelig løbende evaluere på om man nu er lykkedes med at få lukket det hul som man gerne ville uden at det har haft omkostninger for netop den her bryllupsturisme så vi er også interesseret i at følge området tæt men vi er positive og vi støtter

vi vil gerne bryllupsturisme det er dejligt proformaægteskaber skal vi derimod være meget opmærksomme på og det er en balancegang der er fornuftig i det her som enhedslistens ordfører også sagde lige før

generelt meget gerne råbe mere vagt i

generelle regler på området for at opnå statsborgerskab men det er en helt anden debat

støttet forslaget på trods af at vi gerne havde set at de syddanske kommuner havde fået lov til at sagsbehandle de her sager vi har accepteret

unødigt besværligt for mennesker der gerne vil giftes med hinanden fordi de elsker hinanden

fordi erhvervsministeren

det har man måske ikke helt kunnet forudse

så vi holder en

til tiden til folketingets behandlinger vi er i gang med en

til lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

der er tale om implementering af et eu direktiv

e faktureringsdirektivet med lovforslaget

stilles der nu krav om at offentlige myndigheder indkøbscentraler og andre enheder der kan afgive ordrer skal kunne modtage og behandle elektroniske fakturaer direktivet anviser nogle fælles europæiske standarder for disse fakturaer lovforslaget forpligter ikke private virksomheder idet de fortsat vil kunne anvende de eksisterende standarder der er et ønske om at anvendelsen af elektroniske fakturaer skal øges og ikke mindst er der en stor forventning om at lovforslaget vil lette arbejdet for virksomheder der opererer i flere eu lande og har meget handel på tværs af eu grænser da de jo nu fremover vil kunne benytte

formålet med lovforslaget er jo i hvert fald i

til ministerens skriftlige fremsættelse og det skal nok passe at vi skal øge brugen af elektronisk fakturering i de forskellige sammensætninger hvor der er en

vinder en ordre over for en statslig virksomhed med andre ord skal det blive nemmere at være virksomhed og der skal være mindre bureaukrati det skal give en mere effektiv proces og det skal også give nogle lavere transaktionsomkostninger det er nogle af de ting som der lægges op til der er sådan som fru karin gaardsted jo sagde

er ikke særlig glad for eu i det hele taget men det er jo altså sådan at når

et direktiv som kan være til fordel både for danske forbrugere og danske virksomheder så stemmer vi selvfølgelig også for det i dansk folkeparti så vi kan støtte

tak for det

genfortælle hvad det reelle indhold er i direktivet

sørget for at fakturering for vores virksomheder

foregår elektronisk det har vi en god dansk standard til og den holder vi naturligvis fast i men vi sørger med lovforslaget for

vinder ordrer i udlandet

danske virksomheder der vinder udbud i udlandet ikke skal til at bekymre sig om forskellige systemer i de enkelte lande

vi sørger selvfølgelig også for at danske myndigheder

det er jo med til at sikre en bedre konkurrence og det er vi grundlæggende rigtig store tilhængere af altså at åbne det europæiske marked for elektronisk samhandel endnu mere

giver sådan set rigtig god mening

på tværs af eu medlemslandene i liberal alliance hilser vi forslaget velkommen det er positivt at man vil standardisere faktureringen i eus indre marked det vil skabe bedre konkurrence og en øget tilgængelighed ved offentlige udbud samt skabe mere effektive processer og reducere transaktionsomkostningerne det er altid enormt positivt når vi fra politisk hold kan være med til at lette arbejdet for både det private erhvervsliv og for det offentlige

et punkt som dette at et tæt europæisk samarbejde med nogle fælles standarder giver rigtig god mening ordningen er frivillig for det private erhvervsliv

eu retten er det så bare standard hos os i alternativet at vi så siger

vi vende det og så presse på for en europæisk løsning jamen indtil videre

stået på talerstolen og haft et lovforslag der havde et gøre med et fælleseuropæisk initiativ hvor vi

standardiserede ordninger når vi handler på tværs af grænserne og det eneste jeg kunne ønske der stod noget om var

her ikke om men det grønne element vil jeg næsten altid forsøge at få ind ligesom jeg gerne vil tale højt om at eu er godt for os og hvis der er nogle elementer her hvor man kunne sige hvad med de helt små forretningsdrivende er der nogen så ikke kan lave udbud når det foregår på den her elektroniske måde

må skubbe på fra offentligt hold og hjælpe

udgangspunktet er vi entydigt positive

gør det så let som muligt for virksomheder at handle med det offentlige og vi mener også det

udmærket at det ikke forpligter private virksomheder idet de fortsat vil kunne anvende de eksisterende standarder det gør det også lettere at handle på tværs af grænser i eu der er

er afhængige af eksporten til eu så vi synes det er en rigtig god idé at eu nu er kommet med et direktiv der gør denne handel lettere for de danske virksomheder der som flere ordførere før mig har nævnt jo er enormt elektroniske allerede

noget der gerne skulle gavne danske virksomheder ikke mindst de mange der handler med med vores kollegaer i

fakturering ved offentlige udbud og at vi skal have en fælles europæisk standard

rigtig god mening derfor er der ikke så meget

man ikke sige nok at der altså er et mismatch imellem at vi er verdens mest digitaliserede land og at vi ligger på en fire og tredive plads når det kommer til sikkerhed i it systemer og i vores digitaliserede systemer jeg tror at vi alle sammen er enige om at det

tilfredsstillende og at der er nogle risici

innovationsministeren er er på sagen det er noget vi alle

det er ikke rimeligt at vi digitaliserer løs det er rigtig godt men så ikke også kan love borgere og virksomheder at

deres data er sikre sf støtter og jeg skulle hilse fra enhedslisten og sige

at handle på tværs af eu landene i forbindelse med offentlige udbud i dag er det sådan at landene i eu

har udviklet tekniske løsninger som ikke umiddelbart arbejder sammen

dermed bliver det også vanskeligere for virksomhederne at byde ind på offentlige udbud og det mindsker også virksomhedernes retssikkerhed med lovforslaget bliver det nemmere at bruge elektronisk fakturering på tværs af eu landene og dermed bliver det også lettere at

det betyder at transaktionsomkostningerne bliver reduceret hvilket jo alt andet lige lige også betyder at det offentlige får nogle bedre priser

desuden en udmøntning af et eu direktiv hvilket betyder at reglerne kommer til at gælde i alle eu

vil det også gavne danske virksomheder og deres transaktionsomkostninger vil også blive reduceret når de byder ind på opgaver i andre eu lande

også det er vigtigt at understrege at forslaget ikke vil stille krav til virksomhederne om

vil det heller ikke påføre virksomhederne øgede

mener vi at frihandel og færrest mulige handelshindringer herunder selvfølgelig også tekniske er en fordel for danmark danmark er en lille og åben økonomi og derfor har vi store fordele af samhandel samhandelen gør både danmark og eu markant rigere

måske håbet på noget mere mindeværdigt

lovforslag om elektronisk fakturering ved offentlige udbud

udmærket lovforslag som jeg er glad for opbakningen til fra ordførerne og

de kommentarer der er kommet

jo ikke noget nyt for os i danmark vi har siden to tusind og fem stillet krav om e fakturering når man handler med det offentlige lovforslaget her implementerer eus direktiv om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige udbud i dansk lov lovforslaget stiller krav om at danske offentlige myndigheder indkøbscentraler og ordregivende enheder skal modtage og behandle elektroniske fakturaer efter den europæiske standard danske offentlige myndigheder har i mange år anvendt e fakturering og lovforslaget

medføre store ændringer for det offentlige i danmark

skal anvende den europæiske standard når de sender elektroniske fakturaer de kan fortsat gøre brug af den danske fakturastandard da lovforslaget kun stiller krav til offentlige myndigheder virksomhederne vil derfor ikke have øgede omkostninger ved lovforslaget da de ikke pålægges omstilling til den europæiske standard for de virksomheder som handler med andre europæiske myndigheder vil det dog være en fordel at anvende den europæiske standard da der vil kunne faktureres på samme måde i hele eu ligesom det har været tilfældet i den offentlige sektor

vil der for erhvervslivet være store besparelser at hente ved at øge anvendelsen af elektronisk fakturering det er en vigtig del af at digitalisere og dermed effektivisere hele udbuds og indkøbsprocessen hvilket flere interessenter har peget på i deres høringssvar det næste naturlige skridt er at standardisere elektroniske ordrer og kataloger for at effektivisere processen yderligere og derfor prioriterer regeringen arbejdet med udviklingen af europæiske standarder på dette område

et stort skridt i udviklingen af en bedre og mere teknologisk tidssvarende måde at håndtere

fordel for virksomhederne og giver bedre mulighed for handel på tværs af grænser jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget i udvalget

skal modernisere og harmonisere de enkelte medlemslandes varemærkesystemer og eu

der sker en forenkling og flere love på området bliver lagt sammen alt sammen til gavn for forståelsen og for retssikkerheden og det er også en lettelse for virksomhederne varemærker anvendelse

varer eller tjenesteydelser og lovforslaget omfatter også ændringer som ikke er en direkte følge af direktivet med lovforslaget

vil det ikke længere være et krav for registrering af et varemærke at varemærket skal gengives grafisk men blot på en passende måde således at varemærkerettighedens indhold kan fastslås klart og præcist og det er der

kan vi være sikre på at man kan beskrive det når vi nu hidtil har skullet vise det grafisk ved knopskydning

er der gennem årene kommet en lang række rettigheder som

disse bliver nu justeret så de afspejler praksis ved eu domstolen og lovforslaget giver endvidere mulighed for at en rettighedsindehaver vil kunne forhindre at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed og der sker en forenkling og harmonisering af den struktur der ligger bag ansøgningsgebyrer så en ansøgning fremover som udgangspunkt omfatter én vare eller tjenesteydelsesklasse mod tidligere tre klasser ud over varemærkeloven

omhandler lovforslaget også en bemyndigelse i gassikkerhedsloven til at fastsætte nogle straffebestemmelser og endelig indføres der nye bestemmelser om overførsel af gebyrindtægter fra patent og varemærkestyrelsen til nævnenes hus i viborg

på glimrende vis fortalt om nogle af de ting som det her lovforslag indeholder formålet med lovforslaget er jo som sagt at modernisere reguleringen af varemærker og den måde som de

registreret og styret på og bliver godkendt på i danmark

en søgningsrapport der indeholder eksempelvis identificering af ældre registrerede varemærker som ansøgeren eventuelt kan komme i karambolage med og krænke i forbindelse med ansøgningen om sit nye varemærke mod et ekstra gebyr vil man så også kunne få udarbejdet en nærmere begrundet søgningsrapport som især vil kunne gavne mange af de små og mellemstore virksomheder

rundt i de her lovgivningsprocesser

selvfølgelig er bange for at komme i konflikt med andre registrerede varemærker som fru karin gaardsted også var inde på

er tale om kopiproduktion

flere lande og der er det jo en god ting at vi med det her lovforslag og de ændringer der kommer netop får mulighed for at at gøre en indsats i forhold til de ulovlige varer som kommer i transit i

dansk toldområde

ændringer tilpasninger som gør at den gældende varemærkelovgivning

i danmark vil komme op på et højere niveau og hvor vi også er i stand til bedre at honorere de krav man forventer

internationalt marked og på et oplyst grundlag og så er det jo

især de små og mellemstore virksomheder vil

komme til at stå bedre i forhold til at få undersøgt og belyst deres mulige

et kvalificeret niveau så

grænserne i europa det gør os alle sammen rigere

forslaget implementerer eu direktivet der skal give både rettighedshavere og toldmyndigheder bedre redskaber

at gribe ind over for varemærkeforfalskede produkter inden de bringes i handel

når der skal være frihandel og lige vilkår

en ordentlig beskyttelse af sine varemærker så det man har opnået rettighed til er

også mulighed for en bedre indsats i forhold til eksempelvis at kunne gribe ind over for varer der er i transit

moderniseret reguleringen og harmoniseret de nationale varemærkesystemer i alle eu lande så det bliver mere effektivt og brugervenligt også

der jo en vis teknologisk udvikling og det tages der højde for med lovforslaget ved at

at nu kan man også få en registrering af eksempelvis

producenter jo også gør brug af så når man hører en reklame

kender man virksomheden på lyden på lyden

rettigheder og det har man allerede mulighed for men nu bliver det altså præciseret at det er lidt nemmere uden at man skal til at indsende et større nodehæfte ansøgningsstrukturen bliver også

andre allerede har redegjort for

hvis nogle andre registrerer et varemærke man er uenig i

skal det andet varemærke være registreret først og først derefter kan man indlede en sag der bliver der altså nu mulighed for at man kan gøre indsigelse mod

i processen inden registrering finder sted og den bestemmelse sammen med muligheden for at lave sådan

en søgning på ældre og eksisterende varemærker skulle

jeg tror at vi alle kender mange eksempler på hvor

juridisk slagsmål kan blive og hvis man nu

man ved at bevæge sig ud i noget der kan give problemer så kan man håndtere det

set igen med til at sikre at måske særlig små og mellemstore virksomheder som registrerer varemærker kommer lidt lettere igennem med det der er også en bestemmelse omkring ændringer i gassikkerhedsloven det er der ingen grund til

bruge yderligere tid på grundlæggende som andre har sagt er det et ganske fornuftigt lovforslag som er med til at sikre at noget af det der egentlig er vigtigt i forhold til at markedet fungerer godt er at folk der udvikler produkter og opbygger et varemærke og registrerer

og hele reguleringen omkring

det får altså en tiltrængt

og effektiv beskyttelse af varemærker må foregå på et internationalt niveau danske designere ville eksempelvis være umådelig dårligt tjent med at man kun kunne beskytte sit varemærke i danmark eller at varemærkesystemerne er så forskellige at det er besværligt og dyrt at håndhæve sine rettigheder man kan bemærke at implementeringen

er direktivnær at høringssvarene grundlæggende er positive og at ministeriet har lyttet til ønsker om præciseringer med videre det er en rigtig god lovproces og liberal

min ordførerkollega her lige før sagde at det var direktivnært

når vi sikrer copyright og varemærkebeskyttelse rigtig rigtig

noget innovation der går fløjten fordi der faktisk er nogle der ikke har mulighed for

en fornuftig måde eller vi får lavet nye initiativer fordi der er nogle store spillere der sidder for tungt på varemærkerne men vi er altså entydigt for

ud lige nu lovforslaget men

fundet ud af hvordan gassikkerhedsloven passer ind i lovforslaget så vi

måske først klar til at sige helt endeligt ja ved andenbehandlingen men vi

købt kaffe hos buckstar coffee eller

kan det være at man har været inde i en af de her butikker med de små kaniner

varemærke lånt ud til samtlige typer mærkelig mad alle steder i verden og det er klart

diskutere varemærker herfra og til den anden ende men det giver altså rigtig god mening i den verden vi lever i i dag at vi også beskytter varemærkerne og at vi også gør det på europæisk plan så vi står

stærkere sammen for det er jo nu engang stærkere at

står samlet mod de større spillere på det her område så selv om jeg er sikker på at dolce banana laver noget rigtig lækkert tøj og isen hos

så er det jo altså en god idé at passe på varemærkerne så vi kan

der er nogle yderligere ændringer af det der følger

se på det her forslag altså umiddelbart

ikke ud som om det ændrer

så meget ved status quo

er det her med varemærker jo et

skal folk selvfølgelig have retten til deres egne produkter til de ting de de har produceret som de har fremskaffet via forskning

og hvad det nu kan være på den anden side ser vi jo også mange eksempler

at hive mindre virksomheder i retten i årevis i forskellige juridiske slagsmål

ikke redegøre for vores stilling i dag det vil vi gøre

også hilse fra enhedslisten og sige at de har det på samme måde så de vil også redegøre for deres

eu direktivet som flere af de foregående ordførere ændringerne skal blandt andet sikre et effektivt og brugervenligt registreringssystem som er tilpasset brugernes behov og den teknologiske udvikling fremover vil der for eksempel ikke blive stillet krav om at varemærket skal kunne gengives grafisk for at kunne blive registreret ligesom der også vil blive indført regler som generelt understøtter digital kommission det konservative folkeparti støtter ændringerne af varemærkeloven vi mener der er behov for at reglerne moderniseres og tilpasses den digitale kommunikation som er helt central for udviklingen i dag

nogle utidssvarende utidssvarende krav til virksomhederne af høringssvarene fremgår det også at der er stor opbakning til denne tiltrængte

tilpasse systemerne efter virksomhedernes behov så systemerne understøtter lavere omkostninger

en strømlining af varemærkebeskyttelsen på tværs af eu landene vil også være med til at øge konkurrencen og effektiviteten og at reducere omkostningerne og ikke mindst

af kampen mod snyd og kopivarer det ser vi selvfølgelig også positivt på i det konservative folkeparti

andet spændende lovforslag som handler om

gerne sige tak for indlæggene i debatten og den

lovforslaget er jo primært en gennemførelse af et eu direktiv om indbyrdes indbyrdes tilnærmelse af

det gennemfører vi via en ændringslov som er tekstnær i forhold til direktivet for at reducere risikoen for

formålet med direktivet er at modernisere reguleringen af varemærker og at harmonisere de nationale varemærkesystemer og eu varemærkesystemer lovforslaget indeholder ligesom direktivet også forretningskendetegn der i dag er omfattet af fællesmærkeloven derfor foreslås fællesmærkeloven ophævet som selvstændig lov hovedparten af lovforslaget er som sagt en gennemførelse af direktivet

også foreslået nogle enkelte ændringer på baggrund af ønsker fra brugere af

lovforslaget som ligger ud over direktivet er kommet frem på en række brugermøder afholdt

forberedelsen af lovforslaget hvor repræsentanter for erhvervsorganisationer rådgiverbranchen virksomheder og universiteter har deltaget eksempelvis kan nævnes at reglerne om stiftelse af varemærkeretlig brug er blevet præciseret derudover er omfanget af patent og varemærkestyrelsens undersøgelser som led i ansøgningsbehandlingen ændret

for fremsættelse af indsigelser er rykket til før registreringen af varemærket og der introduceres valgmuligheder i

til styrelsens søgningsrapporter en vigtig ændring med lovforslaget er at det ikke længere vil være et krav

i stedet gengives på en passende måde under anvendelse af almindelig tilgængelig teknologi som for eksempel giver mulighed for som herre torsten schack

ved at man behøver at skrive det ned på noder sådan som man skal i dag og det virker jo unægteligt lidt mere moderne at vi kan gøre det på

for at styrke varemærkebeskyttelsen og bekæmpe forfalskning mere effektivt

indeholder lovforslaget også en bestemmelse om at en rettighedshaver vil kunne forhindre

varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed så hvis der befinder sig en masse falske

så kan vi stoppe dem fra

det foreslås også at strukturen for ansøgningsgebyrer bliver harmoniseret i

ansøgning fremover kun omfatter én kategori af varer kaldet vareklasser mod tidligere tre formålet med den ændring er at hindre opfyldning af

med unødvendigt omfattende registreringer inden et varemærke registreres udarbejder patent og varemærkestyrelsen en søgningsrapport der identificerer ældre registrerede varemærker ansøgeren risikerer at

mod et gebyr mulighed for at få en nærmere begrundet søgningsrapport så

man får en sådan helt generel søgningsrapport den mulighed

vil navnlig gavne de små og mellemstore virksomheder som har et ønske om at modtage yderligere information om årsagen til at det ansøgte varemærke risikerer at krænke

for uforvarende og bekostelige krænkelsessager vil herved blive mindre og ansøgeren vil have et bedre grundlag for at søge assistance hos professionelle rådgivere der bliver også indført en mulighed for helt at vælge søgerapporterne fra derved kan der opnås en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling hvilket har været efterspurgt af nogle af de professionelle som arbejder med ip rettigheder der eksisterer allerede en lignende fast track ordning ved

mulighed for at fastsætte en straf for overtrædelse af europa parlamentets og rådets forordning om apparater der forbrænder gasformigt brændstof som den forordning hedder og nej det har ikke særlig meget med varemærkelovgivningen at gøre

det ind her i loven og vurderer i øvrigt at det er relativt ukontroversielt der er en ting mere som heller ikke har noget særligt med

vi også får overført nogle gebyrindtægter fra patent og varemærkestyrelsen til nævnenes hus

at patentklagenævnet er flyttet til

håber der bliver en god og konstruktiv debat under udvalgsarbejdet og

sf og enhedslisten kan få svar på de spørgsmål som de måtte have brug for vi står selvfølgelig også til rådighed

klimaforandringerne gør arktis mere og mere tilgængeligt det være sig inden for sejlads inden for fiskeri inden for udnyttelse af naturressourcer turisme og så videre ambitionen har været heldigvis på tværs

at arktis skal blive ved med at være et lavspændingsområde hvor de konflikter der er bliver løst på fredelig vis den fremlagte redegørelse

beskriver faktisk på udmærket vis det internationale samarbejde der finder sted om arktis og de forskellige områder som der samarbejdes om

den eneste substantielle tilføjelse som som jeg vil

kina deres første arktisstrategi hvor det slås fast at

efter kinesernes opfattelse som en afgrænset region

op til de arktiske stater at fastsætte regler og normer for området kina har også en rolle

siger de selv når det kommer til forskning sejlads udvinding af ressourcer fiskeri udlægning af kabler og rørledninger og så videre

i forhold til hvordan tonerne har været tidligere helt nyt og meget mere offensivt fra kinesisk side en af de andre store aktører russerne har over de seneste år

eller er i øjeblikket i gang med at planlægge at åbne

arktiske militærbaser fra den kolde krigs tid

på øen alexander i øgruppen franz josef land hvor der er opført en fjortentusind

selvfølgelig amerikanerne hvor vi i forlængelse af

det amerikanske forsvarsministerium måske lidt overraskende

og meddelte sig parat til at

og muligvis investere i grønlandske lufthavne

fordi det illustrerer det som der sker i det arktiske område i øjeblikket nemlig at nogle af de store aktører tager skridt som risikerer at øge spændingen

ikke stemme om noget men men jeg synes der er grund til at opfordre regeringen til at have et særligt fokus på

der kan jo ikke være to meninger om at interessen for arktis vokser verdens stormagter vil ind i arktis og udnytte de nye muligheder der er for at tjene penge men ikke alle har den nødvendige forståelse for naturen og menneskerne i arktis

det meget vigtigt at kongeriget har en stærk stemme i det arktiske samarbejde

arbejde for at udvikle arktis er bæredygtigt

gavner de folk der bor deroppe isen smelter om sommeren og ishavet er stort set uden is

i arktis heldigvis er de arktiske kyststater nu blevet enige om og har underskrevet en aftale om at der ikke skal fiskes i ishavet før vi er sikre på hvor stor fiskebestanden er og før vi er sikre på at fiskeriet i det hele taget er

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi prioriterer arktis højt

den sætter særlig fokus på økonomisk udvikling til gavn for befolkningen i grønland og på færøerne

er medlem af arktisk råd

det kun naturligt at regeringen gør mest muligt for at varetage det grønlandske og færøske folks interesser i arktis jeg glæder mig også over at interessen for arktis er stor og

ny udvikling som kan gavne befolkningen i området det er der brug for

de store muligheder i arktis

at mange aktører som vil ind i arktis ikke har forståelse for hvor stor risikoen rent faktisk er

at krydstogtskibene sejle to og to i

krav så de kan tjene et par håndører mere på en eksklusiv tur til verdens top men spørger du arktisk kommando som står med ansvaret for sikkerheden og skal rykke ud når ulykken er ude siger de ligefrem at der ikke er mulighed for at redde passagererne fra et synkende krydstogtskib med op til tre tusind sjæle om bord

er ikke uden grund at der skal stilles store krav til alle aktører

vil drive erhverv i arktis

en af de mange forskellige brancher som har store planer for arktis og vi skal stille store krav ligesom der skal tages højde for de ekstreme vejrforhold og den sårbare natur der er i arktis forsvaret står for danske del af opgaveløsningen i arktis hovedopgaven er selvfølgelig

andre opgaver i arktis det er redningsaktioner fiskerikontrol miljøovervågning

i december to tusind og seksten indgik vi en aftale med regeringen om at styrke forsvarets fremtidige opgaveløsning i arktis forsvarets opgaveløsning er styrket på mange områder gennem de senere år men da der er stigende interesse

vi nødt til at gøre endnu mere for at styrke vores indsats på området det gælder også indsatsen med at forbedre forholdet omkring land og søkortlægningen hvor der stadig er langt igen før vi er i mål

også lægges en stor indsats for

står kongeriget danmark med et stort ansvar for at sikre at mennesker og natur kan gå hånd i hånd

vil arktis det godt og som får mulighed for at arbejde i en region men også

at sikre at udviklingen kommer dem til gode som bor der vi har

sikre kongerigets interesse i arktis uanset om det gælder fiskeri miljø råstoffer eller turisme og vi har en forpligtelse til

ro og orden i arktis

vil det gode og med den nødvendige respekt for naturen får adgang til arktis det må være dansk folkepartis folketingets og regeringens pejlemærker

har man jo observatører med fra så eksotiske steder som brasilien tyrkiet singapore og

måske ikke lige det man forbinder med arktis

jeg blev opmærksom på hvor stor interessen egentlig

eftersom der er større og større interesse for arktis og dets muligheder og ordføreren siger også at der er en del lande som

udviser stor interesse for at tjene penge i området

og japan skal sælge varer i europa

man kunne spare fyrre procent af transporten ved

at kineserne så på mange andre måder er begyndt at

spille med musklerne og i særdeleshed

penge ud over hele verden er jo heller ikke nogen hemmelighed og det er muligvis en af årsagerne til at de også nu aktivt går ind og siger at de føler sig som en naturlig del af arktis

jeg gang der har været andre lande som har udvist større interesse i grønland og vil være med til

sikkerhedspolitisk spørgsmål der spiller en rolle her det er der jo også i den her sammenhæng hvor amerikanerne udviser interesse direkte

at de er en del af det de løser mange opgaver for os

synes jeg at amerikanerne på alle mulige måder er en helt naturlig del af det og har jo også på alle mulige måder været et skjold for den grønlandske befolkning i mange år så har der selvfølgelig været masser af eksempler på at at de har været lidt lemfældige med med miljøet og så

samtidig ser vi jo også at der sker en oprustning

sige til stede i grønland

kinesiske statsskibe også er det det hørte vi da vi var

halvanden måneds tid siden jeg synes at et aspekt som vi måske ikke snakker så meget om

i folketinget i hvert fald ikke i grønlandsk eller

noget af det som vi blev gjort opmærksom på hos arktisk kommando

og kinesiske skibe er der sådan set en risiko for

grund af de her søkabler som vi har i grønland er det noget som vi

være mere opmærksom på i folketinget

laver sådan nogle angreb gør det jo typisk fordi de ikke vil en det godt eller i hvert fald

i besiddelse af nogle

oplysninger som som de egentlig ikke burde have

vi kan bare se her i huset hvor mange tiltag der er gjort

er det jo over hele verden derfor er det klart at

et sted vi skal have fokus på og det tror jeg også vores allierede og samarbejdspartnere

miljøet og naturen i i arktis vi snakker om forsvar og sikkerhedspolitik alle de her andre ting

helt oplagt område at fokusere mere på

noget af det der bliver peget på er jo en arktisk forskningshub det synes jeg i hvert fald er rigtig interessant

forske og og finde ud af hvad det egentlig er der rører sig

vi kunne da sagtens se os i at at man satte meget mere massivt ind

er jo et højt prioriteret udenrigspolitisk område for danmark og rigsfællesskabet

for selv om arktis for tiden er en af de mere anonyme geopolitiske scener skal man ikke tage fejl af eventuelle konflikter i området eller mulighederne for det derfor skal det understreges hvor vigtigt rigsfællesskabet er i arktis og vores stemme står langt stærkere når vi

særlig rusland skal vi være opmærksomme på vi

kineserne og med de seneste års stigende aggressive udenrigspolitik fra for eksempel

en eventuel intensivering af konfliktniveauet i arktis med stærk bekymring i danmark har vi oplevet krænkelser af vores eget luftrum samt militære øvelser tæt på vores grænser

for eksempel set sig nødsaget til at øge deres forsvarsbudgetter

værnepligten på grund af putins adfærd også her i norden derfor skal vi også være på vagt over for øget russisk militær aktivitet i det arktiske område og det kan få os til at spørge os selv om vi så skal

militære tilstedeværelse i arktis uden selvfølgelig på nogen måde at medvirke til

eskalere en militarisering af området

sammen i rigsfællesskabet vi står sammen i det arktiske og det vil vi selvfølgelig ikke lade os presse ud af til trods for udfordringerne med rusland har det heldigvis været muligt at samarbejde om arktis i et såkaldt spor for sig og finde løsninger ad de veje rigsfællesskabet ønsker et stærkt samarbejde med alle arktiske lande og derfor glæder det mig at vi

med usa canada norge og rusland samt kina japan eu sydkorea og island har indgået en aftale om fiskeri i arktis og der skal det være helt klart at der

påbegyndes fiskeri i området uden et tilstrækkeligt videnskabeligt og dermed også bæredygtigt grundlag danmark deltager aktivt i arktisk råd og det er her at forholdene mellem staterne i høj grad håndteres særlig på

for at økosystemerne i arktis

sårbare så er det også vigtigt som

vi har et beredskab klar i tilfælde af at er behov for det det kan være olieudslip eller det kan være ulykker eller

højere risiko

behov for et beredskab i kraft af de øgede aktiviteter og selvfølgelig

i kraft af klimaforandringerne der har gjort arktis mere farbart for skibe og det samme gælder selvfølgelig også behovet for søredning der især

aktuelt med det stigende antal krydstogtskibe

samlingspunkt for kystnære lande

af arktis ikke eskalerer for med de seneste års mere aggressive opførsel som jeg har

er det vigtigt at vi er opmærksomme på dette

beklageligt at eu for eksempel ikke engang har observatørstatus i arktisk råd det er imod vores interesser at eu ikke kan deltage på lige fod med eksempelvis

kina og indien der har observatørstatus men heldigvis

er det samlede rigsfællesskab en stærk stemme i udviklingen i arktis

med færøerne og grønland i arktis så vi arbejder sammen

hvilke risici og spændinger ser venstre i det arktiske

kan vi sige at udøve deres interesser i området og det skal vi selvfølgelig være på vagt over for men det skal vi da selvfølgelig helst håbe at løse på en fredelig facon som jeg også har markeret i ordførertalen igennem et

en anden ting er eus observatørstatus

i arktisk råd hvad er det danmark skal gøre for at sikre at eu

mulig observatør i

dialogbaseret facon arbejder for at fremme de her synspunkter som jeg så også har markeret i i ordførertalen

tak for ordet og også tak til udenrigsministeren for den meget flotte og som altid meget grundige redegørelse på baggrund af redegørelsen mener jeg nu at det må stå lysende klart for os alle her i salen

uden for salen at samarbejdet i den arktiske region aldrig nogen sinde har været vigtigere

men også for at sikre økonomisk vækst i regionen og de to ting er svære at adskille hvis der ikke er politisk og sikkerhedsmæssig stabilitet i arktis

kan vi jo bestemt heller ikke forvente at private virksomheder eller turister

skulle kunne lægge deres penge i regionen derfor skal vi fortsat styrke samarbejdet ikke

kyststater men så sandelig også internt i rigsfællesskabet

den forbindelse vil jeg så gerne starte med at rose regeringen for netop at have meget fokus på at styrke samarbejdet i regionen blandt de initiativer regeringen har taget kan nævnes

samarbejdsaftalen med grønlands selvstyre om beredskabet som betyder at grønland nu kan anmode beredskabsstyrelsen i danmark om assistance ved ulykker og katastrofer sidste sommer så vi jo faktisk hvor vigtigt det kan være

fungerer i grønland da tsunamien ramte vestkysten

er grønlænderne nu bedre rustet til at kunne håndtere en sådan situation hvis man skal tiltrække private investeringer til de arktiske egne herunder jo også grønland

må virksomhederne selvfølgelig også kunne føle sig trygge i det smukke men

til tider også ret barske landskab der er i den del af verden og være forvisset om at skulle uheldet være ude ja så er hjælpen faktisk også lige på trapperne det samme gælder jo selvfølgelig

skal besøge såvel grønland som den arktiske region de næste mange år blandt andet derfor er samarbejdet internt i rigsfællesskabet også så vigtigt så der kan skabes økonomisk vækst blandt andet i grønland men skal man tiltrække private investorer skal infrastrukturen være på plads

regeringen har tilkendegivet at danmark nu er klar til at medfinansiere de store ambitioner selvstyret har

af lufthavne i grønland også internationalt er det som sagt vigtigt med arktisk samarbejde

og og også her holder regeringen om jeg så må sige

slæden i sporet blandt andet i forbindelse med at tiåret for ilulissaterklæringen er blevet genbekræftet danmark og de øvrige arktiske kyststater imellem og der er støtte til den erklæring som om noget nok er fundamentet for det fortsatte internationale samarbejde i regionen for ganske nylig underskrev grønland og færøerne så på vegne af rigsfællesskabet en aftale om fiskeri i den såkaldte arktiske højsø med de øvrige arktiske

kyststater samt island eu kina japan og sydkorea den aftale er enormt vigtig i forhold til at sikre en eventuel fremtidig udnyttelse af fiskebestanden i arktis og at den bliver bæredygtig og et fremadrettet tæt samarbejde partnerne imellem skal sikre at aftalen overholdes og forebygge ulovligt fiskeri

men i den her sammenhæng kommer vi så nok heller ikke uden om at tale om den russiske tilstedeværelse i arktis

senere år har rusland jo så tilsyneladende genåbnet flere arktiske militærbaser som ellers har været lukket

siden afslutningen af den kolde krig senest har vi set en udvidelse af en landingsbane på alexandra ø som

nordøstkyst med udvidelsen af en russisk base på den vis

militære kampfly og transportfly

beretning om forsvarets forudsætninger for at løse sine opgaver i arktis den har jo blandt andet konkluderet at flådens fartøjer i arktis ikke har det nødvendige udstyr eller

tilbage fra januar i år bekræftede arktisaftalen fra to tusind og seksten om at styrke indsatsen i arktis og derfor vil liberal alliance bestemt også følge meget nøje med i udviklingen i forsvarets opgaveløsning i arktis og naturligvis være med til at holde regeringen op på at forsvaret lever op til målsætningerne i arktisaftalen

glæder jeg mig over det stærke samarbejde der er i arktis både inden for rigsfællesskabet og internationalt det er afgørende for at sikre den politiske stabilitet der skal til for at kunne skabe økonomisk vækst og fremgang i regionen

vil jeg gerne henlede alles opmærksomhed på at det jo fra flere sider senest vist i øvrigt med regeringsdannelsen tilbage i to tusind og seksten at danmark måske med fordel kunne udpege en minister for arktisk samarbejde på samme vis som vi jo i dag har en minister for nordisk samarbejde og hvem ved måske er det så sidste gang vi har den her redegørelsesdebat med udenrigsministeren efter næste folketingsvalg kan det jo være at den ære tilfalder en helt ny minister for

hvert fald noget som vi fra inuit ataqatigiits side synes lyder rigtig rigtig spændende

selv tidligere foreslået en arktisk minister

er der blevet gjort en række tiltag fra regeringens side i forhold til at styrke sikkerheden i i arktis ikke mindst i det forsvarsforlig

jo en en bred palet kan man sige af folketingets partier som har støttet op om de initiativer som vi har peget på fra fra ias side så det er rigtig rigtig positivt med det gode samarbejde på

det område hvis man så kigger på

hvor jeg repræsenterede folketinget sammen med min færøske kollega herre sjúrður skaale

her snakker vi både om klimaforandringer men vi snakker også om økonomisk udvikling

mulighed for også at reflektere lidt over

kontrast imellem det der bliver talt om fra regeringens side

også folketingets partier generelt har fokus på mange af de emner der

jo mange ting man kan lægge vægt på og man kan lægge mere eller mindre vægt på det ene og det andet

som som spørgeren måske lagde mærke til

udvikling i arktis forbindelsen mellem økonomisk udvikling og politisk stabilitet

er noget af det jeg i hvert fald lægger meget vægt på i den tilgang jeg har

et kæmpestort ansvar i forhold til at skabe skabe økonomisk udvikling

men der er jo en arbejdsgruppe under arktisk råd som netop kigger på

kan se på nogle sådan lidt alternative løsninger i forhold til at styrke digitaliseringen i i arktis

vi er ikke særlig mange der bor i arktis

vi nødt til at tænke i andre baner end kun kommercielt

satellitområdet eller andet i forhold til

skabe en øget digitalisering det er måske et område som

helt ind i det hvad det angår men

alle andre områder i arktis

mellem de arktiske stater hvis man skal

i forskellige grader og forskellige lande

underskrev en aftale tilbage i to tusind og otte som siger at ilulissaterklæringen er den erklæring som alle arctic

og andre lande skal respektere

at anvende termen oprustning om der er tale om oprustning eller ej

jeg måske lade mere forsvarskyndige om

blandt andet med som jeg også nævnte i min ordførertale

udvidelse af en russisk landingsbane

som kongerige og som rigsfællesskab være meget opmærksomme på i

som jeg også lagde vægt på i forhold til forsvarets opgaveløsning skal

på de politiske aftaler der er arktisaftalen som er blevet genbekræftet i

sådan at vi også i danmark i hvert fald er i stand til at løse de opgaver som vi politisk har aftalt skal løses

lufthavne i grønland ser ordføreren det som en øget aktivitet fra amerikanernes side en anden ting ordføreren ønsker en

specifikt lave ud over hvad udenrigsministeren gør i dag

kunne være i og med at det er blevet anbefalet fra flere sider blandt andet også

minister for arktisk samarbejde det vil jeg jo selvfølgelig lade være helt op til en kommende statsminister når der skal dannes en eventuel ny regering efter

ordfører er under fremrykning hertil

senere derfor er vi nået til herre martin lidegaard som ordfører for det radikale

den udvikling der er i det arktiske område er noget af det der er med til at gøre kongeriget danmark til mere og andet end en småstat de klimaforandringer der kommer de aftaler der er lavet gør at vi over hele kloden bliver betragtet de valg vi tager både i dag og for fremtiden bliver studeret nøje fordi det arktiske område vil have så utrolig stor betydning

starte med at sige at hvis der er en ting jeg

jeg ikke fik gjort som udenrigsminister og som jeg derfor vil give

så er det uanset om man kalder det en udenrigsminister eller en arktisk minister eller hvad fremtiden bringer rent ressortmæssigt på det område

vi får styrket udenrigsministeriet på det arktiske

at et område og et tema der har så vidtrækkende konsekvenser

håndteret af så forholdsvis få mennesker meget dygtige mennesker bevares det er ikke for at underkende det arktiske kontor i udenrigsministeriet

få mennesker i betragtning af hvor utrolig store ting vi tumler med nu er der jo faktisk tegn i sol og måne på

vores arktiske indsats det gælder som mange har været inde på hele det sikkerhedspolitiske felt fra redning af

til egentlig tilstedeværelse det gælder jo hele

hvad skal vi kalde det affæren omkring hvordan territoriet skal deles i polarhavet ilulissaterklæringen som lykkeligvis er blevet genbekræftet og tillykke til udenrigsministeren med det men det er jo kæmpestore spillere vi har gang i her

det eneste kongerige som er medlem af både nato eu og arctic

i hele verden der er måske skulle vi

alvorligt når det handler om klimaet er vi også her en stormagt det er jo i grønland at de væsentligste målinger af klodens forandringer på

vi er en stormagt når det handler om klimaforskning

de største ting vi bidrager med i verdens vurdering af hvor meget og

bliver begået af både danske og grønlandske og færøske og mange andre forskere og specialister også det kalder på øget koordinering og styrkelse så er der endelig hele det økonomiske område flere har været inde på blandt

behovet for digitalisering og infrastruktur i enhver forstand i grønland danmark har valgt

engagere sig mere aktivt i infrastrukturen med lufthavnene det bifalder vi meget fra radikal side vi har også nu gang i en ny erhvervsfond der skal skubbe til udviklinger i alle dele af rigsfællesskabet

gøre det klogt og også gøre det på en

hvordan får vi andre aktører ikke mindst europæiske aktører til at bidrage til de mange private investeringer der skal foregå det er også noget der kræver diplomatisk knofedt og taler for større ressourcer

i det her jeg tror at de vil komme mangefold igen bare for at foregribe

og magt i den nordlige del af kongeriget tværtimod

en større udenrigspolitisk uafhængighed så tror

facilitere den vej uanset hvordan man vælger

dagens opfordring til regeringen at man kraftigt overvejer bemandingen på det her område

hvordan man kan integrere det i de mange andre politikområder som trænger sig på uanset om det er den traditionelle udenrigs og sikkerhedspolitik om det er den europæiske dagsorden eller så mange

har her for ikke så lang tid siden nævnt at vi er nødt til

retænke den måde vi fører udenrigspolitik på også når vi snakker grønland

ordførerens ønske om at der bliver skruet lidt op for kompetencerne og ressourcerne i i udenrigsministeriet

set med grønlandske briller kan jeg også godt være bange for at der kan ske en skævvridning for det

set den samme diskussion vi havde

og vi kan jo risikere at der i virkeligheden kommer til at sidde flere i udenrigsministeriet på arktisdelen end der egentlig gør i udenrigsdirektoratet i

mellem grønland og danmark og at man på den måde var med til at klæde nogle

grønlandske embedsmænd bedre på

embedsfolk i udenrigsministeriet en større forståelse for grønland

skruer op både i grønland og i danmark for

det man kunne kalde den atlantiske stemme i verden eller kongeriget danmarks stemme så tror

udveksle embedsmænd på klimaområdet

deltage i de danske forhandlingsdelegationer i eu

danske embedsmænd der kom op og blev klogere på det arktiske klima

havde vi stor fornøjelse af og jeg kan ikke se hvorfor man ikke skulle kunne gøre det samme på det udenrigspolitiske område

og større indflydelse på de områder

da fru aleqa hammond var landsstyreformand at hvis man skal skabe et større samarbejde på det her område blandt andet

til flere møder og mere automatisk om jeg så må sige deltage i vigtige møder der berører grønland så kræver det også noget forberedelse mellem grønland og danmark

afstemt forventninger og hvad det er man skal prioritere inden for den

videre så jeg tror det kræver flere ressourcer men det gør det helt sikkert på begge sider og også større interaktion det

arbejde i fn med oprindelige folks rettigheder en stilling som jeg havde for tolv år siden jeg synes jo det er fantastisk at man får den erfaring fra det udenrigspolitiske

det her med at tænke lidt kreativt i forhold til at man i samarbejde

for diplomatiet også i grønland hvis vi vil spille en større udenrigspolitisk rolle i grønland

danske borgere ind i eu systemet lidt ud fra samme tankegang

der foregår dernede for at vi bedre kan påvirke det senere og forstå

nordlige silkevej og eftersom kinesernes interesse i

medfinansiere lufthavnsbyggeri i grønland

at kinesisk interesse i at investere i arktisområdet

eller fordel ved kinesernes indmarch i de arktiske regioner i den her sammenhæng

som står foran os som kongerige og en del af arctic

at udvikle den private sektor

hilser jeg velkommen og tror jeg også grønland

men jeg hører til dem som mener at når det handler om kritisk infrastruktur det gælder altså

nogle ting jeg kunne gøre om i dansk politik

blandt andet salget af lufthavnen i kastrup til private det var salget af tdcs bredbånd det er noget af det som jeg tror

er noget af det som et bredt flertal i folketinget

hvis man kunne i dag hvorimod det at vi fik lagt vores

man ikke kan beskylde for at bedrive sikkerhedspolitik eller monopolinteresser er en rigtig god ting så når det handler om kritisk infrastruktur

udenrigsanliggender i grønland specielt når danmark

snakker med store lande og andre lande omkring arktis og mulige investeringer og militær og deslige

at grønland er til stede det har

i henhold til itilleqerklæringen

til at sidde med ved bordet når danmark diskuterer arktis og diskuterer militærbaser i grønland

men med de erfaringer jeg har

tror jeg at det i meget vidt omfang handler om at forsøge

opbygge en tillid som på et tidspunkt er gået fløjten

kan ikke se andet end at danmark forstået som den sydlige del af kongeriget har en

grønlænderne og færingerne og dermed også blive klogere og mere kvalificeret på

jeg kan heller ikke se andet end at både færøerne og grønland har

med danmark fordi danmark også sidder i nogle

hvor grønland og færøerne ikke sidder blandt andet i eu og nato

småstat har vi hernede

muligheder for det men som kun bliver stærkere af at koordinere tæt med grønland jeg synes

rigtig meget der taler for at alle parter har en stærk interesse i

men vi ved også at det i praksis har været sværere end som så fordi

der er den rigtige vej at gå ligesom man kan blive uenige i sagen her om

vej at gå og ligesom man kan blive uenige i grønland og færøerne

i et tillidsfuldt forhold nogle gange bliver man uenige

og lægge konflikterne til side er ikke noget som er nemt i politik vi kan jo bare se på de journalister som har omtalt bogen de har ledt med lys og lygte efter konflikten i den her bog som handler om samarbejde

hvilken konflikt er det her udtryk for således leder vi altid efter konflikter

har vi jo set et dilemma mellem samarbejde

konflikt når det gælder rusland der er en meget stor

den tydelige konflikt som er der med rusland

eller skal vi fortsætte med samarbejdet som vi har og måske lukke øjnene for den konflikt vi har og

måske være lige lovlig naive og komme til at tabe i det lange løb

et stort dilemma som alle udenrigsministre har i øjeblikket samarbejde eller konflikt er man naiv eller eller risikerer man for meget ved at gøre det ene

opsøge de konflikter som jeg ellers meget bevidst forsøger at undgå det er jo et kæmpestort spørgsmål der bliver stillet her hvordan håndterer man rusland bedst jeg tror at vi bliver nødt til at

det man kunne kalde en fast hånd over for

putin og de oligarker og det styre der omgiver ham og som jeg opfatter som et regime og nærmere et diktatur end et demokrati det er ikke nogen kunst at blive valgt hvis man likviderer sine modstandere og styrer alle medier

vi nødt til at kombinere med det man kunne kalde for en udstrakt hånd til det russiske folk og det omfatter

kulturel udveksling udveksling af studerende

svaret på de ret målrettede sanktioner vi indførte mod præcis ham og hans håndlangere ved at indføre nogle mere generelle sanktioner tilbage på europæiske lande og det stiller selvfølgelig færøerne i en helt

dermed ikke forpligtet på noget som helst som eu måtte have gjort og bliver heller ikke ramt af de sanktioner som rusland skyder tilbage med og på den andet side er færøerne jo ligesom alle os andre interesseret i

og demokratisk udvikling i rusland så

arktis har fået stigende betydning herunder ikke mindst i forhold til miljøforanstaltninger og forebyggelse af klimaforandringer heldigvis har kongeriget en stærk tilstedeværelse i arktis og et samarbejde der faktisk fungerer rigtig godt men det er ingen selvfølge at eventuelle konflikter bliver håndteret og løst fredeligt det skal vi arbejde hårdt for at de

det er heller ingen selvfølge at kongeriget har så stærk en stemme som vi har i dag det kræver at vi fortsat har fokus på området og at vi fortsat har et stærkt samarbejde internt med vores rigsfæller grønland og færøerne i danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

påpeges arktis som et af de fem prioriterede

punkter med særligt fokus på fredelig økonomisk udvikling vi har fokus på området og det går godt i år er det tiårsdagen for ilulissaterklæringen her genbekræftede de arktiske kyststater deres støtte til erklæringen det er noget vi lægger stor vægt på med erklæringen markerer vi at kyststaterne ønsker at samarbejde gennem internationale organer og lovgivning det er

vigtigt signal til omverdenen om at vi kan samarbejde på trods af de uenigheder vi måtte have med de andre kyststater

det internationale samarbejde her er at danmark og canada nu har nedsat en arbejdsgruppe der skal se på den havretlige grænsedragning mellem danmark og canada danmark og canada har længe været uenige om grænsen inden for og uden for de to hundrede sømil så er der spørgsmålet om hans ø det er en grænsedragning der ikke er uden betydning som vi samarbejder fredeligt med canadierne om

der er et stort potentiale i arktis når kongeriget taler med fælles stemme og har et stærkt samarbejde omkring arktis

giver det os mulighed for at drage nytte af de mange muligheder som området rummer når der er stabilitet omkring grænserne og farvandene i arktis

giver det mulighed for investeringer og en bæredygtig økonomisk udvikling til gavn for lokalbefolkningen derfor kan vi glæde os over at der arbejdes for et tættere samarbejde i arctic economic

det private engagement i området vi kan også glæde os over at der i sidste uge blev underskrevet en international fiskeriaftale mellem de arktiske kyststater samt island eu kina japan og sydkorea det var grønland og færøerne der underskrev på vegne af kongeriget og det vidner om

på banen i vores fælles internationale samarbejde udenrigsministeren har været medvært ved en konference om en bæredygtig økonomisk udvikling i arktis her blev der sat fokus på fns verdensmål og på hvordan de skal implementeres i arktis desuden har kongeriget været meget aktivt i forhold til at identificere vækst og investeringsmuligheder i arktis gennem eu det er centralt at eu spiller en rolle i de fremtidige investeringer i grønland

vi kan ikke tale om arktis uden at tale om rigsfællesskabet vi har jo et meget stolt rigsfællesskab som vi er rigtig glade for og der mener vi at målet for os må være at vi hele tiden kan udvikle og justere på samarbejdet i rigsfællesskabet for at sikre at det er til gavn for alle tre lande i rigsfællesskabet

den eneste måde hvorpå man kan bevare et frivilligt fællesskab som rigsfællesskabet jo er nemlig ved at alle parter som er med i det føler at det er til gavn for dem i det øjeblik at rigsfællesskabet ikke er til gavn for enten danmark grønland

færøerne vil det falde fra hinanden så hvis man

hele tiden sikre at det er til gavn for alle tre parter vi mener at

er rigtig meget vi kan samarbejde om jeg mener bestemt at vi har haft meget glæde af fællesskabet

der er meget der binder os sammen kulturen historien og økonomien og ikke mindst samarbejdet omkring arktis og de udfordringer og potentialer der er i dette kæmpe område der har stigende

vi ser også en oprustning fra russisk side og ikke mindst ser

den arktiske silkevej alt dette bliver ikke nævnt i rapporten hvad mener

af den store interesse vi ser

arktiske strategi være opmærksom på

i området men rent personligt er jeg skeptisk over for at både kineserne og russerne er så offensive i området at det ikke er nævnt i rapporten

en femtedel af arktis og er derfor en vigtig aktør i arktis det giver derfor ingen mening at redegørelsen indledes med at relationerne mellem danmark og henholdsvis grønland og færøerne ikke indgår i denne redegørelse rigsfællesskabet er repræsenteret i arktis blandt magtfulde og indflydelsesrige lande primært på grund af grønlands rolle

naturligvis bør indsatser sammen med de nordatlantiske lande også tænkes ind og respekteres jeg ved ikke om det er sådan en lidt kluntet formulering

det internationale politiske arbejde i arktis har handlet rigtig meget om klima biodiversitet nye sejlruter sikkerhedspolitik og bæredygtighed det bærer den arktiske redegørelse også præg

stigende grad er kommet fokus på de fire millioner mennesker som bor i arktis og udgør en vigtig

kalaalit nunaat eller inuit nunaat som betyder menneskenes land for de mennesker som bor i grønland og i arktis handler det om udvikling i arktis både i forhold til

gode skoler til ens børn det handler om uddannelse og det handler om forskning det er mange af de samme ting som det handler om for befolkningen i resten af verden derfor er der også en vigtig pointe

inuit ataqatigiit at sige at vi skal have fokus på den menneskelige dimension i arktis vi er ikke særlig mange mennesker i arktis i forhold til

den sydligere del af verden og derfor

tæller hver en menneskelig ressource i arktis som folketingets repræsentant i komiteen for arktiske parlamentarikere oplever jeg heldigvis også at vi snakker meget mere om erhvervsudvikling jobskabelse og øget digitalisering i arktis i grønland

er treogfyrretusind mennesker på facebook bare for at komme med nogle eksempler grønland er også et moderne et moderne samfund ligesom det også er et meget traditionelt samfund med de få mennesker som vi har i arktis kan vi ikke kun tænke kommercielt vi er også nødt til at tænke kreativt og alternativt

gerne at vi finder løsninger til at øge digitaliseringen i arktis

samarbejde mange steder i arktis

har vi enten internet via søkabler via radiokæder

satellitter men internetadgang er også dyrt og det er skævt fordelt blandt de knap firs bosteder

er i grønland arktisk råd har tidligere nedsat en arbejdsgruppe som netop skulle se på løsninger på tværs af de otte arktiske stater i arktisk råd det er et vigtigt arbejde som vi fra

vi ved at digitalisering også styrker andre erhvervsområder såsom turisme iværksætteri

forsknings og uddannelsessamarbejdet i

inuit ataqatigiit vil opfordre regeringen til at fastholde deres økonomiske støtte til uarctic i de kommende år for når vi udveksler viden

er det enormt værdifuldt for udviklingen af arktis det åbner grønlandske studerendes øjne op for resten af arktis og resten af verden når vi også bliver udfordret

vores vanetænkning og vores måde

og løse samfundsudfordringerne på på tværs af partierne i grønland

vi enige om at uddannelse er høj prioritet vi bruger knap tyve procent af vores bnp i grønland på uddannelse og selv om vi i grønland også får at vide at vi har en af verdens dyreste folkeskoler så er det noget som er rigtig rigtig vigtigt for os på grund af de mange spredte bosteder kan det være vanskeligt at sikre en god kvalitet i folkeskolerne men det er af rigtig

for det grønlandske samfund og udviklingen i arktis når vi fokuserer på uddannelse

og tyve og her lægges der op til en massiv sænkning

af støtten til grønlands uddannelsesindsats i den såkaldte partnerskabsaftale i det udkast som vi har set

der lagt op til en besparelse på to og tyve

euro eller hvad der svarer til en hundrede og fem og tres

danske kroner det er noget der kan mærkes i det grønlandske uddannelsessystem og det vil have en massiv indvirkning på uddannelsestiltagene som der ellers er rigtig godt gang i ud fra den nuværende partnerskabsaftale det er også et brud med den fælles deklaration

er mellem grønland og eu

den kutyme som der i mange år har været om at forhandle fiskeriaftalen og partnerskabsaftalen samtidig

fællesdeklarationen som også bliver kaldt

mellem grønland og eu har til hensigt at udvikle og udvide samarbejdet og ikke at forringe samarbejdet som der nu lægges op til

grønlands fiskeriforhandlinger med eu ikke altid har været til gavn for grønland og derfor

vi nødt til at se det her i et bredere perspektiv

er en uskik når to så vigtige aftaler for begge parter både for grønland og for eu ikke bliver set i den sammenhæng som de bør

briternes exit fra eu påvirker også olt landene der bliver færre af dem og hvis eus formindskede budget

vil være to og tyve million kroner ringere

som grønland har mulighed for at søge men man kan sige at det er mere usikre penge end den aftale

det nuværende oplæg vil være en klar forringelse for grønland men også for rigsfællesskabet og taberne i dette spil vil være de grønlandske studerende som vi har så hårdt brug for i grønland

det også vigtigt at regeringen taler grønlands sag i dette anliggende og sikrer en direkte konsultation og forhandling med grønland det skal ske tæt og tidligt i processen det må nemlig være et fælles mål at det hidtidige beløb som

været afsat også bliver sikret i det kommende budget

den seneste model

betyder helt konkret at midlerne er langt mere usikre for grønlands vedkommende da der reelt er tale om en meget voldsom nedskæring i aftalen med grønland

oplever vi ofte at vi bliver inddraget sent i processen i forhold til eu og en opfordring fra vores side er at danmark kunne være et foregangsland ved at foreslå at der efter valg til europa parlamentet bliver nedsat en intergroup med fokus på arktis den kunne for eksempel blive kaldt friends

det kunne være i samarbejde med nogle af de andre nordiske lande som også

involvering af de arktiske lande i eu og det er et af de mål som inuit ataqatigiit vil fremlægge i et kommende globaliseringsudspil som vi kommer med her senere på måneden

et andet vigtigt område er klimaet fns klimapanel har netop udgivet deres seneste rapport her i går og der er tale om bekymrende viden når vi snakker om

der er på området rapporten understreger at der skal afsættes et langt større beløb end hidtil set for at kunne fastholde målet om en global varmestigning på kun en

grader med andre ord kan man sige at den klimaindsats

bliver gjort lige nu er utilstrækkelig og der er behov for vi sætter mere massivt ind det er efterhånden velkendt viden at temperaturen i arktis

stiger med dobbelt hastighed i forhold til resten af verden det betyder

de højere temperaturer i arktis

hverdagen for de fire millioner mennesker i arktis dobbelt så meget som i resten af verden det betyder også at smeltningen af for eksempel indlandsisen i grønland påvirker verdenshavene som stiger rundtomkring i hele verden man kan sige at det der sker i arktis

påvirker resten af verden så derfor er det vigtigt at både vi i grønland er med til

gør det her fra regeringens side afslutningsvis vil jeg sige at det er rigtig positivt at regeringen fastholder arktis som en prioritet i

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

de kommende år inuit ataqatigiit ser frem til rapporten om virksomhedsfinansiering og arbejdet for

økonomisk udvikling i arktis vi ønsker at

tage del i dette arbejde som grønlandske

folketingsmedlemmer så meget som overhovedet muligt for jo flere vi står sammen jo lettere kan vi også fremme de gode intentioner og gøre dem til konkrete handlinger

til ønsket fra både grønland og ia om større indflydelse på det udenrigspolitiske område

larsen kunne forestille sig her er det at man inden for de eksisterende rammer om jeg så må sige altså den nuværende grundlov bliver langt bedre til at intensivere samarbejdet og dialogen mellem grønland og det danske udenrigsministerium eller er det en helt ny

man tænker på kunne ordføreren uddybe lidt

hen imod selvstændighed at vi får

en større inddragelse jeg synes ofte vi kommer

så noget af det jeg drømmer allermest om er en meget tættere koordination

så tænker jeg på den lange bane og det er jo et meget komplekst spørgsmål

også når grønland engang bliver selvstændig men at det er i en anden konstellation den konstellation skal man jo så finde frem til i fællesskab

men hvilke er det især som

det vil give mening at starte med

man kunne udvikle i fællesskab

føre udenrigspolitik på overtagne

styrke kompetencerne i grønland netop med henblik på at

er en del af i arktis det er godt at se at

og at danmark fortsat er aktivt involveret og endda er

formålet med denne redegørelse er at orientere om fremgangen i det konkrete arbejde i arktis med særlig vægt på udenrigs og geopolitiske dagsordner og det internationale

samarbejde

mest overraskende for mig er dog de punkter som redegørelsen ikke omtaler det virker som om alle potentielle konfliktområder mellem grønland og danmark er taget ud af redegørelsen der er intet om thulebasen og nye kontrakter der er intet om kinas interesser i grønland og der er intet om sæl og hvalfangst i eu regi på samme måde er der ingen omtale af hvad danmark agter at gøre

af nye tiltag eller visioner om hvad danmark kan få ud af en fremtidig indsats i arktis kongeriget danmarks strategi for arktis to tusind

tyve fokuserer såvel på håndtering af udfordringerne som på potentialerne i arktis

hører vi igen og igen om russiske militærpolitiske tiltag i det arktiske område

kommet oplysninger om at rusland nu genåbner og opruster en base

fra grønland samtidig med at det forlyder at rusland også udvikler nye ubåde med så kraftige missiler at der ikke findes nuværende midler til at stoppe dem mon ikke dette også hænger sammen med den investeringsinteresse som usa for nylig har fremsat over for grønland usa har brug for at opruste i grønland med andre ord det mantra om fred lavspænding og samarbejde der gentages i redegørelsen som et mål der allerede er opnået på grønlandsk og dansk initiativ via ilulissaterklæringen ser desværre ikke så bæredygtigt ud som redegørelsen foreskriver

der er en faktuel oprustning i gang i det arktiske område hvilket blev slået helt fast med englands nylige udstationering af soldater i nordnorge alene med

den nye oprustning foregår både til lands

og i rummet og grønland er igen et brændpunkt i

kolde arktiske krig der står intet i redegørelsen om hvordan regeringen forholder sig til at rusland konstant opruster i sit arktiske område der står heller intet om hvordan regeringen forholder sig til at usa har opgraderet deres radar på thulebasen og nu selv erklærer at basen er direkte involveret i missilskjoldets virke der står intet om kinas nye arktiske strategi og planen om en arktisk silkevej et projekt der kan medføre enorme stigninger i kinesiske investeringer og samarbejder i arktis

eus arktiske politik og tilgang er en rettighedsbaseret tilgang det bør være det vigtigste redskab for at integrere støtte til oprindelige folk i eus gennemførelse

tredive dagsorden for bæredygtig udvikling

omtalen af danmark og eus forskellige holdninger til hvalfangst og handel med sælskind og hvilke initiativer bliver der taget for at bruge denne sag aktivt i forbindelse med arktisk råd og eus observatørstatus eu har selv konkluderet at eu

underinvesterer i arktis hvad gør regeringen for at sikre at fremtidige eu investeringer går til grønland

kongeriget er omfattet af biodiversitetskonventionen og arbejdet i arktisk råd med monitorering af biodiversiteten understøtter arbejdet under cbd

i havkonventionen ospar som omfatter

som ikke bliver nævnt i rapporten

redegørelsen roser den nye digitale kortlægning af det grønlandske landområde men undlader helt at omtale den katastrofale søkortlægning som regeringens udflytning af arbejdspladser har medført en ny strategi for hele arktisk råd er på vej og jeg er spændt på at se om den også inkluderer et forsvar af hval og sælfangst

det første danske containerskib har for nylig sejlet gennem nordøstpassagen det giver fremtidige muligheder for dansk

i arktis arktis er i rivende udvikling på det økonomiske det trafikale og det militære område alle stormagterne er i gang med at placere sig i nye stillinger i forhold til denne udvikling kongeriget har med sin geografi

i ikke at blive hægtet af udviklingen i arktis klimaet vil ændre sig verdenstrafikken vil blive lagt om og sikkerhedssituationen vil se helt anderledes ud end den gør i dag det er vigtigt at medlemmerne af det danske folketing forstår hvor omfattende forandringerne i arktis er og hvilket spil danmark via grønland er blevet en del af i den sammenhæng kunne man have ønsket et mere visionært og analytisk oplæg til folketingets

embedsfolk om hvad der sker i forskellige samarbejdsfora

politik og visioner er der ikke så meget af og derfor ser vi heller ikke de store politiske penselstrøg i oplægget jeg vil dog straks kvittere for fokuset på at holde fast i arktis som et lavspændingsområde

er glædeligt at også de store nationer i hvert fald indtil videre medvirker til at opfylde den dagsorden vi ved jo godt at arktis udvikler sig som et af de geopolitiske

i takt med at isen smelter og både hav og bliver mere tilgængelige det skaber stor

som ser muligheder i nye transportmønstre og udnyttelse af

ind i en tilværelse som kan udvikle sig til en politisk smeltedigel

allerhelst i forståelse med usa gik aktivt ind i lufthavnsprojekterne for at afværge

altså ikke kun om arbejdsgrupper og klima men også også om et geopolitisk kapløb om indflydelse i

og sikkerhedspolitiske forhold som også

og færøerne helt naturligt vil forholde sig til det er jo

i starten af rapporten understreges

sige det vil vi ikke blande ind i denne debat men det kan jo ikke undgås

andre nationer og aktører skaber således nye muligheder

i forhold til eksistensen i arktis det er selvfølgelig positivt når flere vil deltage i forskning af forskellig slags

poste penge i projekter som har videnskabelig karakter

som har stor indvirkning på samspillet mellem menneske og

isen kan man følge med i nærmest med det blotte øje men det der foregår under havoverfladen er ikke så

og andre dele af arktis hvor livet i

livsgrundlaget for befolkningen derfor er

en trussel som må imødegås og det gør vi

omgang med naturen og en mere bæredygtig udnyttelse af verdens ressourcer det leder mig ind på verdensmålene som

jeg synes at det vil være

netop om at finde den nødvendige bæredygtige balance mellem

som kan give vores efterkommere nogenlunde samme muligheder for et godt liv på denne planet som vi selv

at løfte i samlet flok og måle på vores resultater så vi kan se

de her mere luftige strøtanker i debatten

det vil være et fint udgangspunkt at identificere de mål som folket i arktis prioriterer højest for vi kan ikke

sammen på samme tid og vi kommer heller ingen vegne med denne verdensmålsdagsorden i arktis hvis ikke de arktiske

ligger lige for og her har vi flere udviklingsmuligheder og forbedringspotentialer

så det sker under kontrollerede

om transit eller turisttrafik som har sit hjemsted

i arktis man kunne forestille sig en form for afgift

som indgår i finansieringen af overvågning og redningstjeneste

luftfartsafgift som bidrager også til

blå økonomi ligger i fiskeri og

skal vi løbende tilpasse vores udnyttelse af ressourcerne så vi får et

udvikle flere produkter så intet af biomassen går tabt det vestnordiske samarbejde har vist med eksempler hvordan marineprodukter som sælskind fiskeskind og tang kan bruges i modeindustrien

at udvikle det markedsøkonomisk i færøerne går man

spirende tangopdræt som på længere sigt kan udvikle sig

tangskove der både kan reducere

det arktiske folk men husk nu på at det hele er nytteløst hvis markeder som usa og eu

som produceres i arktis det gjorde

efter sælkampagnerne for mange år siden

er vokset voldsomt med flere millioner

arktiske befolkning både mistede sin sælfangst men også at sælerne holder fiskebestandene på et væsentligt

end før det koster kassen for den arktiske befolkning

verdens befolkning men det giver nok flere stemmer blandt dem der er vokset op i en

færinger og færøsk erhverv har i mange år arbejdet i det arktiske

færøske fiskere dem som har fisket længst nordpå vi

er indgået en fornuftig aftale om ishavet

almindelig kommercielt fiskeri om cirka seksten år efter en prøveperiode vi har også

sokkelområde udvides med syvogtyvetusind kvadratkilometer så det

i fået det med lad mig slutte med at sige

formalisme nogle gange lægger i vejen for en naturlig udvikling af

udvikle vores samarbejde og lægger man flere forhindringer

og jeg håber at det politiske samarbejde vil smede os sammen som en stærk stemme i arktis fremover

kommer ikke udenom at det er os der lever i det nordatlantiske og arktiske

det der stod det mere korrekte ville måske være at sige at det er noget som rigsfællesskabet

færøerne og det viser jo hvor vigtig i grønland og færøerne er for danmarks position og

vægt i verden det viser ligeledes hvor vigtig og hvor afhængig danmarks udenrigspolitik er af et godt forhold og en stærk sammenhængskraft inden for rigsfællesskabet

det der er sagt om det fra talerstolen her i aften

vi har selvfølgelig også store fælles interesser jeg er sikker på at i arktis kan en plus en plus en give mere end tre

grønlands enorme område som jo er klart det vigtigste aktiv siden ligger færøerne jo placeret midt på den den kommende sejlrute nord om rusland det er også et stort aktiv og så har danmark jo en langt større diplomatisk kraft end de andre lande har derfor er det

vi udnytter de her tre faktorer i fællesskab

måske fordi man griber det lidt forkert an nu skal

men der er ingen politik i den er ingen ideologi i den der

rigsfællesskabsintern karakter ikke er med det er jo et nyt ord rigsfællesskabsintern karakter det er sløjfet det er jo helt mærkeligt der

investere relativt meget store summer i grønlands infrastruktur på det sidste for at undgå at pengene i stedet bliver lånt fra kina

storpolitik det handler om indflydelse på

to dage senere kom der så udmelding fra usa om at

også gerne vil være med til at finansiere de her ting det viser jo at der er storpolitik i det her det burde være

der er helt sikkert mange ting som som kunne skabe en dynamisk dynamisk konfliktfyldt

foregår er jo i den grad rigsfællesskabsinternt for nu at bruge det ord det vi har til til behandling i dag

redegørelse som er fyldt med meget fine ord meget

man er enig i alle ting og når man er enig i alting så er

og sandheden er desværre nu har jeg jo arbejdet meget med arktis de sidste år at

inari i det nordlige finland hvor

arktiske råd derfor vil jeg spørge ministeren om han ved om hans ministerium har har modtaget

hvad der så sker med den hvordan behandles

alle de diskussioner der foregår rundtomkring foregår i lukkede rum ligesom facebooks ekkorum

ingen kommandolinje ud fra de her rum

jo problematisk om nogle dage er der

foredrag konferencer og breakout sessions og paneldiskussioner og pindemadder og kage og kaffe og sushi og alle de her mennesker og embedsmænd som er eksperter i at gå rundt med de her tallerkener med en klemme

bor i grønland og på færøerne er det jo vigtigt det er ikke kun snak vi har en arktisk arbejdsgruppe

vi prøver at fokusere på de virkelige ting ikke på de helt fluffy ting hvor man snakker om

noget der har betydning for menneskerne der bor der om to uger vil der være fokus på shipping og business i et gensidigt afhængigt arktis vi har før haft tiltag som virkelig har flyttet noget som har skabt interesse og hvor

vi har fokus på fiskeri

telekommunikation osv og det har synes jeg selv givet noget tilbage det har flyttet noget og det har fået nogle folk frem på banen som

skære igennem strømmen

tomme ord som som ruller ud

alle landene alle landene har udvist

har jo skabt en meget alvorlig konflikt mellem vesten og rusland hvordan kan vi samarbejde i nord samtidig med at vi

det nordlige norge og placere dem der permanent fordi man mener at faren

aggression fra rusland

inari stoppede vi i kirkenes i

hang der plakater på væggene rundtomkring i bygden hvor der stod hjælp frode hjem frode er

som var i rusland og som blev taget af de russiske myndigheder

ikke komme hjem igen beskyldt for at være budbringer for den norske

som det forstås var der beviser for at det var

af kirkenes i nitten fire og fyrre

nitten fire og fyrre var det sovjetunionen russerne

stor konflikten er blevet og hvor meget tingene har ændret sig på det seneste derfor vil jeg spørge ministeren om den her balancegang som

og ikke se konflikten i øjnene og samarbejde

eller man kan tage konfrontationen og risikere at miste samarbejdet det er også en

samarbejde med risiko for at

med risiko for at tabe muligheden for samarbejdet

uhyre vigtigt hvordan ser man overordnet på det fra regeringens side

i tidsplanen og det sker jo desværre men jeg er meget glad for at få muligheden for

står ikke ret meget der står en masse selvfølgeligheder om hvad vi gør hvem vi samarbejder med men hvad vil vi og hvorfor vil

i forhold til at se på hvordan vi får skabt de nødvendige investeringer der skal til men også hvordan vi gør det med respekt og med den viden som allerede ligger i området altså at vi i

befolkning i den udvikling der skal ske

drømmer jo om en grøn verden og det er ikke nødvendigvis farven grøn men at vi er bæredygtige hele vejen rundt og det

ser det uheldige ved klimaforandringerne

så skal vi ikke begynde at bore efter olie og gas og ligesom vi skal

selvfølgelig ikke til at starte nye eftersøgninger op

vi skal gøre os fri af de fossile brændsler

men det der er interessant også i den her redegørelse er lidt det her med at det står tydeligt at vi næsten ikke må diskutere rigsfællesskabet men

folketingets eneste rolle i forhold til arktis spilles jo på grund af rigsfællesskabet og derfor synes jeg også det er helt afgørende

at vi tør også når vi taler om arktis at tale om den rolle som rigsfællesskabet spiller

se på hvordan man kunne skabe inddragelse og indsigt i udenrigs og sikkerhedspolitik

overhovedet vil samarbejde netop så vi også kan være med til at spille en rolle her fra syddanmarks side i forhold til en bæredygtig udvikling i arktis men også for at se på hvordan vi udvikler det

for fremtiden jeg håber da at vi alle sammen har lyst til at have en form for samarbejde men det bliver nødt til at være på vores samtids og vores fremtids præmisser

der bliver skabt den her inddragelse i udenrigs og sikkerhedspolitik netop når det kommer til arktis et af de vigtige punkter i den her redegørelse eller burde være det var selvfølgelig også hele afspændingen fred og sikkerhed og fru aleqa hammond var inde på det i sin ordførertale omkring den oprustning der sker lige nu og det synes jeg også

vi får skabt den afspænding igen så vi ikke begynder at se oprustning på oprustning i hvert fald at vi ikke deltager i den oprustning for det vil være meget meget ærgerligt for arktis hvis det er at det er det der bliver

man har opnået principiel enighed der sikrer at der ikke påbegyndes fiskeri i højsødelen af det arktiske ocean før der er tilstrækkeligt videnskabeligt grundlag for at det kan foregå på bæredygtig vis

tropper til det nordlige norge næste år og stationere dem der

når isen smelter og man kan begynde

at lede efter olie i arktis det kunne være en intern diskussion i rigsfællesskabet skal vi have en principiel mening om det jeg synes som

at det skal vi lukke for vi skal ikke søge efter olie i arktis

komme væk fra olien under alle omstændigheder

klimamæssigt fuldstændig forkert

i undergrunden så derfor skal vi selvfølgelig ikke begynde at lede efter nye det er egentlig det jeg synes skal være vores udgangspunkt

det arbejde vi skal gøre også for arktis det

kommer til at kunne få virkelig katastrofale konsekvenser

eller hvad det er man kalder det på på dansk

også sagt tidligere vi plejer aldrig i grønland at sige norddanmark

det er mere en kommentar men det andet er også

heavy fuel oil hvor der er et ønske fra inuit ataqatigiit om at vi ikke skal bruge heavy

oil at det skal udfases men at at der selvfølgelig kan være nogle hvad skal man sige

jeg synes jo også i forhold til olieudvinding i i arktis at det ikke nødvendigvis er vejen man skal gå

måske skal vi fokusere på noget der også tager hensyn til miljøet og

ordførerens kritik

på den ene side skulle vi slet ikke diskutere det her

grønlandsk anliggende og derfor skal vi slet ikke diskutere det her men jeg tillader mig jo side at blande mig

klima og udvindingen af fossile brændsler i hele verden og derfor vil jeg sådan set også tillade mig at gøre det når det når det kommer

synes det er nødvendigt at råbe op om det her på alle

tingene er i danmark og så kan man jo altid diskutere hvem

er der har beslutningskompetencen men man kan jo altid tage en politisk diskussion i hvert fald jeg ved at ordføreren og alternativet også er meget optaget af klimaforandringerne ligesom

inuit ataqatigiit er og særlig det her med at stoppe konsekvenserne i den grad

og det viser den seneste rapport fra fns klimapanel

i grønland men jeg synes jo på mange måder at grønland har et særligt ansvar på grund af

at vi mærker klimaforandringerne så så tydeligt kunne der være et område hvor man kunne samarbejde på tværs af grønland og danmark i forhold til at sætte fokus på klimaforandringerne og

skullet overtale verdens ledere til at tage klimakrisen alvorligt og vi er holdt op med at diskutere

også derfor jeg ofte i debatter med

sker i forhold til parisaftalen jeg synes det ville være et vigtigt skridt også for resten af verden

vi ser desværre en udvikling lige nu hvor der er nogle lande der burde have stor interesse i

med i parisaftalen som har vendt ryggen til den eksempelvis usa

vil grønland gøre sig fuldstændig fri

tror jeg at grønland tager sin andel på det område

natos interesser eus interesser

interesser hvor ser ordføreren kongeriget

jeg talte netop meget for det symbolske stærke i at grønland også tiltræder den her aftale hvor ser jeg

en meget ny sammensætning fordi vi bliver nødt til at se på den tid vi lever i nu altså at vi er ligeværdige lande som er gået sammen i et rigsfællesskab hvor vi kan varetage nogle ting meget klogere sammen

kan hver for sig jeg er ikke så interesseret i at skulle bestemme hvordan og i hvilket tempo nogle vil diskutere selvstændighed eller ej det skal jeg ikke blande mig i jeg skal

bare stå til til rådighed for det men jeg vil gerne diskutere hvordan

området omkring sikkerheds og udenrigspolitik er

selvfølgelig eu som er noget særligt for det er jo noget som

sig overset og ikke inviteret med til bords når der diskuteres emner som har med grønland at gøre

bør man gøre for at sikre at den der ligeværdighed

vi har faktisk fra alternativets side foreslået at vi ser på hele måden at samarbejde på i rigsfællesskabet

have en rigsfællesskabsminister som bliver varetaget af de tre lande på skift

får tingene til at fungere i samarbejdet det kunne være en måde at gøre det på men for det første skal vi hen hvor det er en selvfølge at når ting omhandler

den brede politiske opbakning til at arktis er og fortsat bør være en klar udenrigspolitisk prioritet derfor er

arktis også valgt som et af de fem indsatsområder i regeringens udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi

vil også være en prioritet i den næste strategi kongerigets arktiske strategi stiller skarpt på de strategiske prioriteter for udviklingen i arktis frem mod og tyve visionen for

kongeriget er at skabe de mest optimale rammer for udviklingen i regionen både når det gælder fremme af bæredygtig økonomisk udvikling og beskyttelse af miljøet

forståelse og respekt for lokalbefolkningernes levevis og behov en bæredygtig økonomisk udvikling i arktis forudsætter dog også at arktis forbliver et område præget af lavspænding og internationalt samarbejde det blev slået fast igen da jeg sammen med vivian motzfeldt den treogtyvende maj i år var vært ved markeringen af tiåret for ilulissaterklæringen her genbekræftede de arktiske kyststater deres støtte til den erklæring de underskrev i to tusind og otte om at det er igennem dialog og samarbejde i arktis at vi bedst løser fremtidens udfordringer samtidig var de øvrige arktiske stater og repræsentanterne for de oprindelige folk inviteret med for at understrege opbakningen til erklæringens principper klimaforandringerne bringer mange udfordringer men de betyder for eksempel også at kommercielt fiskeri på et tidspunkt bliver muligt i det arktiske ocean

derfor meget positivt at de fem kyststater

til den arktiske højsø samt kina japan eu sydkorea og island den tredje oktober to tusind og atten underskrev en aftale der skal sikre at der ikke påbegyndes fiskeri i højsødelen af det arktiske ocean førend der er tilstrækkelig videnskabeligt grundlag for at det kan ske på bæredygtig vis aftalen er et godt eksempel på internationalt samarbejde i arktis

andet godt eksempel på samarbejde i arktis og principperne

nedsatte kongeriget danmark og canada i maj to tusind og atten en fælles arbejdsgruppe for at se på de udestående havretlige forhold mellem kongeriget og canada arbejdsgruppen skal blandt andet se nærmere på den maritime grænsedragning for hans ø arktisk råd er og bliver det primære forum for samarbejdet i arktis arbejdet i arktisk råd tager sigte mod ministermødet i maj to tusind og nitten under det finske formandskab alle tre

deltager aktivt i ministermødets forberedelser og søger at øge fokus på bæredygtig økonomisk udvikling i arktis blandt andet gennem afholdelse af en international højniveaukonference om fns verdensmål i arktis den første december sidste år regeringen har også taget initiativ til en rapport om virksomhedsfinansiering i arktis der ventes at bidrage til arbejdet i arktisk råd og arktisk økonomisk råd disse proaktive initiativer er værdsat af de andre arktiske stater et vigtigt indsatsområde for arktisk råd og for kongeriget er arbejdet med at forbedre kommunikationsinfrastrukturen i arktis grønland varetager medformandskabet for arktisk råds taskforce forbedrede kommunikationsforbindelser er nøglen til at imødegå mange af de udfordringer som arktis står over for i form af klimaændringer miljøpåvirkninger biodiversitet

at udnytte de økonomiske muligheder blandt andet sejlruter og øget turisme som opstår i disse år en forbedret kommunikation over de enorme afstande i arktis er helt afgørende for økonomisk udvikling og åbner op for helt nye muligheder i arktis den internationale interesse for arktis er stor og den er voksende fra dansk side arbejder

styrke inddragelsen af observatørstater som kina indien japan og sydkorea i arktisk råds arbejde arktis er derfor på dagsordenen når jeg mødes med kolleger fra disse lande som er vigtige partnere i forhold til forskning og miljø som arktisk kyststat har kongeriget stor indflydelse på udviklingen i arktis

arktiske samarbejde internt i rigsfællesskabet regeringen tog derfor sidste år initiativ til et arktisk dialog møde for at styrke myndighedssamarbejdet mellem danmark grønland og færøerne et tæt og et godt samarbejde er vigtigt for at vi effektivt kan fremme kongerigets arktiske prioriteter i det internationale arktiske samarbejde

grønland være vært for arktisk dialog der finder sted i nuuk i december

det var hvad jeg ville slutte debatten af med i

og tak endnu en gang for en god og konstruktiv

når vi scanner det igennem kan vi se at der er en masse aktivitet der pågår i

arktiske område også uden for de tyve pct som som indbefatter kongeriget

den russiske side det rører på sig på den amerikanske side det rører på sig hos canadierne

briterne også er hen over og sikrer og beskytter vestlige interesser hvad er udenrigsministerens bud på hvad man kan se af udfordringer i den nærmeste tid

generelt også fordi mange har interesse i de nye

også sikkerhedspolitiske spørgsmål som gør sig gældende og det holder regeringen øje med

fra udenrigsministeriets side mener der kan komme af udfordringer i form af

er der alligevel en oprustning i gang som alle kan se vi ser det

form af at russerne opruster i i arktis vi ser også amerikanernes interesse

lufthavne i grønland hvad er er kongerigets udfordring i

for eksempel rusland har interesse i at de internationale kriser drages ind i det arktiske samarbejde i praksis

det pragmatiske samarbejde som er imellem de arktiske stater vil fortsætte i arktisk råd og i de andre arktiske fora som for eksempel arctic coast guard forum

herre sjúrður skaale lagde op til i sin tale

arktisk råd repræsenterer regeringerne i arktis

lægges op til de forskellige regeringer i i de otte arktiske lande er det noget som udenrigsministeren

hvad er det for nogle ting der skal prioriteres og hvordan vil man leve op til de her anbefalinger i samarbejde med

er det rigtige af gøre jeg har ikke nogen konkrete tilbagemeldinger på

blevet vedtaget hvad der måtte være af vedtagelser på bordet men jeg synes da at man altid skal kigge positivt og konstruktivt på hvad der bliver bidraget med i forskellige fora som

det der bliver henvist til og det har jeg også tidligere tilkendegivet over for folketinget i kommissionens forslag lægges der op til en fornuftig bevilling til grønland ikke mindst set i lyset af budgetudfordringer foranlediget af brexit og

kommissionens forslag lægger op til at den konkrete bevilling til grønland i løbende priser vil udgøre en relativ reduktion i forhold til den nuværende budgetperiode men samtidig at grønland som noget nyt får adgang til eu støtte i tilfælde af nødsituationer samt til en interregionale pulje der skal finansiere grønlands samarbejde med andre arktiske lande

rigtig positivt samlet set er det derfor vores vurdering at det er et fornuftigt forslag for grønland især omstændighederne taget betragtning vi vil selvfølgelig fortsat være i tæt dialog

en stigende russisk aggression eller fald en stigende russisk militær tilstedeværelse i arktis hvornår skal man reagere på det og dermed miste muligheden for

alternativt hvor længe skal man i de forskellige fora hvor arktis behandles tie om den her elefant i rummet for at undgå at konflikten bryder ud det er jo det dilemma som alle står i

jeg ved godt at ministeren ikke kan svare kort på det men måske

tosporet strategi i forhold til rusland vi er hårde og kontante

sanktionspolitikken og samtidig søger vi dialogen på de områder hvor der er en fælles interesse i at det skal være et lavspændingsområde og det er stadig væk mit indtryk at det

man ikke skal inddrage de generelle internationale

får ordet er

det er en blandet landhandel vi skal tage os af i aften og det lovforslag her er også noget af en blandet landhandel det er ikke mindre end fire love vi skal have lavet rettidige justeringer

for at få højnet sikkerheden

ikke har ret meget polio tilbage i verden men truslen er der stadig væk og det første element i lovgivningen her er at vi skal have taget bedre vare på vacciner og de poliostammer der ligger rundtomkring det har who ligesom pålagt alle medlemslande og det skal vi naturligvis også sikre her i danmark derfor skal vi have lavet en bedre sikkerhed og en certificering af de steder og de faciliteter hvor man har

til at ligge her i danmark det andet element som det her lovforslag

er på det veterinære område altså der hvor man tager sig af dyrevelfærd og der hvor dyr skal have medicin ordineret af dyrlæger vi har en udfordring at rigtig meget medicin til dyr kommer i meget store pakninger det vil sige at man får for meget medicin ud i omløb

være til skade hvis den medicin havner forkerte steder eksempelvis i vores miljø

hvor vi hyppigst hører det omtalt både i forhold til dyr men også i forhold til mennesker

antibiotika og resistensudvikling det der ligger her i lovforslaget

nu kan laves en ordning så man faktisk må bryde de store pakninger og opdele dem i mindre portioner sådan at når dyrlægen har ordineret en bestemt dosis så kan man få det udleveret i nøjagtig den

pakning det betyder at apotekerne

bryde og måske ligesom klippe og klistre i pakningerne

har behov for at gå længere end det lovforslaget her åbner mulighed for

rigtig dejligt hvis man som enkeltland kunne stille krav om at producenterne skal levere pakningerne med medicin i forskellige størrelser så man altid kunne få udleveret nøjagtig den pakningsstørrelse

skal have justeret noget omkring lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver og den økonomi og de gebyrer der ligger i forbindelse med lægemiddelstyrelsens opgaver det er som sagt en blandet landhandel det er rigtigt at gøre det og

i to tusind og femten whos handlingsplan global

man arbejder med poliovaccine samt at indføre et biologisk risikostyringssystem så det kan vi selvfølgelig godt tilslutte os

så vi på den måde også kan være konkurrencedygtige

undgår medicinspild og måske også sikrer at vi ikke bruger så meget antibiotika

det er jo frivilligt om dyrlæger eller apoteker vil gøre det spørgsmålet er om ikke vi skulle tænke over

man skal have antibiotika til en kæmpestor svinebesætning eller til de tre små grise der går derhjemme og

er nogle der får kæmpe pakninger de kan have hjemme et helt år fordi de skal have én tablet om ugen så jeg synes da vi skulle

lidt videre på det her forslag som jeg faktisk synes er godt jeg kan godt stå inde for den del af lovforslaget men jeg kunne godt tænke mig at vi strammede lidt mere op for

sige nej og apotekerne sige nej de tjener måske flere penge ved at sælge den store pakke eller hvad skal de gøre ved det der bliver tilbage i pakningen så på den måde

jeg vil stille nogle spørgsmål til ministeren under sagens behandling en tredje del af

vi kan nok alle sammen huske de tragiske episoder der var hvor vi fik noget medicinsk udstyr fra et andet europæisk land der ikke var godkendt og der var rigtig mange mennesker danske patienter

det her direktiv det gør at der skal nogle flere mandskabstimer til og det vil sige at

lægemiddelstyrelsen så selvfølgelig skal de betale så vi støtter helt op om

tydeligere og tydeligere lovforslaget som vi behandler i dag indeholder en lang række forskellige elementer

er blandt andet et godt eksempel på hvordan sundhed og sundhedspolitik strækker sig langt ud over danmarks grænser med lovforslaget skal vi et smut forbi

tager sig ikke af landegrænser sundhed og sygdom er både nationale og internationale udfordringer der kræver løsninger på tværs af

i hele verden for at sikre sundhed i hele verden man samarbejder samarbejder blandt andet om at udrydde verdens store og truende sygdomme

det er ikke nogen let opgave det kræver blandt andet vidensdeling forskning og vacciner hvis vi skal nå i mål

skal indføre et biologisk risikostyringssystem og certificere de faciliteter i landet der arbejder med virus

biosikring og bioberedskab med hjemmel i lovforslaget her udnævnes til national indeslutningsmyndighed for poliovirus

for at bidrage til at udrydde poliovirus men også en ramme

kan bidrage til at udrydde andre ondskabsfulde globale sygdomme som for eksempel mæslinger som jeg nævnte indledningsvis skal vi med lovforslaget her også et smut forbi eu danmark er underlagt europæiske regler om medicinsk udstyr de gældende regler for medicinsk udstyr bliver imidlertid afløst af nye regler i forordningen

medicinsk udstyr det betyder at lægemiddelstyrelsen står over for en række opgaver som det

lægemiddelstyrelsen har blandt andet myndighedsansvar for sikkerheds og markedsføringsovervågning af medicinsk udstyr godkendelse og kontrol og kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr samt udpegning og kontrol

for at kunne finansiere udførelsen af de opgaver

opkræver styrelsen gebyrer for fortsat at kunne udføre sit arbejde med kontrol og vejledning sikrer vi nu med lovforslaget hjemmel til at styrelsen kan opkræve de nævnte gebyrer at styrelsen kan udføre sit arbejde skaber tryghed og er til gavn for industri patienter og brugerne af medicinsk udstyr på det mere nære område giver vi med lovforslaget

mulighed for at dyrlæger og apotekere kan sælge medicin til dyr i afmålte mængder så de ikke får udleveret så store mængder medicin som der ikke er behov for og med de nye muligheder

vi sikre at mindre medicin går til spilde sidst men ikke mindst med lovforslaget

formelt bemyndigelse til at sundhedsdatastyrelsen kan videregive oplysninger fra lægemiddeladministrationsregisteret her er tale om en nødvendig rettelse i loven fordi registeret ligger under sundhedsdatastyrelsen oplysningerne fra registeret videregives til myndighederne så der kan udarbejdes relevante statistikker på området lovforslaget tager os

som sagt rundt i den store verden fra veterinær medicin i danmark til bekæmpelsen af poliovirus på internationalt niveau lovforslaget er i høj grad en konsekvens af vores internationale forpligtelser

det internationale samarbejde som er så afgørende for at vi kan sikre sundhed på tværs af landegrænser og beskytte både os selv men også andre venstre kan støtte lovforslaget som

til venstres sundhedsordfører for at forsøge at skabe sådan

mulighed for at vi kan komme til

udrydde poliovirus det ville jo være et kæmpe fremskridt for den globale folkesundhed

hvis nogen kan huske tilbage til dengang hvor polio hærgede i danmark

børnelammelse og som et led i de bestræbelser på at udrydde poliovirus har

indhegne virus yderligere de steder hvor det håndteres for eksempel når man producerer vacciner eller når man laver diagnostik og vi synes

får den opgave i danmark så

en del af lovforslaget som vedrører opsplitning af lægemiddelpakker til veterinært brug altså det her med at dyrlæger og apoteker får mulighed for

ikke skal udlevere alle pillerne på en gang men

for at der ikke bliver brugt unødige mængder af medicin og at man heller ikke har medicin liggende rundt omkring som ikke skal bruges og som ikke bliver destrueret på den rigtige måde

meget vigtigt for de økologiske landmænd som jo ikke må ligge inde med medicin de ikke skal bruge

om det her lovforslag på vores gruppemøde i går blev vores fødevareordfører simpelt hen så glad

vedrører gebyr for opgaver vedrørende medicinsk udstyr og det

jo blandt andet baggrund i at eu

forordninger som strammer op på reglerne for medicinsk udstyr

huske en række skandalesager hvor

lande var en ekstremt ringe kontrol med godkendelsen af medicinsk udstyr og derfor synes vi det er positivt at der er kommet nogle strammere regler

skal kunne kradses nogle penge ind til at håndhæve de regler i dansk sammenhæng så alt i alt en række forbedringer af den eksisterende lovgivning som vi gerne

er et led i regeringens bestræbelser på at udrydde poliovirussen på globalt plan lovforslaget lægger op til at skabe hjemmel til certificering af danske myndigheders og virksomheders håndtering af poliovirus i danmark det er vigtigt for liberal alliance at sikre at reglerne på området for lægemidler og medicinsk udstyr altid er tidssvarende og altid tager højde for den sundhedsfaglige og teknologiske udvikling på områderne

tilsyn og kontrol og medicoindustrien har tilkendegivet

opbakning men selvfølgelig skal vi sikre at gebyrerne ikke bliver højere end nødvendigt en anden del af forslaget giver mulighed for opsplitning af lægemiddelpakninger til veterinær brug hvilket bestemt også er en god udvikling

fald tre ret forskellige elementer der er i lovforslaget så

en frivillig opdeling

udråbstegn i forhold til om det vil ændre industriens incitamenter for som man skriver at levere mindre pakkestørrelser vi er nok mest i retning af at det ikke gør så meget at apotekerforeningen

har det det udråbstegn i forhold til

ret trygge ved det men vi er måske mere utrygge ved at det er frivilligt som

forslagene men i sf er vi enige i at vi i høj grad skal bestræbe os på at udrydde poliovirus på globalt plan og derfor støtter vi også regeringens forslag om hjemmel

certificering af danske myndigheders og virksomheders sikre håndtering af poliovirus i danmark

interesseret i at hjemmelen også i fremtiden anvendes til at fastsætte regler om sikker håndtering af andre biologiske stoffer som udgør en fare for den offentlige sundhed på baggrund af whos anbefalinger sf ønsker at vaccineproduktionen og poliodiagnostik kan fortsætte under betryggende forhold i danmark og dermed følge

så det er muligt for dyrlæger og apotekere under visse betingelser at åbne lægemiddelpakninger og udtage afmålte doser

vigtigt for os at vi dels får

undgår at vi er nødt til at destruere overskydende medicin dels undgår at ubefæstede sjæle anvender den overskydende medicin på andre dyr der ikke er diagnosticeret af en dyrlæge eller sælger det videre på det sorte marked den sags skyld

uden patientens samtykke

skal vi være sikre på at vi ikke gør

det kommer vi til at stille nogle spørgsmål til

da fortrolighed omkring personfølsomme oplysninger er vigtigt i forhold til forslaget om ændring af loven om medicinsk udstyr

der skabes hjemmel til at opkræve gebyr for varetagelse af lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver så de overholder eu retlige regler

er der også her behov for en nærmere afklaring af konsekvenserne

der er lige lidt sammenstimlen her for vi har en god tradition her i huset for at når man har sin første ordførertale

får man dagsordenen med underskrifter på og så endda en lille mønt sådan

hvis vi kigger på de foreslåede ændringer i sundhedsloven som har til formål at indføre kontrolforanstaltninger mod poliovirus handler det jo i høj grad om

som flere af ordførerne også har sagt

efter en årrække har arbejdet målrettet på at udrydde polio også kaldet børnelammelse på verdensplan

har med støtte fra blandt andet danmark besluttet at medlemslandene skal indføre et risikostyringssystem og certificere de myndigheder og virksomheder i landet der så fortsat ønsker at håndtere poliovirus det skyldes at et udslip af poliovirus efter udryddelsen hvor børn måske ikke længere vaccineres mod polio vil være en alvorlig trussel mod folkesundheden lovforslaget skal derfor skabe hjemmel til at center for biosikring og bioberedskab kan fastsætte nærmere regler for opgaven med at inspicere og certificere poliofaciliteter i danmark så poliovirussen også i fremtiden håndteres sikkert blandt andet

på længere sigt skal hjemmelen også kunne anvendes til at fastsætte regler om kontrol af andre farlige biologiske stoffer for eksempel som led i en global indsats mod mæslinger

for den positive modtagelse af de foreslåede ændringer af lægemiddelloven og apotekerlovgivningen som har til formål at gøre det muligt for dyrlæger og apotekere i relevante situationer at kunne udlevere afmålte mængder af medicin til produktionsdyr og kæledyr altså at opsplitte medicin ordningen

at dyrlæger ordinerer præparater der indebærer mindst risiko for resistensudvikling i stedet for at vælge et præparat der kommer i den størrelse pakning der nu engang passer til til den givne behandling af dyret og jeg er helt enig med de ordførere der siger at den optimale situation jo ville være at vi i langt højere grad havde mindre pakninger på markedet og det er også noget som ikke bare danmark har fokus på men som vi fælles i eu kredsen har fokus på med forslaget fastsættes en ramme for opsplitningsaktiviteterne

ansvarlig udlevering af lægemidler til veterinært brug iagttages og så lægemiddelsikkerheden og hensynet til dyrene og den offentlige sundhed også afvejes jeg svarer

gerne på de spørgsmål der også konkret var til det her punkt

til forordningen for veterinære lægemidler og de forhandlinger der

sagt primært til formål at etablere hjemmel til at lægemiddelstyrelsen kan opkræve gebyrer for varetagelse af lægemiddelstyrelsens myndighedsopgaver med de eu retlige regler om medicinsk udstyr herunder også at gennemføre forordningerne om medicinsk udstyr og som flere af ordførerne også har sagt må vi også sige at det er nødvendigt at sikre at der er den tilstrækkelige kontrol på området

med de ændringer der foreslås at lægemiddelstyrelsen kan opkræve gebyrer for styrelsens behandling af anmodning om eksportcertifikater og for nye opgaver med tilsyn og kontrol af importører og distributører sådan at vi også sikrer at de overholder de eu retlige regler om medicinsk udstyr som følger af forordningerne lovændringen understøtter dermed målet om en stærk faglig myndighed med ansvar for medicinsk udstyr men også målet om en stærk

science sektor i danmark og hvor vi netop har fokus på patientsikkerheden i forhold til den kontrol der er

diskussion omkring lovforslaget derfor har jeg bare

for her fra talerstolen at sige at de materielle regler ændres der ikke på reglerne giver jo mulighed for videregivelse til andre forvaltningsmyndigheder til brug for deres udarbejdelse af statistik med henblik på generel planlægning af sundhedsvæsenets opgaver

det simpelt hen fordi den opgave der tilbage i to tusind og elleve var placeret i lægemiddelstyrelsen efter den reorganisering der har været af styrelserne i dag myndighedsmæssigt ligger i sundhedsdatastyrelsen som jo håndterer data

bare en anledning til at sige at der ikke er nogen materiel ændring men når vi har lovforslaget åbent synes vi sådan set også det er væsentligt ligesom at lave den konsekvensrettelse som også henfører til hvem er databehandlende myndighed i dag det er ikke på det her område lægemiddelstyrelsen det er sundhedsdatastyrelsen

til sfs ordfører men givet det høringssvar der ligger

her i forbindelse med førstebehandlingen jeg svarer naturligvis på alle de spørgsmål som udvalget

det havde en hård fødsel men jeg synes faktisk det virker som om vi er kommet godt i gang fordi vi her i folketinget har lyttet til rigtig mange patienter som har givet udtryk for at det var nødvendigt at få noget mere erfaring

kort tid efter at vi faktisk har fået ordningen op

fordi det viser sig at vi har behov for at lave nogle justeringer det er justeringer som vi fra socialdemokratisk side bakker op blandt andet er det kommet frem

i forbindelse med at der også gives mulighed for at man kan producere medicinsk cannabis altså cannabisprodukter og

en succes i forhold til eksport til andre lande

er det første element i lovgivningen

ændringerne her at man gerne vil have mulighed for

eksportere den medicinske cannabis altså

det synes vi er fint

og det skal man forstå lige nøjagtig i forhold til det

er der meget strenge sikkerhedskrav det andet element er at det har vist sig at vi har vanskeligt ved at få tilstrækkelig medicinsk cannabis ind på det danske marked

dels har vi ikke fået produktionen op at stå i danmark endnu men det viser sig også at det er vanskeligt at få

som er dyrket hvor man ikke gør brug af pesticider

kort periode at give en dispensation sådan at man kan få medicinsk cannabis ind som altså ikke har haft de samme fine krav til produktionsmetoder uden pesticider som vi har stillet i danmark det synes vi også er rigtigt og det er et spørgsmål om en kort periode der stilles også forslag om her i lovforslaget at man i forhold til

hjælpe dem der skal producere det i forhold til deres planlægning og deres tilrettelæggelse af produktionen

drysse i bægeret og det er den tilskudsordning som nu er kommet på plads i forhold til dem der har brug for medicinsk cannabis den havde vi meget vanskeligt ved at få på plads politisk i hele den brede kreds som støtter op

så uheldigt at vi selv om vi kunne blive enige om hvordan en tilskudsordning skulle være

havde nogen frie penge midler kroner at gøre godt med derfor er det nu

er kommet på plads ved at regeringen sammen med dansk folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne har afsat nogle penge som nu udmøntes i et tilskud som gør at der bliver halvtreds procent tilskud med tilbagevirkende kraft fra første januar og det er halvtreds procent inden for den ramme og den udgift som måtte ligge under tyvetusind kroner om året vi kan kun

takke for at den ordning faldt på plads men jeg synes det er ærgerligt og jeg synes det hæmmer vores politiske arbejde

et så stort område som sundhedsområdet

ud at hugge en hæl og kappe en tå og forringe andre ordninger for at finde penge her synes jeg ikke vores setup og vores demokrati

lovforslaget her er at der indføres en hjemmel til at opkræve gebyr for lægemiddelstyrelsens virksomhed på netop det her område som omhandler forsøgsordningen omkring medicinsk cannabis

vi støtter forslaget og det er jo en forsøgsordning som godt nok har fået mange kommentarer

men det er nødvendigt at vi nu laver justeringerne fordi

og pesticider

femten da alternativet kom med et beslutningsforslag om at vi skulle have cannabis til medicinsk brug var det et meget snævert flertal som

og det var det der lagde grunden

at vi står her i dag

ordfører sagde nogle synes det går for langsomt nogle synes det ikke burde være der specielt lægerne

jo rigtig godt ud

over otte hundrede der i dag har fået

over to hundrede læger

i dansk folkeparti ikke kunne blive ved med at vente på at vi blev enige

herre flemming møller mortensen sagde vi ville ikke hugge lidt fra den ene vaccine og noget fra en anden og droppe nogle kampagner hist og pist så heldigvis havde dansk folkeparti en pulje på finansloven sidste år hvor vi besluttede at sætte penge af

man døende er man terminal

er et skridt videre for

minister som har lyst til det her for

jeg da takke sundhedsministeren for i de her penge vi fik sat af sammen

kan en gang imellem have svært ved at følge med

sidste år til den her forsøgsordning

når man så har dyrket det herhjemme

også gerne kunne eksportere det

få det uden pesticider som

vi er også indforstået med at indtil vi får det danske cannabis ud

fra canada for at sikre at der er forskellige præparater

vi bliver nødt til have noget konkurrence så vi kan få den her pris presset

glæder os over at vi er nået så langt

og behandler et lovforslag der skal justere og optimere den selv samme lov og lovforslaget indeholder fem hovedpunkter da vi vedtog loven om forsøgsordningen åbnede vi for en helt ny måde at tænke behandling på

hvor vi ikke har været før lovgivningsmæssigt det har givet nye muligheder for de patientgrupper som af den ene eller den anden grund ikke kan profitere af de gængse behandlingsmetoder eller medicin og det har også os et nyt erfaringsgrundlag som vi nu tager bestik af og optimerer lovgivningsrammen efter

og man sejler ud af smult vande og ud i noget der med rette kan betegnes som nye farvande

og kurslinealen klar så kursen kan indstilles

for et er skib at føre noget andet er søkort at forstå da vi søsatte forsøgsordningen tror jeg ganske enkelt ikke at ret mange af os havde nogen som helst idé om

om jeg så må sige ligesom vi heller ikke havde blik for alle eksportmuligheder

det hed da jeg besøgte en af producenterne her i sidste uge altså et mindre forarbejdet cannabisprodukt

fra venstres side ser vi det som en god mulighed for at sikre et større marked for den danskproducerede cannabis i danmark producerer vi pesticidfri cannabis en såkaldt økologisk cannabis og det er et krav men sådan er det jo ikke alle steder i verden som jeg nævnte er der stor efterspørgsel på cannabisprodukter

ser vi os nødsaget til at lempe sådan en beslutning er dilemmafyldt

men det er alternativet heller ikke

hvor ivrige mange har været for at sole sig tilbage i marts måned blev regeringen og dansk folkeparti enige om en tilskudsordning til de patienter som får udskrevet medicinsk cannabis hos lægen og jeg er utrolig glad for at vi i venstre sammen med konservative liberale alliance

nu sikrer at ordningen ikke får en social slagside og presser patienter ud på det

tilskuddet træder i kraft fra januar to tusind og nitten og vil blive givet med tilbagevirkende kraft på den måde

patienter som har fået udskrevet medicinen i to tusind og atten det manglede bare

i lovforslaget er finansiering af den øgede administration som forsøgsordningen har bragt med sig den store interesse for ordningen betyder at lægemiddelstyrelsen har haft et større arbejde med at administrere ordningen

en stærk lægemiddelstyrelse til gavn for patientsikkerheden

lægemiddelstyrelsen kan opkræve gebyrer for administration af ordningen med de her nævnte initiativer og ændringer mener vi i venstre at vi nu har rettet kursen til så vi sikkert kan styre videre og tilgodese producenter og patienter med en spændende forsøgsordning

vedrørende forsøgsordning med medicinsk cannabis bakkede vi fra enhedslistens side op om forslaget det gjorde vi fordi vi ved at der

i forvejen var mange patienter som medicinerede sig selv med cannabis som de skaffede sig på ulovlig vis og uden at vi har en eksakt viden om effekten og vi ønskede samtidig at bidrage til at de patienter ikke skal kriminaliseres men

lægger op til en række ændringer af

fire ud af de fem forslag som der lægges op til her det handler om muligheden for at kunne eksportere danskdyrket cannabis muligheden for at kunne udlægge produktionen af cannabisprodukter i kontrakt begge forslag

vil styrke de danske producenter og vi kan selv sagt også støtte forslaget om en særlig tilskudsordning til medicinsk cannabis

også allerede en del af diskussionen her i salen sidste år idet der dengang allerede var mange af høringsparterne der pegede på at det ville være et kæmpestort problem for den her forsøgsordning at

ikke var et tilskud og at det derfor ville blive endog meget dyrt for de patienter der ville kunne få adgang til den derfor er vi selvfølgelig glade for at der nu kommer noget tilskud om end

det for mange patienter stadig vil være ret dyrt vi kan imidlertid ikke støtte den del af forslaget som handler om at medicinsk cannabis som er dyrket i andre lande end danmark gerne må dyrkes med pesticider og hensyn til patientsikkerheden vi lægger også mærke til at

andre sundhedsfaglige organisationer som påpeger at det

det er vigtigt at der ikke er pesticidrester i den medicinske medicinske cannabis som er tilgængelig her i danmark i dag dyrkes

som flere har sagt allerede helt uden pesticider i danmark for det er et krav det er godt og det

en vigtig vision så vidt jeg kan forstå på høringssvarene men det er selvfølgelig

as skriver at der i dag er to hollandske og tre canadiske produkter på markedet som også er pesticidfri så der altså også mulighed for tilsyneladende at importere pesticidfri produkter vi tror at det har stor betydning hvilke krav

hvilken udvikling af produktionen der rent faktisk foregår og der er jo også en stor risiko

flere af de danske producenter påpeger i høringssvarene for at de oplever en meget unfair konkurrence hvor de simpelt

mange af høringsparterne som kritiserer den her del siger at man i det mindste kunne sætte en solnedgangsklausul ind det ville dog være bedre end at det lige nu står åbent og er op til ministeren alene at gøre det men vi vil altså

hvis det bliver vedtaget kan vi sagtens støtte den øvrige del af lovforslaget alternativt kan vi dele lovforslaget i to det vil også kunne gøre det muligt for os at støtte

vi har også noteret os at man blandt andet i canada

i forhold til den efterspørgsel der er jo heller ikke optimalt

vil bare spørge enhedslisten jeg forstår det sådan at man vil stemme imod lovforslaget her hvis det ikke bliver delt

hvilket alternativ hvis det nu ikke kan lade sig gøre at få den cannabis

vil enhedslisten så anbefale

den pesticidfri produktion den danske bliver udkonkurreret eller

det meget meget vanskeligt og så baner man jo vejen for at den vision som ellers lå til grund for forsøgsordningen

cannabis fortoner sig ud i horisonten og det synes jeg ville være utrolig ærgerligt jeg skal medgive at jeg ikke er ekspert hverken på de hollandske eller canadiske eller for den sags skyld de israelske produkter men jeg noterer mig mig at flere af de producenter der er i danmark påpeger at der også

pesticidfri produkter altså der er mulighed for at importere pesticidfri produkter og derfor tror

jeg medgiver der er det tager noget tid at få de produkter vi gerne vil have når der

også skal løbes en produktion i gang men jeg men jeg tror at vi kommer længere væk fra visionen om en pesticidfri medicinsk cannabis hvis man på den her måde åbner op for at udenlandske producenter gerne må producere på den

enhedslisten anbefale de patienter som har glæde af medicinsk cannabis

hvis vi nu ikke kan importere nok

i virkeligheden at

cannabis med særlige pesticider indtil den danske produktion er på omgangshøjde

vil bringe os længere væk fra at den danske produktion kan levere det vi har brug for simpelt hen fordi man risikerer at produktionen bliver udkonkurreret

med lande som gerne må producere med pesticider derudover synes jeg ikke at man har forholdt sig til at der rent faktisk tilsyneladende er mulighed for import af pesticidfri produkter jeg medgiver at det sagtens

kan løse hele problemet nu men jeg synes at det er vigtigt at holde fast i patientsikkerheden frem for at løbe ad nogle veje hvor vi risikerer

i lovforslaget

cirka tolv måneder eller indtil den danske produktion klarer markedet

man tager imod de her produkter så det undrer mig at man ikke fra enhedslistens

vide om

indhente alt

det er jo ikke bare altså der er

er en bemyndigelse til ministeren om at træffe en beslutning noget dansk folkeparti ellers i øvrigt plejer at være kritisk over for jeg så helst at delen helt udgik men jeg siger

dog er bedre med en solnedgangsklausul end at det bare er en bemyndigelse til ministeren så det håber jeg

ordførerens spørgsmål

helt med på at det ikke er bare at løse det her problem men jeg synes heller ikke

det vil betyde for patienternes sikkerhed at man får produkter med pesticider i og det

er en lang række både patientorganisationer og også sundhedsfaglige

som advarer mod den her del af lovforslaget

så den beskyldning om at vi fra enhedslistens side skulle sige at man slet ikke skal have lov til at bruge medicinsk cannabis

synes jeg er helt ved siden af men jeg synes det er ret vigtigt at

sikrer at de produkter man får adgang til er i orden patientsikkerhedsmæssigt og det gør vi efter min mening ikke

må have en kort periode hvor vi accepterer at der er produceret medicinsk cannabis til det danske marked med pesticider men i socialdemokratiet har vi en forståelse

stine brix ikke giver udtryk for en forståelse

bragt i en situation som kan være

af nød forstået på den måde at

have patienter som får ordineret medicinsk cannabis men hvis ikke

stå i den situation at man ikke kan skaffe

at tillade import af produkter med med pesticider i nemlig en risiko for at vi kommer længere væk

konkurrence i det og en risiko for patienternes sikkerhed derfor synes jeg

i danmark på det her område det har vi lagt ind i

de kriterier og rammer der skal være for dansk produktion

frem mod den målsætning at det her skal produceres pesticidfrit og den dag

produktionen er oppe håber vi alle sammen at det bliver

stor succes for patienterne

have verdens bedste medicinske cannabisprodukter produceret i danmark så jeg forstår ikke at ordføreren siger

gerne må producere med pesticider det risikerer jo at gøre det vanskeligere for de danske producenter at komme til at fungere

til at levere dermed tror jeg faktisk at der er en risiko for at man kommer længere væk fra visionen om et pesticidfrit marked i danmark derudover

en risiko for patientsikkerheden det synes jeg er en skam

jeg synes bare det er den forkerte vej at gå og jeg tror ikke

det var godt nok en hård fødsel men så kom baby

nu laver vi nogle ændringer

ordningen endnu stærkere og som skal sikre at

kan vokse og blive stor og stærk forslaget skal sikre rimelige konkurrencevilkår for danske producenter af medicinsk cannabis vi skal stille krav til udenlandske producenter som gør at udenlandske producenter ikke stilles bedre på det danske marked end danske producenter og vi skal selvfølgelig sikre en lovgivning der gør at danske producenter også kan sælge deres varer internationalt med forslaget vil man samtidig sikre at der gives medicintilskud til medicinsk cannabis i en ideel verden ville man ikke give medicintilskud fordi den medicinske evidens ikke er stærk nok men det duer altså ikke at vi fortsætter med at sende de patienter som oplever at få det bedre

af cannabis i armene på kriminelle

drives priserne op i et niveau hvor det er væsentlig billigere at gå til kriminelle derfor mener vi at der er behov for tilskud på sigt kan man så håbe på at priserne kan nedbringes til et niveau

så er det fantastisk at opleve hvordan danske producenter kæmper om at blive europas største

deres professionalisme og se

til at opleve et stort eksporteventyr og mange gode danske produkter på det danske marked til stor glæde for danske patienter

jeg må sige til enhedslisten

noget helt andet men

er at vi sikrer at danske patienter kan få de her produkter indtil det danske marked er klar med nogle produkter uden pesticider og intentionen er

skal man ikke længere kunne importere produkter med pesticider så det her med en solnedgangsklausul er jo ikke særlig relevant i den her sammenhæng hvor der ligger en aftale om

med patienterne det forstår jeg

heller ikke helt mener enhedslisten at man i usa og canada

som har fået de her produkter i mange år det kan jeg altså ikke rigtig forholde mig til det må jeg sige jeg synes det er fantastisk at vi har fået gang i

at vi kan tilbyde danske patienter den her løsning

forsøge noget altså den forsøgsordning er blevet nævnt flere gange i aften

cannabis i sin mund som politiker jeg er heller ikke

ekspert på området skal jeg skynde mig at sige men jeg vil sige at det vi så ser i aften hvor vi

og forbedrer den aftale der blev lavet dengang om en forsøgsordning jo bare er glædeligt det er jo det man gør når man forsøger noget

og så finder man ud af hvad der virker og hvad man skal forbedre og så finder man ud af at behovet er endnu større end man havde turdet håbe på

på alle måder meget meget lykkeligt synes vi i alternativet at vi

vil bruge medicinsk cannabis i danmark

folkeparti og regeringen har lavet hvor der netop kommer tilskud indtil det er bæredygtigt i sig selv fordi priserne er så høje

fru stine brix når hun siger

fra udlandet kan være en glidebane omvendt synes jeg heller ikke ret langt til de andre partier der så

ikke ordfører på området men vi vil fra alternativets side

ved at ministeren har fuldstændig samme lyst til at gøre det så kortvarigt som muligt at der må indføres produkter med

patienterne skal have adgang til det vi har lovet når det er sagt synes jeg også at man kunne kigge på om konkurrencevilkårene

det må vi se på men som udgangspunkt er vi meget positive og tænk hvis vi turde forsøge lidt mere i dansk politik

men også muligheden for en dansk produktion og eksport af cannabisbulk vi er bestemt også interesserede i at gøre muligheden for brugerne af medicinsk cannabis bedre men

også føres kontrol med cannabisprodukter der enten dyrkes i danmark eller importeres til landet og vi bakker op om forslaget til en tilskudsordning til cannabisprodukter der er omfattet af forsøgsordningen vi støtter også forslaget om at opkræve gebyrer for lægemiddelstyrelsens virksomhed så længe der er tale om

tilladelse til dyrkning og håndtering af cannabis med henblik på at udvikle cannabis til medicinsk brug og i håbet om at man i

det er vores indtryk at udviklingen i forhold til produktionen går rigtig hurtigt og uagtet at jeg anerkender at undtagelsen vedrørende ikkeøkologisk cannabis handler om at vi skal kunne levere cannabisprodukter nok så tænker jeg også at der kunne være behov for en fornyet status af muligheden for

købe økologisk og danskproduceret cannabis til behandling

været med til at hjælpe de seneste tal siger otte hundrede og tre og tredive patienter til et forhåbentlig bedre liv med færre smerter og det på en lovlig og en tryg måde så jeg er helt enig med de ordførere der har sagt at det var

vi tog initiativ i fællesskab til forsøgsordningen

har taget en politisk dialog om hvordan vi kan forbedre hvordan vi kan sikre at forsøgsordningen også lever op til det der var vores ønsker jeg vil også sige at otte hundrede og tre og tredive patienter

mere end to hundrede læger der har udskrevet recepter sådan set er

da de første forhandlinger pågik var forventningen at det ville omfatte omkring fem hundrede patienter inden for det første år og det er vi jo for længst oppe over

overrasket over at nogle ligesom

taler om at uha det

masse ting vi ikke ved det er jo fuldstændig korrekt

vi har lavet en forsøgsordning hvor der også følger forskning og en række initiativer med men den der skelen til at det skulle være mennesker der

som ikke havde en sygdom og ikke modtog anden medicin

mange af de patienter som jeg har mødt som er gået ind i forsøgsordningen medicinsk cannabis er mennesker som har fået

på nogle områder har bivirkninger af de præparater de har fået igennem tiden

for manges vedkommende ikke har fået den smertelindring der skulle til af de konventionelle præparater derfor synes jeg det er vigtigt når vi taler forsøgsordning at vi også holder fast i at vi taler om syge mennesker der i høj grad har behov for at vi betræder nye veje politisk og som ikke ønsker at blive kriminaliseret bare fordi de gerne have et tåleligt liv og fordi de oplever at medicinsk cannabis giver dem den lindring der er

værdighed hos patienterne samtidig med at det handler om at sikre ny faglig viden og resultater der kan gavne mennesker der lever med deres sygdom når jeg siger det

det jo fordi man i nogle af høringssvarene lidt falder tilbage til den samme diskussion vi har haft hele vejen igennem hvor man ligesom siger at det er den helt forkerte vej

betræde jeg synes det er vigtigt at vi med forsøgsordningen åbner for en ny behandlingsform hvor vi også løbende opbygger erfaringer som kan understøtte at behandlingen bliver bedre og at vi også sikrer rammerne om det og at vi netop får viden ind det her lovforslag er jo så en videreudvikling af forsøgsordningen såvel som dyrkningordningen det indeholder fem større hovedpunkter som i endnu højere grad skal være med til at optimere forsøgsordningen

til gavn for patienterne blandt andet ved både at sikre et større udvalg af tilgængelige cannabisprodukter og ved at sikre patienterne tilskud til cannabisprodukterne tak til dansk folkeparti

løfte den her sag og også prioritere den i finanslovsforhandlingerne og efterfølgende i den pulje som dansk folkeparti fik sat af på finansloven

sådan set enig med de ordførere der peger på at det selvfølgelig er dilemmafyldt når vi nu åbner op for i en kortere periode at acceptere produkter

medicinsk cannabis produceret i andre lande blandt andet canada usa

dilemmafyldt at bevæge sig den vej men hvis det kun havde været et spørgsmål om

ønsket om bare at vente men jeg mener også at vi har et patienthensyn

patientgrupper som også i høringssvarene peger på at det er vigtigt at der er et ordentligt udvalg fordi det

set også handler om at sikre at de mennesker der lever med deres sygdomme og som ønsker at være en del af forsøgsordningen og modtage medicinsk cannabis også oplever at der i forsøgsordningen er et tilstrækkeligt udvalg af produkter og at der også er en konkurrence mellem produkterne som betyder at prissætningen i den danske forsøgsordning

danskdyrket cannabis så det bliver muligt at eksportere cannabisbulk og vi foreslår også at det skal være muligt at udlægge produktionen af cannabisprodukter i kontrakt

styrke og professionalisere den danske produktion af medicinsk cannabis og i sidste ende også være med til at understøtte den kliniske forskning der skal følge

udviklingen af medicinsk cannabis og sikre patienterne nogle bedre præparater som vi har mere viden om

det er vigtigt at sige at når nogle af høringssvarene som enhedslisten også fremfører siger

er konkurrenceforvridende så synes jeg jo sådan set ikke at det er konkurrenceforvridende fordi det vi klart og tydeligt har sagt fra dansk side hele vejen igennem er at en pesticidfri økologisk dyrket medicinsk cannabis er vores konkurrencefordel også på et globalt marked fordi det i sidste ende handler om patientsikkerhed

om troværdighed men det handler også om at få bygget en så stærk produktion at danske producenter vil kunne klare sig også på på verdensmarkedet derfor er det også min og regeringens ambition at gøre danmark til et foregangsland både i udvikling af og i forskningen i medicinsk cannabis til gavn for behandlingen af patienter som ikke oplever den ønskede effekt af den almindelige konventionelle behandling som de får og det synes jeg jo i høj grad

til at udbygge forsøgsordningen og til dansk folkeparti for at vi også udvider med en tilskudsordning men grundlæggende også for den modtagelse som lovforslaget får her i salen for man kan sige at modtagelsen

have været hvorfor ændrer i allerede ved det nu under et år efter at vi

gået i gang og der synes jeg egentlig at det er positivt at se den ånd der også har

forhandlingerne nemlig at vi godt ved vi betræder nye veje og når man betræder nye veje

man også nødt til at justere og korrigere i takt med at man får ny viden og man finder ud af at vi faktisk kan gøre forsøgsordningen endnu bedre til gavn for danske patienter og også til gavn for danske producenter som nu har kastet sig ud i at producere medicinsk cannabis jeg står selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der er rejst i dag og som udvalget vil stille og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

samling af rigtig mange forskellige ting den her gang dog kun tre forskellige ting men lad mig sige tre meget væsentlige ting set med socialdemokratiske øjne det første element handler om det meget dygtige og dedikerede personale som arbejder i alle landets ambulancer og som står for en meget væsentlig del af hele den præhospitale indsats i danmark

ambulanceuddannelsen bliver lagt om fra første januar og der sker markante ændringer det vi så også lovgivningsmæssigt sikrer her

er at der bliver indarbejdet en autorisationsordning som vi kender det fra samtlige andre sundhedsprofessionelle om end

får de nu en autorisation som beskytter deres titel uanset om de i fremtiden bliver ambulancebehandler ambulancebehandler med særlige kompetencer

forpligter men det giver også en anerkendelse og det er helt rigtigt at man gør det nu det har været længe undervejs og vi hilser det element meget velkommen fra socialdemokratisk side det næste element

handler om udlevering af medicin det drejer sig om at man i fremtiden får givet en autorisation til behandlerfarmaceuter det er en ny funktion som

man vil bygge ind i forhold til vores apoteker og vores apoteksfilialer

fået diagnosticeret en sygdom og deres egen læge har udskrevet medicin til dem men borgerne har

der være mange grunde til vi hører også

patienterne henvender sig til vagtlægen og belaster vores vagtlægeordning for at få lavet en ny udskrivning af medicin en ny recept

nu mulighed for at behandlerfarmaceuterne kan udlevere og lave en genordination af

medicin som lægen allerede en gang tidligere har ordineret til patienten samtidig får de her behandlerfarmaceuter også mulighed for at ordinere dosisdispensering

medicin opdelt så de kan huske at tage den i vil måske se det for jer som nogle meget lange strimler

for nogle være den mest simple ting men for rigtig mange kan det være besværligt også her får behandlerfarmaceuterne en mulighed det er

vores apoteker og vores dygtige apotekspersonale

gjort mere smidigt og fleksibelt det er rigtig fint den tredje ændring

her lægger op til er virkelig også en vigtig ændring vi har haft mange sager i danmark hvor sundhedsfagligt personale får bundet en klage en retssag på ærmet fordi man ikke har levet op til de krav de pligter samvittighedsfuldhed og rettidighed som ellers ligger i

sundhedsfaglig autorisation og det der er den almindelige ramme for det sundhedsfaglige virke det der sker nu

at man får tydeliggjort det organisatoriske ansvar for fejl og andre forhold i sundhedsvæsenet som kan være til fare for patientsikkerheden det skal forstås på den måde

dem der har det overordnede driftsansvar det vil hyppigst være kommuner

præciseret hvad deres ansvar er det påhviler netop de her organisationer at organisere deres behandlingssteder på en sådan måde at personalet altid skal være i stand til at varetage deres opgaver fuldt ud fagligt forsvarligt og overholde de pligter der ligger i forhold til deres

synes vi også er nogle vigtige og gode præciseringer vi får på plads her

socialdemokratiet kan støtte det lovforslag som ligger her

inden for sundhedsvæsenet bør have en autorisation det er fordi de ofte er med i et forløb

risiko for fejl eller sløsethed så selvfølgelig er vi rigtig glade for at ambulancebehandlere paramedicinere og behandlerfarmaceuter får en autorisation vi mener blot at det skal gælde alle der har virke i sundhedsvæsenet det vil give en større patientsikkerhed og retssikkerhed ministeren vil indføre en autorisationsordning for ambulancebehandlere og en supplerende registrering for ambulancebehandlere der har videreuddannelse

med særlige kompetencer det vi også i daglig tale kalder paramedicinere samt

en ekstra uddannelse men vi mener at

en autorisation ligesom alle de farmaceuter der arbejder rundtomkring på vores apoteker sygehuse og andre steder hvor de har med medicin til syge og ældre at gøre vi

spørge ministeren hvordan vi sikrer at alle receptudskrivningsenheder kan sikre den her service

i lovforslaget står at så kan man ringe og

så er der kommet rigtig mange enheder

er nogle steder hvor der ikke er farmaceuter hele tiden

det andet der foreslås er et bedre serviceniveau for borgere og tilgængelighed til lægemidler ved at indføre to nye sundhedsydelser på apoteker og apoteksfilialer det er apotekernes pligt

at tilbyde genordination og ordination af dosisdispensering med tilskud

man på apoteket kan tilbyde den mindste pakke til en som ikke lige har fået fornyet sin recept på den medicin

har været vant til at tage

ikke nogen læge i området som vi ser nogle steder så kunne det da

udskrive den her recept indtil man så

den her recept på p piller i stedet for

bruge den dyre vagtlæge som der faktisk er nogle der gør

der ikke er åbent jamen så kunne det jo netop være lige præcis dér hvor man kunne gøre

dosisdispensering er jo noget vi har set flere steder men som der også bliver

det kan være et problem også fordi der er nogle der får skiftet medicin rigtig ofte

det altså en ekstra betaling for de mennesker

er jo brugerbetaling vi har fået ind ad

i hjemmeplejen og doserer medicinen så er det i dag brugeren selv der betaler apoteket for at dosere medicinen

man så medicinen leveret på et apotek der ikke lige er et af de store

som regel ligger ude på landet hvor der ikke er så mange mennesker

jeg har lige hørt fra en der

som vi lader betale for en ordning som vi

fordi det er de dårligste det her kommer til at

af ansvaret for fejl og andre forhold i sundhedsvæsenet som kan være til fare for patientsikkerheden det bakker vi selvfølgelig op om jeg kan se

er vi positive over for forslaget men har en

retssikkerhed og sundhedsvæsenets fortsatte udvikling med fagligt udgangspunkt i ambulancebehandlere og apotekere

men udgangspunktet for os i venstre er patienten hvad kan gavne og hvad kan hjælpe den enkelte patient til et mere sikkert behandlingsforløb og samtidig skabe tryghed omkring ens behandling i hverdagen vi møder oftest ambulancebehandlere og apotekere tæt på vores hjem lad mig komme med et eksempel ambulancebehandleren møder drengen søren i

ambulancebehandleren iværksætter øjeblikkelig behandling og herefter følger overvejelser om hvorvidt søren skal køres til sygehuset

når han igen kan trække vejret selvstændigt både søren og sørens mor kender alt til den lokale apoteker for det er jo her de henter sørens astmamedicin og får supplerende råd og vejledning og hvis søren løber tør for astmamedicinen og ikke har fået fornyet recepten kan apotekeren udlevere den vanlige astmamedicin til søren så han kan fortsætte den nødvendige medicinske behandling indtil hans mor får fornyet recepten søren er en heldig dreng at han kan få udleveret astmamedicin uden recept i nødstilfælde det er kun ganske få præparater for hvilke det kan lade sig gøre og det forhold vender jeg tilbage til senere i min tale jeg kunne have nævnt andre eksempler end et astmaeksempel

vi har brug for at styrke den præhospitale indsats og med en autorisation af ambulancebehandlere styrker vi patientsikkerheden markant for sandheden er jo at i et moderne sundhedsvæsen har vi brug for et stærkt akutberedskab ambulancebehandlere møder jo ofte en mangfoldighed af opgaver

formindske smerter og yde omsorg med en autorisation følger også forpligtelser og både ambulancebehandlere og paramedicinere bliver underlagt de generelle forpligtelser der gælder for andre grupper af autoriserede sundhedspersoner det betyder også at de vil blive underlagt et tilsyn fra styrelsen for patientsikkerhed fordi tilsynet bidrager til at sikre høj kvalitet i ambulancepersonalets vigtige arbejde lovforslaget

apotekerne der lægges op til at apotekerne kan genordinere et begrænset udvalg af lægemidler til patienter i stabil behandling

er genordinationsområdet snævert

insulin til diabetespatienter eller astmamedicin til astmatikere skal vi holde fast i et levende et dynamisk og et moderne sundhedsvæsen og samtidig sikre at vi knytter bånd i det nære sundhedsvæsen

det et godt sted at starte at bringe apotekernes viden og faglighed i spil det både i relation til genordinationer og tilskudsberettigede dosisdispenseringer som kan bidrage til at mindske risikoen for at medicinen tages forkert dosisdispensering er et gode for den enkelte særlig for ældre medicinske patienter med kroniske lidelser som ofte ses at have et stort og meget forskelligartet medicinforbrug her kan dosisdispensering

gøre en forskel i hverdagen og medicinen mere sikker enkel og overskuelig med det større ansvar til farmaceuterne på apotekerne følger også krav om en særlig uddannelse i form af et kursus som skal klæde farmaceuterne på til den nye opgave med et bestået kursusbevis i hånden

følger titlen behandlerfarmaceut lovforslagets sidste del handler om de krav vi stiller til regioner kommuner og private virksomheder der yder sundhedsfaglig behandling det skal være trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen behandlingssteder skal være organiseret på en sådan måde at der for eksempel er de rette faciliteter til stede så en behandler kan udføre sit arbejde både samvittighedsfuldt og forsvarligt en sådan organisering påhviler den enkelte region eller kommune eller virksomhed

at tilrettelægge og organisere arbejdet på de lokale behandlingssteder så det ikke kan pålægges den enkelte

det forhold præciseres med lovforslaget her

så det er sådan en cliffhanger til tilhørerne

gangen og slutte af med at foreslå at vi deler lovforslaget i to

om autorisation af ambulancebehandlere

vi synes det er helt nødvendigt at bemandingen af ambulancerne bliver omfattet af de pligter og rettigheder som følger med en sundhedsfaglig autorisation det betyder jo at vi kan sikre at de har en høj og ensartet faglighed når det bliver beskyttede titler så følger der

en række forpligtelser med som der også gælder for andre autoriserede

det betyder også at de omfattes af de samme klage erstatnings og tilsynsregler som vi kender fra resten af sundhedsvæsenet

behandlerfarmaceuter som skal have mulighed for at kunne genordinere visse lægemidler og ordinere dosisdispensering det er den her del vi er kritiske over for

og jeg kan sagtens sætte mig ind i at det kan være irriterende hvis man har glemt at få fornyet sin recept jeg har også prøvet det men

ikke går forud for patientsikkerheden og det synes jeg der er en risiko for her vi ved at hvis der er tale om nødsituationer

insulin som venstres ordfører nævnte eller astma også adrenalinpenne så kan man udlevere

jo også sådan at hvis man har glemt at få fornyet sin recept og det er vigtigt at man fortsætter med sin medicin og at den ikke afbrydes

læge åbner igen ja så kan man ringe til en vagtlæge behandlerfarmaceuterne skal have en uddannelse på en

tre dage det mener jeg simpelt hen ikke er nok til at man er i stand til at kunne vurdere hvorvidt en patient er i stabil behandling det lyder jo meget enkelt når folk siger at hvis man har fået udskrevet et lægemiddel

kan man bare fortsætte med det så enkelt

er meget vigtigt at man kan vurdere patientens kliniske tilstand om der er en udvikling i den

er jo derfor den praktiserende læge har en lang praktisk uddannelse ved siden af sin universitetsuddannelse noget som

en farmaceut altså ikke har mere end seks års specialuddannelse skal man have klinisk erfaring netop for at kunne vurdere patientens

de høringssvar der er kommet fra dansk selskab for klinisk farmakologi

det er for nogle kliniske vurderinger man skal kunne foretage for at vurdere om det giver mening at

man ikke bare har fri adgang til et lægemiddel

til skal op og se sin læge eksemplet med p

sundhedsstyrelsen har sagt at man skal se sin læge en gang om året fordi vi ved at der er en forøget risiko for blandt andet blodpropper hvis man bare får en en genordination

vi har stillet en lang række spørgsmål som er sendt frem i dag og som vil vil spørge mere ind til den her del

del handler om at præcisere det organisatoriske ansvar for fejl og for andre forhold i

som kan være til fare for patientsikkerheden det vil altså sige at for eksempel regioner kommuner eller virksomheder som yder en

skal have pligt til at organisere arbejdet på en måde så sundhedspersonerne også kan lave deres arbejde på en fagligt forsvarlig måde det ændrer selvfølgelig ikke ved at den enkelte sundhedsperson også altid har et ansvar for sin egen faglighed

i sundhedsvæsenet ofte handler om hvor mange ressourcer der er til rådighed hvordan arbejdet er

jeg er lidt i tvivl om hvad det præcis er der menes vi har stillet et spørgsmål for at få klarhed over om det kunne stå stærkere for jeg ser ikke en egentlig uenighed men men lad os se på det i udvalgsarbejdet men altså at opsummere

det bidrager til at styrke både patientsikkerheden og sundhedspersonalets retssikkerhed med lovforslaget understøtter man desuden både akutberedskabet og den præhospitale indsats forslaget går på flere ben det foreslås at indføre en autorisationsordning for ambulancebehandlere og en supplerende registrering for

der har videreuddannet sig til ambulancebehandler med særlige kompetencer derudover indeholder forslaget et element der skal forbedre serviceniveauet for borgerne og øge tilgængeligheden til lægemidler ved at indføre to nye sundhedsydelser på apotek og apoteksfilialer på den måde udnyttes apotekernes faglighed og viden om lægemidler bedre og apotekerne kommer til at spille

det er meget positivt og derfor støtter liberal alliance forslaget

fortsatte udvikling af service og tilgængeligheden til lægemidler samt at styrke patientsikkerheden og sundhedspersonalets retssikkerhed det er jo tre rigtig rigtig gode

ambulancepersonalets opkvalificering også titelmæssigt og siger at det er fornuftigt vi har også meget stor forståelse for

en rigtig god idé at man sikrer hvem det er der har ansvaret i systemet det kan meget hurtigt blive den enkelte sundhedsperson der kommer til at stå med et meget tungt åg på skuldrene så del tre er vi også helt enige i så har vi

i forhold til det produkt man nu har brug for

har fået fornyet sin recept der er

det er en situation mange har stået i

er noget helt helt andet så lad os da forsøge det så vi kunne godt tænke os i udvalgsarbejdet at lægge op til at det var en forsøgsordning med en evaluering hvor rigid den skal være

ikke lagt mig fast på det må blive vores normale ordfører

udslagsgivende for for nogle patienter at der er noget sikkerhedsmæssigt eller noget uforsvarligt i det må vi se på

egentlig ikke så nervøse for det umiddelbart men vi lytter til høringssvarene og derfor vil vi også gerne

ellers kunne det være en mulighed at få opdelt forslaget som

ambulancebehandlere med særlige kompetencer er en god idé beskyttelsen af titlerne vil samtidig betyde at det bliver tydeliggjort

en klar opgavefordeling vil også betyde en øget patientsikkerhed og det vil også betyde at ambulancebehandlerne i fremtiden omfattes af autorisationslovens pligter og sanktionsmuligheder det bakker vi op i sf ambulancepersonalet har i dag et hav af forskellige opgaver og opgaverne bliver samtidig mere og mere komplekse derfor mener vi også at det er en fordel for ambulancepersonalet

at de har klart definerede opgaver så de kan hjælpe til og behandle både der hvor ulykken eller sygdommen

deler også overbevisningen om at en indførelse af en autorisations og registreringsordning vil højne den præhospitale patientsikkerhed hvilket vi er fortalere for det kan umiddelbart godt give mening at farmaceuter der gennemfører kursus i behandlerfarmaci på apoteker og apoteksfilialer får mulighed for at

begrænset udvalg af lægemidler som en patient er i medicinsk behandling med

også adgang til at ordinere dosisdispenseret medicin med tilskud jeg tænker faktisk at lige præcis farmaceuterne måske er dem der

går vi meget op i at forbedre serviceniveauet for borgerne der har brug for behandlingen og derfor giver det også mening at lade apotekerne spille en større rolle i sundhedsvæsenet på den måde kan vi i langt højere grad inddrage apotekernes faglighed og viden om lægemidler i behandlingen samtidig med at borgerens tilgængelighed

til lægemidler øges det er dog vigtigt at slå fast at genordineringen hos apotekerne skal ske i det omfang at patientsikkerheden vurderes tilstrækkeligt tilgodeset og hvis der er brug for yderligere præcisering jævnfør høringssvarene

sit ansvar bevidst derfor mener vi også at en tydeliggørelse af det organisatoriske ansvar for fejl er en god ting da det i høj grad kan bidrage til at øge patientsikkerheden det er vigtigt at både regioner og kommuner og private driftsherrer

og derfor også hvilket ansvar de har

så går vi i øvrigt ind for afbureaukratisering men også en klar ansvarsfordeling

akutberedskab i danmark

en tryghed i hele landet når det handler om at sikre et akutberedskab der dækker og som kan rykke ud ved skade ved ulykker og være der når folk har behov det at have et stærkt akutberedskab i danmark betyder også at der skal lægges stor vægt på at borgeren møder et personale som har de nødvendige kompetencer til at hjælpe når ulykken er sket eller ved alvorlig sygdom vi har netop været igennem en ændring og en omlægning af hele ambulanceuddannelsen så den bliver styrket endnu mere og med det lovforslag som vi behandler i dag

også op til en autorisation af ambulanceredderne af paramedicinerne som

med særlige kompetencer vi har også taget en række andre initiativer på det akutområdet blandt andet med et nyt speciale i akutmedicin

med dansk folkeparti som en del af finansloven sidste år

indsætte en fjerde akutlægehelikopter i danmark

nævne nogle af de seneste initiativer der er taget for at styrke akutområdet og akutberedskabet i danmark med den autorisationsordning for ambulancepersonalet

lægger op til med lovforslaget bygger vi videre på allerede opnåede resultater og understøtter også en fortsat udvikling i akutberedskabet hvor vi også ser for

at ambulanceredderne sådan set i endnu højere omfang også hjælper til går til hånde

vores sundhedspersoner og derfor kan man også se på høringssvarene såvel som det arbejde der gik forud

brede opbakning fra de faglige organisationers

lovforslaget styrker vi også apotekernes rolle i det nære sundhedsvæsen til gavn for patienterne jeg synes jo sådan set at vi med det her lovforslag i høj grad sætter en tyk streg under at apotekerne er en del af sundhedssektoren og ikke en del af detailhandelen og dermed skal vi jo også kigge på

det så er for nogle kompetencer der ligger på apotekerne såvel som hvad der er for nogle muligheder for at udvikle vores apoteksektor til gavn for borgerne i det her land som kan have behov for den

er på apotekerne og de services der er apotekerne indgår jo i dag som en naturlig del af patienternes møde med sundhedsvæsenet og vi mener også at lovforslaget i endnu højere grad

med at de qua deres høje faglighed og deres viden om lægemidler også går ind og bidrager

genordinere i de tilfælde man ikke har fået fornyet sin recept det er jo ikke et arbejde der kommer ud af ingenting og jeg foranlediges bare til at sige også til enhedslistens ordfører

den rapport som jo i sin tid blev iværksat som en del af hele

med spørgsmål en hundrede og tolv fra den daværende sundhedsminister tilbage i to tusind og fjorten blev givet et tilsagn om at man ville udforme en rapport hvor man kiggede på

en langt større brug af farmaceuternes kompetencer farmakonomernes kompetencer i forhold til at ordinere og genordinere medicin så hele den her diskussion om at det både skulle være patientusikkert eller ikke skulle bygge på et fagligt grundlag kan jeg simpelt hen ikke følge når enhedslistens ordfører

både lægemiddelstyrelsen og styrelsen for patientsikkerhed stod bag og som vi

haft drøftelser om i ordførerkredsen er sådan set det der så leder frem til den model som vi nu

kompetencer der ligger

apotekerne også kan udfoldes i nye sundhedsydelser som kan udgøre et supplement til den lægefaglige behandling

erstatte den lægefaglige vurdering men gøre at behandlerfarmaceuterne også kan tage del i ordinationsretten når hvis såfremt det er nødvendigt selvfølgelig under hensyntagen til patientsikkerheden og derfor også på et afgrænset område og kan gå ind og genordinere medicin

vurderes at det sådan set vil være en bedre brug af vores ressourcer end at man ringer til vagtlægen eller patienten går uden medicin i en weekend fordi

retssikkerheden for vores medarbejdere i vores sundhedsvæsen det handler grundlæggende om også at sikre at de føler sig trygge når de går på arbejde og ved at den sundhedsautorisation som de har sådan set ikke bringes i tvivl hvis såfremt det er driftsherren det være sig kommunen det være sig regionen det være sig den

at hvis computersystemet ikke fungerer skal det ikke være den enkelte sygeplejerske der skal frygte at fejlen i computersystemet kan gå ud over

igennem den seneste tid som også har været diskuteret også i den her kreds hvor man må sige at det bringer tvivl

hvorvidt retssikkerheden for vores sundhedspersoner er tilstrækkelig derfor ser jeg det

sundhedsloven som værende ekstremt vigtigt for også at signalere

har ansvaret for de overordnede rammer

er der skal sørge for at forholdene for vores medarbejdere på sygehusene i kommunerne er af tilstrækkelig høj kvalitet så man kan løfte sit arbejde fagligt forsvarligt og vi dermed også tydeliggør det organisatoriske ansvar for fejl og andre forhold i sundhedsvæsenet i de sager hvor der er sket fejl og hvor der så konkret skal vurderes på

den enkelte sundhedsperson der har begået fejlen og

jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling og stiller mig til rådighed for de spørgsmål som udvalget vil have

tage nye initiativer og jeg tror simpelt hen på at en af de grundlæggende betingelser for at vi er nået dertil hvor vi er som samfund

vi har udviklet nye ting vi har lyttet til hvad der

handlet forholdsvis hurtigt på det vi har vel nok diskuteret dyr sygehusmedicin

være når man tænker på at der kommer nye medicinske produkter på gaden meget hyppigt skal vi så være et land hvor vi tilbyder patienterne medicinen hurtigt for at få de fordele ny medicin kan have eller skal vi holde os lidt tilbage og vente på at andre måske har prøvet tingene af og medicinen måske er blevet billigere

og sagt at vi vil være et land hvor patienterne og borgerne får fordelene ved ny medicin hurtigt

frem mod at kunne få ordineret noget nyt medicin som man har fundet ud af nok virker men som også er

frem for at egen læge skal til at søge om særligt tilskud og mulighed for at få medicinen prøver vi nu noget af en forsøgsordning som skal løbe over tre år som skal evalueres og som kan give grundlag for eventuel kommende fast lovgivning fremover vi kalder det en risikodeling i forbindelse med tilskud til ny medicin

håber vi kan komme til at lette adgangen

tilskud til receptpligtige lægemidler og dermed give patienterne fordelene det der er tanken

håber og tror på at der er hundrede patienter der har behov for det nye præparat vi sætter det i gang men hvis det så viser sig at måske fem hundrede patienter har behov for det ja så vil udgiften fra det offentlige sundhedsvæsen skulle dække de hundrede patienter

den medicinalvirksomhed som har produceret medicinen skulle dække udgiften til de sidste patienter altså dem der ligger over antallet på hundrede

forsvinder vi ved i hvert fald hvad den maksimale udgift bliver fra det offentliges side

få prøvet det her af men vi har fra socialdemokratisk side også et men det er at forsøgsordningen

mulighed for at to lægemidler to produkter skal prøves af i første omgang inden for den her forsøgsordning der kan eventuelt med ministerens bemyndigelse gives tilskud til flere men vi synes som også flere af høringssvarene har givet udtryk for at det kommer til at give os et meget meget ringe og forsimplet grundlag

vurdere ordningen ud fra derfor vil vi fra socialdemokratisk side frem mod tredjebehandlingen arbejde frem mod at kunne få det udvidet sådan at det ikke kun er to lægemidler

jeg ved godt at en af grundene til at man fra ministeriets side har sat to på er at man har kigget nogle år tilbage og set hvor mange præparater hvor mange lægemidler det har drejet sig om men vi tror

tage flere lægemidler ind i den her forsøgsordning vi vil gerne kaste os konstruktivt ind i en drøftelse i ordførerkredsen og med ministeren men med de her bemærkninger vil jeg sige at vi synes det er et godt lovforslag det lægger nogle nye linjer ud for patienterne men også ud

være spændende at være lægemiddelproducent og

aftaler med medicinalvirksomhederne for at prøve noget af det af det ser vi

her risikodeling som vi

støtte op omkring i den her debat vi har haft om prioritering af medicin gik vi jo ind

om nogle principper

det var økonomien der kom først selvfølgelig skal vi tænke økonomi men for dansk folkeparti handler det om

økonomien der skal bestemme om vi har råd til at behandle

har nogle sygdomme som kræver noget mere og derfor synes vi at det her er rigtig godt

kigger på punkt fem som vi havde i forhold til prioriteringen

vi gør her nogle kommer med ny innovative medicin

men vi ved også at der kommer rigtig meget på markedet

her foreslår ministeren at vi laver den her tre årsforsøgsperiode hvor det er lægemiddelstyrelsen der får mulighed for at meddele

receptpligtigt lægemiddel kan få klausuleret tilskud men på de vilkår man så kalder risikodeling jeg tror herre flemming møller mortensen gjorde det meget klart hvordan man delte det op og det gør man

tager sin risiko så økonomien ikke bliver belastet på samme måde man aftaler

population det vil blive og bliver den population større så er der flere patienter der skal have

er det lægemiddelvirksomheden der går ind og dækker det økonomiske så på den måde

friholder vi det sundhedsvæsen som som vi er nervøse for skal

men det der er vigtigt er jo netop at vi bliver ved med at

der kommer nye lægemidler til kan behandle nogle af de sygdomme hvor vi ikke har

mortensen var inde på

ærgerligt hvis der var et tredje produkt som lige præcis var det der var bedre end de andre eller hvad det nu kunne være jeg ved godt at ministeren har en bemyndigelse

om ikke vi kunne åbne lidt mere op for den og sikre at

og mangler det her sidste produkt som vi måske kunne tage med ind så

hvor dygtige læger og sygeplejersker hver dag yder behandling både medicinsk og kirurgisk af høj kvalitet danmark er også et godt land

drive virksomhed i danmark har

science industri som er blandt de førende i verden og det kan vi godt være stolte af vi har virksomheder der bidrager til forskning og udvikling af medicin og medicinsk udstyr virksomheder der gør en forskel ikke blot for danske patienter men for mennesker i hele verden nogle vil mene at vi blot kan læne os tilbage og se stort på både de skønhedspletter som vi kan spotte og på de udviklingspotentialer som

science rummer det mener vi ikke i venstre

og life science har brug for danske patienter

at vi i danmark har et velfungerende tilskudssystem som sikrer danske patienter et retfærdigt tilskud for dem der har de højeste medicinudgifter

alle sammen udviklingen buldrer derudad

finder vej ud til danske patienter eller gør de for vi har en lille udfordring med vores tilskudssystem lægemiddelstyrelsen arbejder med to former for tilskud et generelt tilskud eller et

generelt klausuleret det generelle tilskud er det tilskud som de fleste af os kender fra almindelige medicinkøb på apoteket mens det generelt klausulerede tilskud kan opnås af en patient når lægemidlet ordineres til en behandling af bestemte sygdomme eller en nærmere afgrænset patientgruppe og lægen på ordinationen har tilkendegivet at patienten opfylder tilskudsklausulen men risikoen for det offentlige nemlig et lægemiddel

med tilskud til patienter som ikke er omfattet af tilskudsklausulen og hvor udgifterne til lægemidlet dermed stiger for det offentlige det betyder at lægemiddelstyrelsen kan afvise et tilskud og det er naturligvis ikke i patientens interesse og heller ikke i lægemiddelproducentens i marts to tusind og atten fremlagde regeringen en vækstplan for

science med seks og tredive initiativer og et af initiativerne i den forbindelse var et forslag om risikodeling altså en model hvor lægemiddelindustrien påtager sig den økonomiske risiko og udgifter såfremt et givet lægemiddel ordineres til patienter uden en given klausul med lovforslaget her foreslår regeringen en tre årig forsøgsordning hvori der indgår to lægemidler

jeg har jo så lyttet mig frem til at der er flere partier der synes at man skal udvide det med de her to lægemidler

science strategi vi har og de økonomiske midler der er sat

med socialdemokratiets ordfører sådan som jeg husker det

science strategien men jeg tænker bare allerede nu at vi godt kan få en økonomisk udfordring som vi må tale om lægemidlerne vil blive udlagt på baggrund af en ansøgningsrunde og under forudsætning af at virksomheden der ansøger indgår aftale om risikodeling med det offentlige på den måde påtager virksomheden sig den økonomiske risiko for uhensigtsmæssigt førstevalg så det offentlige ikke risikerer at stå med en regning for medicin der er løbet løbsk en sådan forsøgsordning er en fordel både for det offentlige og for medicinalvirksomhederne og for patienterne

win win win

medicinalvirksomheden opnår fordele på eksportmarkeder fordi det ofte gør en positiv forskel for salget når produktet har opnået tilskudsstatus i hjemlandet det betyder bla

at produkter har større sandsynlighed for at opnå tilskud på nogle eksportmarkeder og vi sikrer at omkostningerne til tilskuddet ikke stikker af hvis der er flere patienter end ventet der får udskrevet den pågældende medicin som jeg allerede har nævnt står vi i danmarks stærkt når det handler om

science vi har dygtige virksomheder et stærkt sundhedsvæsen og et suverænt forskningsmiljø danmark har mulighed for at stå endnu stærkere i fremtiden i venstre ser vi frem til at følge forsøgsordningen som skal evalueres i

science for der er uden tvivl et uudnyttet potentiale som vi skal have foldet ud venstre kan støtte forslaget som

tillader mig at påpege at der jo er en økonomi der følger med den her

science strategi og sådan som jeg husker det står socialdemokratiet

men derfor kan man jo godt støtte lovforslaget her det glæder mig da i øvrigt

end de to der er foreslået her som jo er en man

science strategien så følger der en økonomisk udfordring med

har jeg da en klar forventning om at når man ønsker at udvide paletten har man også villigheden

frem i danmark og har lavet en strategi

tidligere regeringer har highlighted og i den grad

science strategien både farma og medicoteknisk og alt det andet vi har i danmark så der følger den borgerlige regering bare det som den socialdemokratisk ledede regering også lagde grundstenen til

hvad der er forbundet med økonomi i forhold til

to præparater to lægemidler det vi blot siger er

lad os dog få en politisk drøftelse af det her jeg har sagt det

bruge ordførerens retorik fuldstændig fredsommeligt lad os dog frem mod tredjebehandlingen kigge på om ikke vi kan udvide det her for når vi kigger i høringssvarene er der adskillige høringssvar

siger at det bliver for sårbart med kun to produkter

ved om begge produkter når frem og stadig væk er en del af forsøgsordningen når den skal evalueres om tre år vi synes blot at vi skal få mest muligt ud af det når vi nu gør os den umage

science med seks og tredive initiativer og et af initiativerne i den forbindelse var et forslag om risikodeling og nej

specifikt nævner regeringens vækstplan for

hvad skal man sige prioriteringer i forhold til

på hinanden men siger at vi bygger ovenpå det gør vi hver dag jeg sagde i min ordførertale at en af grundene til at vi har det land vi har er at vi har taget nye initiativer ind og en ting er

vi kaster os ind det her og siger og det er jeg glad for at dansk folkepartis ordfører også siger

en tidligere ordførertale her i salen i aften hvor er det dog irriterende at hver gang vi skal til at tage nogle bedre initiativer

en tå andre steder og forringe gode ordninger for at finde en økonomi

diskutere om man kan udvide paletten og så glæder jeg mig da i øvrigt til at der kommer konstruktive bud

helt fantastisk sådan her en tirsdag aften klokken

mulighed for at meddele et receptpligtigt lægemiddel generelt klausuleret

på vilkår om risikodeling det lyder jo som volapyk her sent på aftenen men det det betyder er

offentlige sundhedsvæsen skal kunne dække udgifterne til et tilskud hvor man afgrænser det til den gruppe af patienter som man mener vil kunne

gavn af det her præparat og hvor man vurderer at den behandlingsmæssige værdi er rimelig i forhold til prisen mens lægemiddelvirksomhederne så skal dække de udgifter som det offentlige har til tilskud til den gruppe af patienter som

jeg ved ikke om det gjorde det mere klart men jeg synes sådan set det

forsøg med det her begreb risikodeling

ordfører nævnte det her såkaldt danske begreb

at man betaler for den

det ved vi at man har forsøgt sig med i

blandt andet italien frankrig og england har gjort det

at man siger at

behandlingen rent faktisk virker at vi også betaler for den men vi ved også i praksis at det er rigtig rigtig vanskeligt

de lande hvor man forsøger sig med den form for risikodeling er noget af et slagsmål om hvorvidt der så rent faktisk har været en effekt eller ej altså virkelig et juridisk tovtrækkeri mellem industrien og de offentlige myndigheder for at finde ud af hvordan det så endte og hvem skal så betale derfor synes jeg egentlig det er fornuftigt at man lægger op til en lidt anden model som er nem at kvantificere nemlig på et fast antal patienter som man så har taget en vurdering af er dem der vil få en effekt

holder stik og så videre

og jeg kunne godt tænke mig hvis ministeren kunne hjælpe os lidt

mange forsøg der reelt bliver altså der er to lægemidler der umiddelbart er finansiering til

derudover udspringer forslaget også af anbefalingerne fra den arbejdsgruppe som udførte et serviceeftersyn af medicintilskudssystemet i to tusind og sytten forslaget er en styrkelse af danske patienters lette adgang til tilskud til receptpligtige lægemidler men vil også give patienterne muligheden for at de hurtigere og nemmere kan tage nye og mere innovative midler i brug det formål støtter vi i liberal alliance fordi vi mener det er vigtigt at danskere har så let adgang til nye lægemidler som muligt og får så

forslag med en tre årig forsøgsperiode er et glimrende initiativ til at finde en løsning på de tilfælde hvor lægemiddelstyrelsen giver afslag til tilskud særlig fordi risikodelingen mellem det offentlige sundhedsvæsen og læggemiddelvirksomhederne med hensyn til tilskudsudgifter er særdeles fornuftig det offentlige sundhedsvæsen friholdes for en række udgifter til tilskud men patienterne opnår alligevel i disse tilfælde tilskud da ekstraudgifterne bæres af lægemiddelvirksomhederne så der er altså afgrænsede udgifter for det offentlige sundhedsvæsen for liberal alliance er det også positivt at forslaget medfører en administrativ lettelse for lægerne centralt for os er også at de lægemiddelvirksomheder som måtte indgå i den her aftale kan trække

ansøgning tilbage det sikrer at ingen virksomheder er tvangsbundet til en aftale de ikke ønsker alligevel liberal alliance støtter

haft en idé om at debatten på dr2 med clement kjersgaard skulle have en pendant et eller andet sted hvor det handlede om at se hvor enige man kunne blive i løbet af aftenen

man blev jo mere fælles og ens analyse man fik fordi man blev så og så meget klogere jo mere enige man så gå derfra så ville det være helt åbenlyst hvor det var forskellene

det kan være at det er fordi det er første gang i den nye samling at

er så stor enighed men jeg synes efterhånden at

er områder som har været debatteret ret kraftigt

er gang i er fornuftigt derfor kan jeg også med glæde sige at vi også

glæder mig til det næste hvor vi også er

på sundhedsområdet faktisk meget meget ofte og heldigvis for det er enige det er simpelt hen for vigtigt område til at være alt for uenige på og

æren for den mest forståelige ordførertale på det her punkt i aften

rigtigt svært forslag at forklare og derfor vil jeg simpelt hen ikke begive mig

at forsøge en gang til

nu har vi hørt det rigtig mange gange så jeg ligger

medicintilskudssystem i danmark som jo i høj grad medvirker til at sikre at tilskud til lægemidler også ydes i forhold til den enkelte patients behov

grundlæggende er gode til at tage nye medicinalpræparater ind tidligt men dermed ikke sagt at vi ikke kan gøre det bedre og derfor også det lovforslag som vi behandler i dag regeringen ønsker at styrke patienternes lette adgang til tilskud til receptpligtige lægemidler yderligere og derfor ønsker regeringen også at give patienterne mulighed

i endnu større omfang end vi gør i dag at opleve en hurtigere og nemmere ibrugtagning af nye innovative lægemidler det er også baggrunden for at regeringen med den

science strategi som vi fremlagde i marts måned foreslår indført en tre årig forsøgsordning hvor lægemiddelstyrelsen får mulighed for at meddele et receptpligtigt lægemiddel generelt klausuleret tilskud på vilkår om risikodeling altså hvor man går ind og aftaler

lægemiddelindustrien i relation til at få et præparat hurtigere ud på markedet til gavn for patienterne ud over at forslaget dermed forventes at gavne patienterne forventes

lægemiddelsektor og virksomhederne den danske

forslaget om indførelse af en forsøgsordning med risikodeling er som flere af ordførerne også har sagt bare et af de mange nye initiativer i regeringens vækstplan for

der blev lanceret i marts måned to tusind og atten og som der efterfølgende blev lavet en politisk aftale om i folketinget med opbakning fra det radikale venstre og fra dansk folkeparti derfor vil man også kunne læse af lovforslaget at de

million kr der bruges til administration hos lægemiddelstyrelsen for at kunne håndtere et risikodelingssystem kommer fra den vækstplan om

folkeparti forslaget giver jo med det lovforslag som vi behandler i dag mulighed for at der fremover kan opnås generelt klausuleret tilskud til lægemidler som i dag ikke opfylder kriterierne herfor derfor er der selvfølgelig også en økonomi forbundet med det såvel som der er en risiko forbundet

men der er ingen tvivl om at vi fra regeringens side håber at forsøgsordningen vil give os mulighed for at opnå de erfaringer derfor er der også lagt op til en relativt kort forsøgsperiode som også skal evalueres inden udgangen af

og en og tyve og som der også lægges op til i lovforslaget er der også mulighed for hjemmelsmæssigt at kunne udvide forsøgsordningen alt afhængigt af hvordan vi ser den går jeg tror også det er vigtigt at sige at det er et nyt område som vi betræder hvor det også at vi gør os nogle erfaringer både på patienternes vegne men også

til samspillet med industrien når vi nu lancerer et nyt greb i vores medicintilskudssystem som risikodelingen er jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte være under udvalgsbehandlingen

mærke i at ministeren nu i sin besvarelse siger at vi skal drage nogle erfaringer

i socialdemokratiet er nervøse for at vi kommer til at drage

nærlæst hvad det er der står i forhold til økonomiske konsekvenser for stat kommune og region

er jo rigtigt som ministeren siger at det eneste beløb der figurerer her

kroner årligt som skal gå til lægemiddelstyrelsen og sundhedsdatastyrelsen

jeg i hvert fald af den overbevisning at når først de får lavet setuppet så koster det ikke det dobbelte at tage sig af at vurdere dobbelt så mange

jeg vil bare høre om ministeren ikke vil kaste sig positivt ind i en dialog

dog være forbundet med en vis usikkerhed både i relation til det her skøn der er

være omfattet men også efterfølgende hvis salget af lægemidlet herunder parallelimporterede produkter overstiger det forudsatte så vil virksomheden jo så

risikodeling i det men det ændrer jo ikke på at altså hvor mange patienter man overvejende vil tro

forbundet med et skøn derfor er det godt at få

skalerer på det her derfor har vi lagt op til at man starter to det mener vi kan holdes inden for den økonomi der også er afsat administrativt med den aftale som blev lavet med det radikale venstre og dansk folkeparti om vækstplanen for

bagudrettet kan vi se på syv præparater tilbage fra to tusind og ni men fremadrettet kan

set også se et behov for at vi som myndighed og også

en en fornemmelse af hvor svært eller hvor let

rammer rigtigt for ellers kan der være samfundsøkonomiske

synes jeg da godt nok ikke man sender det rigtige signal

patienterne eller til industrien i danmark for når man læser høringssvarene er der rigtig mange der præciserer at

til den administrative del af det og så står der længere nede

der er dog ikke tale om at flere patienter bliver berettiget til tilskuddet da de samme patienter ville have mulighed for at få enkelttilskud til det pågældende lægemiddel

jeg vil gerne høre ministeren

ikke jævnfør det der står her et spørgsmål om om det vil koste mere at administrere fire

historisk set ikke er grundlag for at sige at det kunne være mere end to præparater så tager vi det

i høringsnotatet i relation til at den hjemmel ligger i lovforslaget jeg er også bare nødt til at sige

at der kan være udgifter forbundet med det som man så også må tilvejebringe

de estimater der ligger til grund for lovforslaget bygger på den vækstplan for

det radikale venstre og dansk folkeparti og vurderingen er

set enig i at det skaleringsmæssigt når man har fået erfaringen

billigere det ændrer ikke på at det er et nyt instrument og at vi skal have erfaringer med det

ind allerede nu og sagt at her kunne det være interessant at samarbejde eller ved ministeren allerede nu

bestemte behandlingsformer der bliver åbnet op for

lif men også af nogle af de de enkelte producenter så vel som af nogle af patientorganisationerne der kunne se nogle muligheder også for deres patientgrupper

at nye innovative midler kunne komme lettere ind på markedet

at den enkelte patient er sammen med sin læge og at lægen ikke står med den ansøgningsproces der alt andet lige ligger i at søge om enkelttilskud

også en afbureaukratisering i relation til det vi har ikke åbnet op for det endnu så på den måde kan jeg jo ikke

men vores klare vurdering er at der vil være interesse for det hvis man kigger på høringssvarene

noget der peger på at der vil være en interesse ud over de to præparater der nu er lagt op

udgangspunkt og der ligger jo så også hjemmelen i lovforslaget til at kunne åbne yderligere op der påpeger jeg så at det kan der være en økonomi forbundet med som jeg så også håber at de partier der

som har bedt om ordet så er forhandlingen afsluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til sundheds og ældreudvalget hvis ikke nogen af gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er

fru lotte rod fra det radikale venstre

fire foregående lovforslag at sige at det radikale venstre har samme holdning som jeg som socialdemokratiets ordfører har givet udtryk for pludselig kom jeg til at synes at vi var så få partier i salen og så måtte jeg lige tjekke en sms fra fru lotte rod som hun havde sendt

er blevet bemærket af sekretærerne hvilken position det radikale venstre har så

jeg sige med det samme at også ved det femte lovforslag her stemmer radikale venstre på samme måde som socialdemokratiet

et særdeles alvorligt emne og en struktur i vores samfund

i de tilfælde hvor en lov eller flere love bliver overtrådt det er regeringen der jo vil omlægge hvilke instanser der skal sikre den udkørende inspektion og kontrol af detailhandelen

håndkøbslægemidler men også på tobak og alkohol vi synes fra socialdemokratisk side at det her er et område der i den grad trænger til at blive optimeret og forbedret både på kontrolsiden og på sanktionssiden

tog vi tyren ved hornene

i forhold til sanktionsdelen der fordoblede vi

bødesanktionerne og nu gør

den nuværende borgerlige regering det samme det der blot er en lille smule sjovt i den sammenhæng

er at da vi gjorde det i to tusind og tolv stemte ingen borgerlige partier for den ændring af sanktionen

nu stemmer socialdemokratiet for en yderligere hævelse af sanktionerne

bliver taget i ikke at overholde loven

jævnfør de aldersgrænser vi har anden gang tyvetusind

vi er også meget tilfredse med at der skal arbejdes videre med at man eventuelt også kan give yderligere sanktioner hvis man gentagne gange gør det og det kan være et spørgsmål om at man kan fratage detailhandelen retten til at sælge tobak og alkohol det flugter fuldstændig

vi har meldt ud fra socialdemokratisk side

at der kommer til at ske noget på området når det gælder strukturen i forhold til hvem der skal lave de her opsøgende udkørende

vil regeringen flytte det over til sikkerhedsstyrelsen sikkerhedsstyrelsen som i forvejen som eksempel kontrollerer vores solarier

det kunne være så godt tror jeg om end vi fra socialdemokratisk side er kommet med et helt andet forslag vi er kommet med det forslag at den her kontrolinstans skal ligge i sundhedsministeriet i et af sundhedsministeriets kontorer en struktur under sundhedsministeren frem for at ligge i sikkerhedsstyrelsen og hvorfor synes vi det i socialdemokratiet det gør vi fordi vi tror at de personer der sidder ovre

alvoren bag at der bliver solgt tobak til børn og unge under atten år at man i sundhedsministeriets regi i den grad forstår alvoren

at der bliver solgt spiritus til unge under de aldersgrænser vi har vi har fra socialdemokratisk side sagt at vi er villige til at bruge tyve million kroner om året på en virkelig effektiv kontrolinstans fordi vi har erkendt det store behov der er fordi tobak er en dræber

og unges helbred og at vi har en detailhandel der jo desværre ikke overholder loven i udbredt grad

jo tydeligt af at der i to tusind og sytten kun var to bødeforelæg til detailhandelen regeringen har kun tilført nul

årsværk til sikkerhedsstyrelsen for at løfte

store nye opgaver der er i forhold til tobak og alkohol og det synes vi forslår som en skrædder et vist sted men jeg skal sige at der er positive elementer i det her det går i den rigtige retning

frem mod tredjebehandlingen kaste os konstruktivt ind i det her kan vi lave nogle forbedringer

vi gerne have det men vi stiller os positivt i forhold til at noget skal ske på det her område

lige én gang mere det radikale venstre har samme holdning til sagen

af unge mennesker under atten år

tidligere var det helt ned til elleve års alderen de startede med at ryge

en rigtig stor nedgang der er sket så stor en nedgang

når nu man skal tale om at de unge ryger meget

vores folkeskoleelever

lært noget af da vi var unge for jeg tror

i gør det bedre end vi selv gjorde det

at det er vores skyld hvis folk dør i fremtiden

hen ikke på samtidig mener vi også at

skal vi ikke fra statens side bestemme hvad man har lyst til

der nogle der har nogle større problemer end lige præcis det at ryge men loven skal overholdes og det vil sige at vi selvfølgelig skal sikre at der ikke er unge mennesker der kan gå ind og købe det så selvfølgelig støtter vi også forslaget

nu bliver flyttet over til sikkerhedsstyrelsen at man vil lave nogle flere besøg

sådan at når vi hører om alle de forslag som

kigger man altid mod norge i dansk folkeparti kigger vi også meget på norge men men norge gjorde rigtig mange ting på en gang den undervisning som

et langt sejt træk

de ting man hele tiden kommer med fra flere partiers vedkommende er jo ikke noget der koster noget

forbud og slå folk i hovedet fordi de ikke kan holde op med at ryge eller fordi de er afhængige

at sætte sig ind i nogle af de ting der gør at folk ryger i norge har

den her undervisning som de har kørt i tyve år hvor de unge mennesker skal tage ansvar for deres sundhed

lærer at stå imod et gruppepres og på den måde er de også bedre klædt på

der hvor vi ser en stigning er faktisk når

kommet ud af folkeskolen og skal ud i et ungdomsmiljø

strammerpakke som ministeren sætter

hæver bødestørrelsen for at sælge tobak til

vi ønsker selvfølgelig ikke at man går så langt

at man vil sanktionere med med lukning af småbutikker det ville ramme nogle af vores ældre der bor ude i tyndt befolkede områder

selvfølgelig skal straffes når der sker noget og det er indehaveren der står for ansvaret for forretningen så

tilladelser til at sælge håndkøbsmedicin rykkes fra københavn til esbjerg som en del af bedre balance

som jo udflytter statslige arbejdspladser fra københavn og skaber et danmark i bedre balance håndhævelsen af forbuddet mod salg af alkohol og tobak til de seksten til atten årige styrkes ved at give sikkerhedsstyrelsen en supplerende kontrolopgave og bødestørrelserne for overtrædelse af lovgivningen omkring salg til mindreårige fordobles til henholdsvis titusind

og fyrretusind kroner hvert år dør hundredvis af mennesker på grund af rygning og endnu flere lever mange år med svært belastende sygdomme som følge af rygning rygning kan være et problem for den enkelte men også for samfundet det er vi heldigvis rigtig mange der er enige i selv om det generelt går den rigtige vej og færre ryger i dag end tidligere

der alt for mange unge der ryger den udvikling er alarmerende og bekymrende vi må og skal handle

vi er i venstre meget ambitiøse for så vidt angår vores unge ja faktisk så ambitiøse at vi med lanceringen af kræftplan iv lancerede målsætningen om at vi

og tredive skal have den første røgfri generation og det lader til at et bredt flertal her i folketingssalen en række interesseorganisationer og patientforeninger deler den ambition det glæder både mig og

i venstre at vi kan samles om at tage initiativer der kan bidrage til at indfri

tredive målsætningen skal vi gøre en forskel er det ikke tiden for ensidig politisk positionering for der er ikke nogen enkel løsning på de udfordringer der følger af tobakken hverken på sundhedsområdet for den enkelte eller set i et samfundsperspektiv særlig ikke set i lyset af at tobak ikke er ulovlig hverken i danmark eller i andre lande men derfor kan man jo godt have en ambition om at forbruget sænkes et bredt flertal i folketinget var enige om at ændre designet på cigaretpakkerne så advarselsbillederne blev større og henviser til stoplinien det har vist sig at gøre en forskel der faktisk betyder noget hele fyrre procent kender nu til stopliniens telefonnumre gennem cigaretpakkernes design selv om det er vigtigt at understøtte rygestop

den første smøg er den farligste skal vi undgå at unge overhovedet får den idé at tænde en smøg

kan én indsats ikke stå alene regeringen har indgået en partnerskabsaftale med detailhandelen så kassepersonalet klædes bedre på og så der i højere grad efterspørges legitimation jeg skal ærligt indrømme at det undrer mig at det overhovedet er nødvendigt

med detailhandelen om at overholde gældende dansk lov som jo siger at ingen unge unge under atten år må købe cigaretter ris og ros til detailhandelen der skal i hvert fald lyde ros for at flere butikker af egen drift har flyttet cigaretterne væk fra disken så de ikke længere er synlige det er et stærkt signal og en prioritering der peger i den rigtige retning men der er jo også andre aktører kræftens bekæmpelse og programmet exit viser at samarbejdet med kommuner og fokus på undervisning til børn og forældre om rygning faktisk gør en forskel påstanden er at antallet af elever der begynder at ryge

kunne halveres hvis alle elementer i exitprogrammerne inddrages det er da tankevækkende det er også tankevækkende at den youtube kampagne som vi i regi af satspuljen har iværksat målrettet de unge på erhvervsskolerne tilsyneladende

positiv effekt på trods af flere gode initiativer der på forskellig vis peger i den rigtige retning strammer vi nu

en fordobling af bødestraffen for salg af alkohol og tobak til mindreårige og nye opgaver til sikkerhedsstyrelsen skal bistå politiet med håndhævelsen af den eksisterende lovgivning og det er

tredive senere følger lovgivning om et nyt sporbarhedssystem for tobak og fra venstres side vil jeg gerne understrege at jeg håber at der med det lovforslag følger en mulighed for at frakende detailhandelen retten til at markedsføre tobak hvis lovgivningen overtrædes gentagne gange vi må og skal sikre at de unge ikke køber tobak eller alkohol for den sags skyld før de er gamle nok som jeg nævnte tidligere

har vi alle et ansvar skoler forældre detailhandelen og naturligvis også os på christiansborg ingen kan løfte opgaven alene

hundredvis af borgere dør hvert år ja det er i hvert fald rigtigt kan ordføreren ikke blot bekræfte at det er i tusindvis af danske borgere der dør hvert år som følge af tobaksrygning trettentusinde og sekshundrede er det sidste officielle tal kan

når til at der blev større advarsler og større billeder kan ordføreren

bekræfte at danmark

indførte de mindste krav

ikke gik længere end det man overhovedet skulle

havde en ambition om bredt politisk

nå hinanden og det var det vi gjorde med det lovforslag der blev lagt frem og så vidt jeg husker

kan støtte lovforslagets del

sikkerhedsstyrelsen det er jo blevet afsløret

den lov der gælder i forhold til at man ikke må sælge tobak og alkohol

vi synes det er godt at sikkerhedsstyrelsen får en mulighed for at kunne udføre den kontrol anonymt det tror vi er nødvendigt for

kontrollen bliver stærk nok altså hvis det er sjældent at der er en risiko for at man bliver opdaget hvis man overtræder loven ja så er

mange kontrolbesøg man rent faktisk forventer

også at man fordobler de bøder der gælder når man overtræder

tror det er nødvendigt at der er nogle sanktioner som er til at tage og føle på det

vil komme et lovforslag senere hen i den her samling

frakendt muligheden for at kunne sælge tobak i tilfælde af at man gentagne gange overskrider loven det synes vi også er fornuftigt det var et af de forslag vi havde med i den forespørgselsdebat

bestemt heller ikke nogen hemmelighed at vi ønsker at der i det hele taget bliver taget mere fat på at forebygge at unge begynder

at ryge vi mangler fortsat synes jeg en samlet handlingsplan for at nå målet om en røgfri generation i

tredive det er som fru jane heitmann sagde et meget ambitiøst mål men vi mangler en systematik vi mangler at man tager alle de mange forskellige redskaber der kunne bidrage til det mål i brug

det forslag fru liselott blixt fremhæver fra norge med mere systematisk undervisning men vi ved også

forslag af mere strukturel karakter som har en effekt

priserne på tobak det handler om at indføre reelt neutrale tobakspakker det handler om at sikre

snak med alle folketingets partier og at vi kan bringe det fremad det har jo tidligere været i gang men er sådan gået lidt i stå og det ærgrer mig for

jeg har egentlig en fornemmelse af at vi begynder at nærme os hinanden lidt i forhold til tidligere og jeg tror vi kan gøre en enorm forskel for folkesundheden ikke mindst for de børn og unge som vokser op netop nu lovforslagets anden del går jo ud på at flytte kontrollen med salg af håndkøbslægemidler i detailhandelen fra lægemiddelstyrelsen til sikkerhedsstyrelsen og den del

hvor mange kontrolbesøg der skal gennemføres til trods for som det også fremgår af lovforslagets bemærkninger at det faktisk er en kontrol som finder ret mange

er ikke unødvendige kontrolbesøg der bliver

jeg synes det virker mærkværdigt at man vil opbygge to parallelle systemer for kontrol af håndkøbslægemidler

lægemiddelstyrelsen vil jo fortsat skulle varetage kontrollen med håndkøbslægemidler på apotekerne så man skal altså have de samme kompetencer

del af kontrollen det kan være

oplyse mig om det men

den her del af lovforslaget

kan ministeren i hvert fald sagtens tælle enhedslistens stemmer med i forhold til den første del om kontrol af

i københavn til sikkerhedsstyrelsen i esbjerg samtidig

vil man styrke håndhævelsen af aldersgrænser i forbindelse med salg af alkohol og tobak det skal blandt andet ske ved at tillade at man kan lave anonym kontrol vi synes at de her ting er ret

gældende lovgivning og de aldersgrænser som vi beslutter herinde skal selvfølgelig overholdes

her i folketinget for at sikre at der er færre børn og unge der begynder at ryge

noget alvorligt ved priserne

har været markante beviser på at det virkelig hjælper at hæve priserne markant når

af cigaretter så det var hvad vi godt kunne

er blevet endnu mere oplyste om de

man vil styrke på forskellige måder det er vi store tilhængere af normalt er

af straf det skal være det præventive vi går ind og og styrker men på det

positive over for at øge

rundt om skoler hvor der ligger kiosker og

starte de steder hvor der er

periode bad om at se id

næsten en umulig opgave vi kan gøre nok så meget herindefra men det er svært at tro på at det sådan rigtig kommer til at

noget medmindre man indfører det det er noget bøvl

har forholdsvis nemt ved at købe alkohol i butikkerne som de ikke er gamle nok til at købe og så falder de unges alkoholdebut gennemsnitligt i en meget tidlig alder derfor ønsker vi

også en bedre håndhævelse af aldersgrænserne for butikssalg af alkohol og tobak til unge under atten år sf ønsker at beskytte unge mod at begynde at ryge og dermed dermed mod de sundhedsskadelige konsekvenser der følger med rygning og alkohol derfor bakker sf også op om forslaget om at bødestørrelsen ved overtrædelse af loven hæves en skærpelse af sanktioner for overtrædelse af aldersgrænsen vil forhåbentlig få forhandlerne til at efterleve loven hvilket vil gøre det sværere for de unge at købe alkohol og tobak på den måde kan vi forhåbentlig bidrage til målsætningen om en røgfri generation

tredive i forhold til lovforslaget støtter sf umiddelbart ikke at tilsynet med forhandlingssteder eller tilsynet med overholdelse af forbuddet om salg af alkohol og tobak til unge under seksten og atten år flyttes fra lægemiddelstyrelsen til

i esbjerg det er vigtigt for sf at kontrol med lægemidler varetages af styrelsen med den største ekspertise på området og det mener vi nu engang lægemiddelstyrelsen har derfor mener vi også at lægemiddelstyrelsen burde fastholde tilsynet da en opdeling af opgaverne på området i de to styrelser kan skabe forvirring og miskommunikation

give mening at opdele opgaverne i henholdsvis lægemiddelstyrelsen og sikkerhedsstyrelsen

hvilket vil kræve efteruddannelse i begge styrelser og hvorfor så ikke bare bevare opgaven hos lægemiddelstyrelsen for at sikre den bedst mulige kontrol i forhold til salg af alkohol og tobak og den største lægefaglige viden anbefaler vi altså at lægemiddelstyrelsen fortsat skal varetage opgaven med tilsynet dog med mulighed for yderligere sanktioner ved overtrædelse af loven

uden videre forslaget om at flytte tilsynsopgaven fra lægemiddelstyrelsen til sikkerhedsstyrelsen pointen er i princippet den samme

jeg håber derfor også at der kan være plads til yderligere drøftelser

yderligere styrkelse af tilsynet frem

skal være fordelt bredt i danmark og at vi skal drage nytte af de kompetencer og de faglige miljøer der findes i hele

bedre balance i hvor vi udflyttede omkring fire tusind

hvor vi igen tager initiativ til at udflytte i størrelsesordenen små fire tusind

statslige arbejdspladser til hele landet som led i bedre balance

ønsker regeringen på sundhedsområdet at samle en række regulerings og tilsynsopgaver med produktsikkerhed som i dag er spredt ud over flere institutioner af ministerier i ét center for markedsovervågning i sikkerhedsstyrelsen i esbjerg det er når vi taler om danmark i bedre balance væsentligt at man ikke bare taler om det men at man sådan set også handler på baggrund af det så vi netop samler tilsynene så vi kan sikre en kvalitet en koordination på tværs af tilsynsopgaverne ligesom vi sådan set også i sidste ende kommer til at lempe byrderne for butikkerne der føres tilsyn med fordi man har et koordineret tilsyn hvor man også bruger ressourcerne samlet set og når længere som led i bedre balance

ønsker regeringen også at styrke håndhævelsen af reglerne om aldersgrænser i butikkerne det betyder at vi tilfører en supplerende kompetence

håndhævelse der i dag

og den supplerende håndhævelseskompetence placerer vi også i sikkerhedsstyrelsen i esbjerg vi må bare konstatere at håndhævelsen af reglerne om aldersgrænser simpelt hen ikke har været stærk nok

flere af ordførerne der har peget på at hvis man ikke vidste det i forvejen så afdækkede politikens artikelserie det i hvert fald i høj grad for mange unge mennesker har for let ved at købe tobak og man kan sige

være fordi lovgivningen var uklar men det er den ikke den danske lovgivning er meget klar og tydelig der må ikke sælges tobak til børn og unge under atten år jeg hører egentlig også at vi alle sammen i salen er enige om at vi skal gøre det nemt for de unge at vælge cigaretterne og alkoholen fra og jo flere måder vi kan hjælpe det på vej på desto bedre det handler om kontrol men det handler i høj grad

kultur og kulturændringer både

samfundet bredt hos de unge men også ude i butikkerne i forhold til salg af tobak og det at bede om legitimation når nogle vil købe tobak det er ene og alene forhandlernes ansvar at

er dansk lovgivning meget klar

jeg også glad for at lovforslaget styrker kontrollen med aldersgrænserne ude i butikkerne og med lovforslaget sender vi også et stærkt signal til butikkerne og forhandlerne om at

at overtræde forbuddet om at sælge tobak og alkohol til mindreårige

også nu en skærpet håndhævelse også eventuelt anonym kontrol

store bøder hvis de bliver taget i at sælge til børn og unge under atten år der er også en sammenhæng mellem det lovforslag som vi behandler i dag og det lovforslag omkring

af sanktionsmekanismerne i relation til at sikkerhedsstyrelsen også ved gentagne overtrædelser

en karantæne og dermed et salgsforbud for de detailhandelsbutikker det handler om jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der måtte være i udvalget men håber på at der

handler om at sikre et danmark i bedre balance hvor det her lovforslag jo er en del af det at sikre at statslige arbejdspladser koncentreres og samles flere forskellige

årsværk til de nye opgaver på tobaks og alkoholområdet

regeringens ambitionsniveau i forhold til den muskel og den reelle risiko der skal være for detailhandelen

fra regeringens side vurderet at vi sådan set får mere kontrol for pengene ved at lægge den supplerende håndhævelseskompetence hos sikkerhedsstyrelsen i esbjerg end vi ville have fået ved at oprette et selvstændigt kontor et andet sted og de nul årsværk skal jo tælles oven i de årsværk der i forvejen ligger i sikkerhedsstyrelsen og ses i lyset af at sikkerhedsstyrelsen i dag foretager mere end tusind kontroller ude i detailhandelen hvor et af de elementer de så vil komme til at kigge på fremadrettet

så også er aldersgrænsen for salg af alkohol og tobak når de i forvejen er ude i detailhandelen derfor er jeg ikke enig med socialdemokratiets ordfører i at det her kan gøres op til en isoleret snæver diskussion omkring

en ting er i hvert fald sikkert hvis man lytter til det rigspolitiet har sagt

siger de at netop hvis man skal til at indføre anonym kontrol som de har anbefalet og som de siger virkelig er en nødvendighed for at

til at kræve ganske mange ressourcer

skulle lave kontrol på den måde derfor synes jeg jo det er lidt ærgerligt at regeringen ikke giver udtryk for et højere ambitionsniveau og finder flere ressourcer til det her når man nu

ved at politiets ressourcer ikke er uanede derfor er det her i sidste ende jo også en ressourcediskussion

at vi får mere for pengene ved at lægge den supplerende kontrolfunktion hos sikkerhedsstyrelsen der i forvejen er ude at

mere end tusind kontroller i detailhandelen hvert år

de får så også med lovforslaget muligheden for at kunne gennemføre kontrollen anonymt så der er også den mulighed at det

har været noget af det som rigspolitiet tidligere har peget på kunne være nødvendigt for i højere grad

folketingets næste møde afholdes i morgen onsdag den tiende oktober to tusind og atten klokken ti jeg henviser til den dagsorden